forhandlingen er sluttet og vi skal her stemme om de stillede forslag til vedtagelse hvor der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tre og tres af karsten nonbo jesper langballe helge adam møller og villum christensen og der kan stemmes

hvis der er flere der ønsker at stemme

det en god idé at være i salen til tiden

det er en god idé at være her når mødet begynder hvis man vil have indflydelse på resultaterne

afstemningen slutter

hverken for eller imod forslag til vedtagelse nummer v tre og tres er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fire og tres af john dyrby paulsen pernille frahm og niels helveg petersen bortfaldet

om forslag til vedtagelse nummer v seks og tres af sophie løhde hans kristian skibby rasmus jarlov

afstemningen slutter

til vedtagelse nummer v seks og tres er vedtaget dermed er forslag til vedtagelse nummer v fem og tres af line barfod rasmus prehn meta fuglsang

er ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder

afstemningen slutter

forhandlingen drejer sig i første omgang om de stillede

et flertal der ville lave en beretning eller

ændringsforslag som jeg selvfølgelig håber

overvejelser om at fjerne den ordning der har været gældende siden nitten

man kunne hjælpe yngre jordbrugere ind i et erhverv hvor priserne bare stiger stiger og stiger

man afskaffer simpelt hen ordningen men man kommer med nogle forblommede ord om at man godt vil prøve at se på det

som landbrug fødevarer selv er komme med landboungdom er også kommet

behov for at finde en eller anden ordning hvis man vil styrke erhvervet

derfor er det underligt at regeringen som ellers påstår at de vil landbruget

køre videre fordi der er nogle problemsæt

siger at man vil lave en ny ordning

vi siger i vores ændringsforslag at det det drejer sig om

er at regeringen bliver pålagt at komme med et forslag når vi starter den nye samling

har udtryk sympati for sådan nogle tanker

har samme retsvirkning men det vil man ikke være med til

vores forslag men ikke desto mindre synes jeg det er besynderligt

lave en ny ordning men man tager sig ikke

gøre noget som helst det synes jeg simpelt hen er for ringe

som socialdemokratiet enhedslisten og sf har stillet

hvad var det her for en gang vrøvl det er korrekt

behandling men hvad var det der skete det er vi nødt til at sige

og siger at der ikke var nogen der ville lave en beretning da vi havde haft ministeren i samråd den 18 sagde dansk folkeparti at vi gerne så at vi fik lavet en beretning så vi kunne holde ministeren op på det ministeren sagde det

bjarne laustsens side at lave en beretning på det tidspunkt nej man ønskede

stemme om det derfor har vi fra dansk

skrevet det her ind i bemærkningerne til lovforslaget det som ministeren sagde på samrådet men at stå her og sige at vi ikke ønskede at lave en beretning sammen

og eventuelt sf og andre i udvalget er simpelt hen usandt

forholdsvis sent i forløbet med deres eget forslag

fundet ud af om den model som landbrug fødevarer selv er kommet med

jo derfor det er vigtigt at få sagt

en beretning eller et ændringsforslag og derfor har processen været sådan men det er i hvert fald en faktuel kendsgerning at i sidste omgang hvor vi tog sagen tilbage mellem anden og tredje behandling har dansk folkeparti afvist at lave

at påhøre den der har ordet

der kan jeg tydeligt huske at alle partier jo var enige om at den her ordning skulle slutte da den ikke længere kunne bære i sig selv det er vi jo enige om så drejer det sig om at komme videre herfra det er vi også enige om ministeren har sagt det i et samråd dansk folkeparti rakte hånden frem efter samrådet og sagde

jeg har fuld tillid til at ministeren står ved det han sagde derfor foreslog dansk folkeparti netop

beretning som holdt ministeren op på det det ønskede man ikke man ønskede at skulle have debatten hernede man

end signalpolitik det er ikke fordi man ønsker

at vise en konflikt hvor det vises at socialdemokratiet

det her derfor har vi også fået skrevet ind i

vores bemærkninger her at ministeren skal invitere og endda invitere alle ordførere vi har ikke engang skrevet at det skal være dem som stemmer ja til forslaget

så åbne at vi mener at vi skal diskutere det her i hele folketinget i hele kredsen da det kan gavne erhvervet

fra herre rené christensen det er i hvert fald ikke en beretning man har skrevet

der ligger ikke det i den at man forpligter regeringen til noget som helst man kommer med nogle forblommede ord

hos økonomi og erhvervsministeren

en indædt modstand mod en sådan ordning som den her og det er der også i finansministeriet jeg tror ikke at det er en blomst der har groet i fødevareministerens baghave

derfor ved vi at de beslutninger om at lave en sådan ordning ligger andre steder end hos herre rené christensen

og der er et bredt flertal om en ordning for et betydningsfuldt gammelt erhverv som landbruget

få nye mennesker ind i erhvervet og det skal vel at mærke være med en ordning der er selvfinansierende selvbærende og robust således at den kan klare de konjunkturudsving der altid vil være inden for et erhverv også inden for landbruget det har dansk folkeparti vist i dag

godt nævne navne på de personer i salen

enkelt om at dæmpe sig værsgo

med socialdemokratiets ordfører

regeringspartierne og dansk folkeparti ikke er mere imødekommende over for det ændringsforslag som vi har behandlet mellem anden og tredjebehandlingen

set i lyset af

loven jo alligevel ikke skal træde i kraft før

derfor er der jo vitterlig rimelig god tid til at vi kunne

stå ret klart at vi

ministerens forslag som det ligger her altså forstået på den måde at vi jo jo så skulle sige ja til at nedlægge ordningen men i øvrigt ikke ved noget som helst om hvad vi

er naturligvis ikke tilfredsstillende og det er altså ikke udtryk for ret stor samarbejdsvilje at man ikke

og spørge ministeren om jeg har jo stillet et spørgsmål spørgsmål nummer en og fyrre om

altså sådan landbrug fødevarer landboungdom

svaret tager jeg som udtryk for et løfte fra ministeren om at økologerne kommer med

en sådan forhandling men bare for en sikkerheds skyld

ministerens udlægning af svaret

som alle er enige om ikke kan fortsætte måden den er bygget op på betyder jo at den ikke kan fortsætte så jeg har svært ved at forstå hvorfor man i dag er imod

enige om at vi gerne vil se på en ny model landbrug fødevarer og landboungdom ville gerne have tid til selv at komme med et

tolv dage siden vi ville gerne undersøge hvad

foreligger nu også en analyse af hvordan man

jeg har som sagt møde med dem i den her uge og så ser vi på

eventuelt kan laves en ny model kravet er det er vi jo også alle enige om at den skal være selvfinansierende altså uden statsstøtte jeg må sige at til dato

at de har vist interesse i det her spørgsmål hvis jeg gør det

så vil det være naturligt at de er med jeg har bare ikke hørt fra dem

underligt i at afskaffe en ordning

det system der har været er forpasset og der er behov for at tænke nyt det der er problemet her er at regeringen siger at de vil afskaffe en ordning uden at sætte noget andet i stedet og så står man samtidig

dem og dem jamen hvorfor er der ikke nogen sammenhæng det er over et år siden man begyndte at snakke om at afskaffe den her ordning og hvis det virkelig er at det ligger

vi har spurgt til om det var muligt at regne det

og vi kan se at landbruget ikke bruger den ordning som som økonomi og

og derfor er det tydeligvis et erhverv der har behov for nogle andre konstruktioner det er derfor

den her sag jeg tror det er økonomi og erhvervsministeren og til slut finansministeren der kommer til at bestemme om der kommer en ordning på det her område eller

tidsforløbet yderligere landboungdom ønsker at fortsætte med den her model i to tusind og elleve og det giver os to tusind og elleve til at finde løsninger som sagt arbejder vi i dag

afskaffe noget som alle er enige om ikke kan fortsætte det er egentlig ret logisk

fremadrettede har jeg været inde på

og når vi har nogle modeller som vi lægger frem og som jeg lægger frem og vil debattere

den model som landbrug fødevarer selv er kommet med der indeholder de samme ting hvor de siger

og jeg vil gerne føje til at den også skal være robust således at den kan bruges i både

når der er færre der abonnerer på ordningen så bliver den vanvittig dyr

når regeringen på det ene tidspunkt siger at man vil afskaffe en ordning

når de siger at det er det de vil og det er derfor vi ikke rigtig tror på de ord der bliver sagt det var trods alt bedre at have en afvikling og så kunne tage stilling til noget nyt

regeringen eventuelt bliver pålagt at komme med det i dag er det bare snak

herre bjarne laustsen selv været med til at afvise i og med at den ikke er selvfinansierende

har jeg møde med dem i denne uge for at vi kan arbejde videre med om den kan gøres selvfinansierende

så det er lige nøjagtig timingen

det for os vil det være en ret dårlig situation at være i at vi bare skulle sige ja til at afskaffe ordningen og så

i øvrigt fuldstændig på herrens mark og i lommen på ministeren

det så var der skulle indføres i stedet for så længe tror jeg da alligevel at ministeren har været i politik

hvis man bliver tvunget til det sådan med armen vredet om på ryggen og der er vi altså ikke endnu

andet spørgsmål til ministeren når ministeren siger at man ikke har hørt fra økologisk landsforbund så må jeg sige

tror at ministeren lige skulle kigge lidt bedre efter om ikke der skulle have været en henvendelse fra

som udtrykte ønske om at blive inddraget i

svar som til herre bjarne laustsen vi er samlet i dag til et lovforslag om at afskaffe noget som alle er enige om ikke kan fortsætte

den her model vi har lovet landboungdom at lade det køre videre i to tusind og elleve det ønskede de

også efter deres ønske kan kigge på en ny model den timing følger fuldstændig de ønsker der har været fra landbrug fødevarer og jeg har som sagt nu lovet fødevareudvalget at jeg kommer tilbage når vi er færdige

det er en smule træls at ministeren ikke svarer på de spørgsmål der bliver stillet man bare henholder sig

manuskript ministeren har fået med fra spindoktoren jeg vil

at udtrykke om ministeren ikke også selv synes at det vil være

spille ministeren alle kort på hånden hvis vi sagde

jeg eventuelt skulle have i hånden er altså et kort til i dag at afskaffe noget som alle er enige om ikke kan fortsætte

så snakker vi om alternativer og det bliver der arbejdet på efter den tidsplan

maj hvis økologerne viser interesse for det her spørgsmål

derfor er forhandlingen om ændringsforslagene sluttet og vi går til afstemning

to af et mindretal s sf og christian h hansen tiltrådt af et mindretal

herefter er ændringsforslag nummer en stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet

godt sige hvorfor enhedslisten stemmer imod det lovforslag der ligger her

flere har sagt at alle er enige om at denne ordning ikke kan føres videre

at sige at der er to grunde til at ordningen ikke kan videreføres og den ene er efter min opfattelse ikke særlig god det første argument er at ordningen ikke kan videreføres fordi den kommer til at stride mod eu regler og det andet argument er at ordningen er for dårlig i forhold til det der er formålet og at vi derfor trænger til en ny ordning enhedslisten er

set enig i at vi har brug for en ny ordning når det handler om at finansiere yngre landmænds mulighed for at komme i gang med at drive landbrug med de jordpriser der er i dag

er det næsten umuligt for rigtig rigtig mange unge mennesker der gerne vil drive et landbrug og konsekvensen af den nuværende politik bliver at jorden koncentreres på endnu færre hænder

for det er der brug for at stille en finansieringsmetode

så vi er sådan set helt enige i at den her lov burde laves om men vi har på den anden side den grundopfattelse

som dog trods alt stadig væk har en vis nytteeffekt fordi eu efter sigende ville kræve at den skulle afskaffes eller fordi den ikke er god nok hvis vi ikke får noget andet i stedet og efter vores opfattelse bør der være et sammenfald mellem at

indfører en bedre ordning jeg har naturligt hørt ministeren sige at der nok skal komme

bjarne laustsen at det kommer der også selv om vi skulle få et nyt flertal i folketinget så det er jo rigtig godt men i enhedslisten har vi nu den grundopfattelse

for at man ophæver en lov som i dag giver nogle fordele fordi vi engang i fremtiden kan få noget

ordet så er forhandlingen sluttet

afstemningen slutter

afstemningen slutter

der kan stemmes afstemningen slutter

der er ikke stillet ændringsforslag og vi går til afstemning

afstemningen slutter

er relativt uproblematisk

det er i flere tilfælde formentlig også fornuftigt ud fra at det godt kan skabe mere kvalitet og måske også en mere fornuftig måde at drive institutionerne på i hvert fald kan man konstatere at de diskussioner der har været på institutionerne har ført frem til at man er enige om at det nok er en fornuftig idé der er en enkelt

ting som er kommet ind i fusionsprocessen meget sent og det er at man også involverer konservatorskolen i projektet

særlig velbegrundet fordi konservatorskolen måske ikke passer så meget sammen med arkitektskolen og designskolen som man bliver sluttet sammen med begrundelsen er da også den at konservatorskolen på et tidspunkt henvendte sig

kulturministeriet og gjorde opmærksom på at man havde nogle store økonomiske problemer da man ikke var villig til at tilføre konservatorskolen flere midler

tror nok at den del af fusionsprocessen ikke er så

ikke så meget det jeg vil lægge vægt på her i dag som forklaringen på hvorfor enhedslisten stemmer imod lovforslaget nej det er den anden del af forslaget hvor man ændrer på styrelsesformen på kulturministeriets uddannelsesinstitutioner det er jo sådan at man på en række af institutionerne indtil man vedtager det her lovforslag har haft en styreform der minder meget om den man afskaffede på universiteterne i to tusind og tre med at det var medarbejdere og studerende der i fællesskab stod for ledelsen af den daglige drift og som også valgte den rektor der skulle lede institutionen

er meget naturligt at afskaffe det når man nu afskaffede det i to tusind og tre på universitetsområdet jo hvis det ikke var fordi erfaringerne

så dårlige kunne det jo være en god idé vi har flere gange her for nylig i folketingssalen diskuteret hvordan den ændrede styreform man har fået på universiteterne har betydet at både studerende og lærere har oplevet at deres indflydelse er blevet reduceret at de føler sig sat under administration af ledelser og administrative medarbejdere der måske ikke har den rette forståelse for undervisningens og forskningens vigtighed og hvordan det organiseres mest hensigtsmæssigt

meget kritik af vi har meget debat om det der har været en evaluering som entydigt peger på at erfaringerne fra universitetsområdet ikke er ret gode jeg ved godt at et flertal bestående af socialdemokraterne venstre konservative og dansk folkeparti alligevel alligevel har stillet sig bag de ændringer af universitetsloven der er gennemført men det ændrer ikke noget ved at der ikke er noget i de erfaringer der er fra universitetsområdet der skulle tilsige at det skulle være

kulturministeriets institutioner ikke desto mindre er det

det her lovforslag man går ind og erstatter den tidligere demokratiske styring af institutionerne med en styring hvor man har

en ministerudpeget bestyrelse

på samme hierarkiske måde som man har indført det på universitetsområdet jeg har godt bemærket at man i processen har anerkendt og accepteret

at deres repræsentation i bestyrelserne er blevet forbedret

men det ændrer ikke noget som helst ved

har en styreform der sikrer at det er de studerende og lærerne i fællesskab der leder institutionen som vælger rektor

præcis den samme hierarkiske ledelsesstruktur som man har på universiteterne jeg vil sige at jeg

det er lidt overraskende at alle andre partier i folketinget end enhedslisten støtter et lovforslag med det indhold fordi der da stadig væk så vidt jeg ved er partier i det her folketing som mener at når der er

burde man ændre styreformen sådan at den blev mere demokratisk alligevel støtter man altså på kulturministeriets område at man indfører en styreform som er præcis lige så lidt demokratisk som den man har indført på universiteterne

skuffende og det medvirker enhedslisten i hvert fald ikke til derfor stemmer vi imod

for

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet og vi går til afstemning

ingen der beder om ordet og så går vi til afstemning

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet og så går vi til afstemning

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet og så går vi til afstemning

at hvis der er medlemmer der ikke deltager i debatten fysisk og mentalt kan man

til debatten om andenbehandlingen af lovforslag nummer l en hundrede og otte og tres

på dette lovforslag vi mener fortsat at det er et dårligt

med et ændringsforslag

på det svar der er på spørgsmål syv og halvtreds

ikke er et svar hvor man henholder sig til hvad justitsministeriet har ment men det er en telefonisk gengivelse af

justitsministeren har givet jeg skal meget kort læse op fra svaret og der skrev ministeriet så på den anførte baggrund tilkendegav justitsministeriet at det efter justitsministeriets opfattelse

betydelig tvivl om et ændringsforslag af den omtalte karakter ville være foreneligt med diskriminationsforbuddet i de internationale menneskerettighedskonventioner så kan det jo ikke siges mere klart og mere præcist at her er kronjuristerne ovre i justitsministeriet ikke kun betænkelige men de er særdeles betænkelige

i integrationsministeriet kommer de noget specielt i kaffen

at ministrene derovre efter en eller anden periode begynder at have et meget tvivlsomt

til grundloven ja man vælger

overhørig og det kan jo også gå voldsomt

her for nylig

være ude i nyhederne for at forsvare det her og det var et meget mærkeligt forsvar fordi det handlede om at de der gerne ville danmark skulle

lighed for loven alt det andet vås om at man

danmark eller ikke vil danmark er noget vi klarer i forhold til forskellig lovgivning greencard arbejdsmodel og så videre

set er meget fornuftig og ligetil men det her

en minister som er meget tvivlsom i forhold til at lytte efter råd der bliver givet fra justitsministeriet og som helt klart er på kant til med internationale konventioner

at det åbenbart er

kredse jeg færdes i plejer man hverken at putte noget i kaffen eller ryge mærkelige ting

for mit eget vedkommende må jeg sige

hvad han vil læse op fra justitsministeriets svar

gerne oplyse folketinget om i dag

og det tredje som her er fremsat for folketinget

naturligvis accepteret lad mig blot stille et polemisk spørgsmål til herre henrik dam kristensen

henrik dam kristensen selv tro på det han siger når justitsministeren agter at stemme for det forslag som er fremsat for folketinget

tror herre henrik dam kristensen virkelig at jeg vil fremsætte

sagen er jo den at jeg har måttet konstatere at efter ti års nødvendig genopretning af udlændingepolitikken i danmark efter en komplet uansvarlig periode hvor socialdemokratiet sf det radikale venstre og enhedslisten stod i spidsen for en politik der har medført

har medført at vi har haft nogle kolossale problemer forbundet med

i dag smitter af på mange danskeres syn på indvandrere ja så er det nu tid tid til at modernisere den pågældende lovgivning tid til at tilføje et fornuftigt til fast og fair og tid til

kriterier kan gøre det nemmere

nemt ved at integrere sig i danmark at komme hertil

end en marokkansk statsborger hvorfor fordi han bliver positivt særbehandlet hvorfor fordi danmark har tiltrådt et medlemskab af den europæiske union eller hvad med den nu omdiskuterede schengenaftale

den er også karakteriseret ved

eller hvad med det nordiske samarbejde

sådanne ting jeg skal forstå at oppositionen ønsker at gøre op med eller lad os drømme en fremtidsdrøm

henrik dam kristensens principielle indvending mod en sådan drøm

dem der ikke er medlem af det store fællesmarked

sagen er den at vi har brug for en modernisering af vores udlændingepolitik sagen er den at vi har brug for at gøre det nemmere for folk der kan og vil danmark at komme hertil og sagen er den at vi ikke ønsker en tilbagevenden til den politik som blandt andet herre henrik dam kristensen stod for

det

fremgår det meget tydeligt at justitsministeriet

vi stadig væk er enige om det europæiske samarbejde om det nordiske samarbejde

nogle aftaler som giver nogle privilegier og som giver nogle rettigheder og nogle pligter det er der slet ingen problemer i overhovedet men det som integrationsministeren

at lave en reel forskelsbehandling

integrationsministeren efter min bedste overbevisning fuldstændig fejl for jeg er enig i at når vi taler om forskellige muligheder for at komme til danmark for at komme til

så skal vi have nogle ordentlige og ubureaukratiske regler for det greencard og arbejdsordninger

vi lave en ny udlændingelov

der så en ny ordning på det her men for ganske få minutter siden

og som giver ministeren så mange problemer som han beklager sig over han er nødt til at følge

der har været et flertal som har vedtaget den ene urimelige lov efter den anden den ene

ophold været med til at sikre at det blev endnu mere bureaukratisk

det starter med at der er en kort bemærkning fra ministeren

til ministeren og det er der praksis for

det altså ministeren der svarer på herre henrik dam kristensens bemærkning

man i england det jeg gerne vil gør man i tyskland det jeg gerne vil gør man i holland

i det jeg gerne vil nemlig på objektiv basis

vi må forvente ikke har

henrik dam kristensen har noget imod

apropos nitten halvfemserne husker jeg

noget imod positiv særbehandling det gav man jo en lang række palæstinensere som

hvis kriminalitetsstatistik i øvrigt er særdeles påfaldende i dag

et princip at man er imod positiv særbehandling

om amerikanerne australierne newzealændere japanere og lignende

man går altså ind for positiv særbehandling af palæstinensere men ikke

fra objektive kriterier hvad er det der gør det det andet jeg gerne vil spørge om er nu nævnte herre henrik dam kristensen en lang række love som herre henrik dam kristensen var utilfreds med at folketinget

jeg bliver meget meget nysgerrig efter at få at vide

er for nogle specifikke love som er blevet vedtaget i de senere år på det område og som herre henrik dam kristensen er utilfreds med

ophold som jo har givet mange problemer og er så fyldt med bureaukrati så det

ministeren skal jo helt tilbage og finde gammel lovgivning

det er virkelig liberalt holdning at der er nogle der er bedre end andre

mærsk skal han passe på med at blive forelsket hvis han bliver udstationeret i brasilien

vil ministeren sørge for at det bliver sværere for ham at

er i stand til at kunne sortere mennesker at han ved bedre det er lige præcis det ministeren giver udtryk for nemlig at han ved bedre

det er en urimelig måde at gøre det på og det er

ministeren prøver at gøre det her til en diskussion om hvorvidt man anerkender at al forskelsbehandling ikke er ulovlig

vi anfægter forskelsbehandling er kun diskriminatorisk hvis den ikke er objektiv og rimelig begrundet og hvis den ikke varetager et anerkendelsesværdigt formål det er jeg fuldstændig enig

vurderingen fra institut for menneskerettigheder

bestemte lande ligesom der ikke ses at være nogen rimelig grund

en linje mellem personer og så videre

klare vurdering af at de kriterier man har stillet op ikke lever op til de betingelser der skal til for at man kan sige at en forskelsbehandling ikke er diskriminatorisk hvad mener

vi udvælger er vigtige for det er nemlig rigtigt hvad fru astrid krag siger at de kriterier for at være lovlige i forhold til internationale konventioner skal være objektive og saglige

vi har så valgt tre kriterier nemlig at de pågældende lande er medlem

at vi har en visumfrihedsaftale med de pågældende lande og at de pågældende lande

på fns human development index

saglige kriterier

kunne jeg måske forstå hvorfor man forsøger at mistænkeliggøre det her så voldsomt men det gør vi jo ikke englænderne har undtaget et tocifret antal lande fra krav i den her forbindelse tyskland har undtaget en lang række lande lande holland

når jeg hører venstrefløjen kritisere udlændingelovgivningen

et forsøg på faktisk at gøre det nemmere for folk der vil og kan danmark at komme hertil og hvad er reaktionen

kritik man får altså lidt det indtryk

sig både meget konkret og meget sagligt til det konkrete ændringsforslag

lovkvalitet vi får ud af det

halvfemserne det synes jeg faktisk ikke er særlig

er rimelig grund til at antage at statsborgere i bestemte lande

de andre landes undtagelser i holland har man

indtryk på ministeren at institut for menneskerettigheder er lodret uenig i den vurdering ministeren kommer med

jeg er sådan set sådan at langt størstedelen af den danske befolkning bakker

regeringens udlændingepolitik og det er faktisk sådan at langt størstedelen af den danske befolkning er bekymret ved udsigten til

betragter det som en art skammens periode som man har et ubehag ved at tale

men at glemme det synes jeg ikke vi skal med hensyn til institut for menneskerettigheder så har institut for menneskerettigheder deres frie ret til at være uenig med mig jeg synes det er godt vi har institutioner der kan være uenig med mig jeg har et helt andet forhold til den slags end socialdemokratiets finansordfører

til for eksempel den frie presse hvor han vil fratage

portofriheden jeg kan godt lide at vi har institutioner som kan gå ind i en diskussion

også min frie ret til med integrationsministeriets jurister i ryggen at sige at vi er lodret uenige

til andre lande er jo ikke om der hist og her i deres ordninger for eksempel er taget forbehold for flygtninge

på objektive og saglige kriterier

høre ministeren om jeg hørte rigtigt før i ministerens allerførste indlæg i den her sag fra talerstolen hvor ministeren tog afstand fra at skulle have sagt at embedsmændene politiserede

så må jeg gå ud fra at de citater der er bragt i

eller har ministeren sagt

at fru marianne jelved spørger til det for hvis man studerer dagens udgave af politiken kan man jo se

er nogen direkte citater fra mig andet end et citat om at den holdning justitsministeriet tilkendegiver har justitsministeriet haft i ti år hvis man mener at det er at politisere

at ligne med politik det er holdninger til jura som kan være ganske legitime men hvor der altså også findes rum for uenighed det afgørende for mig er at justitsministeriet afstod fra at sige at dette forslag ikke kunne fremsættes blandt andet med henvisning til at andre lande i europa

meget meget uklart svar

ud fra at ministeren faktisk har tilkendegivet at man ikke behøver at lytte til embedsmændene

har bestemte politiske opfattelser

jeg skal stærkt beklage og jeg håber at ministeren vil beklage at

er skabt den opfattelse at vi ikke længere kan regne med at det embedsmændene

fuldstændig korrekt når de vurderer for eksempel lovgivningens kvalitet og giver råd endnu en institution skal undermineres

danske samfund det er det kosteligste vi har har en embedsmandsstand i alle ministerier som vi trygt kan regne med svarer på det mest faglige og bedste grundlag den

og uden hensyn til politiske overvejelser i øvrigt

men det er ikke det integrationsministeren har sagt gennem de seneste dage uanset hvad

er mig der optræder i den offentlige dagspresse og vil undergrave nogen som helst på grund af særlige holdningstilkendegivelser det er sådan set det største parti

i det borgerlige danmark men som justitsministeren tilkendegav i det samråd der var

jura ikke en objektiv videnskab derfor er der selvfølgelig plads til diskussion derfor skal der også være plads til at der tilkendegives tvivl blandt andet fra justitsministeriets side

det godt for det medfører den her debat men jeg vil igen henvise til at der var to andre forslag som jeg godt ville have fremsat for folketinget og som jeg afstod fra at

fordi justitsministeriet var af den opfattelse at de ville være i strid med de internationale konventioner jeg henholder mig altså dels til

til at justitsministeren selvfølgelig stemmer for så det er jo desværre

få oversendt vi skal lige huske på

det handler om danske borgeres ret til at leve i danmark med en udenlandsk ægtefælle det som det her ændringsforslag går ud på er at hvis man tager til argentina og finder

hvorfor en kvinde fra argentina skal bestå en endda ret

tre måneder mens en kvinde fra japan eller usa ikke

i går aftes i deadline da jeg blev beskyldt for at udøve apartheid og det gør jo

johanne schmidt nielsen var interesseret i at diskutere hvordan vi kunne udbrede disse kriterier

hvor man måtte forvente at der ikke var en umiddelbar integrationsudfordring

jeg skal ikke blande mig i folks tilgang til det her spørgsmål det ville ligge mig fjernt fru johanne schmidt nielsens spørgsmål giver lige så meget mening som følgende modspørgsmål

at jeg mener at det

at man skal bestå en meget svær danskprøve efter tre måneder

ministeren har stillet ændringsforslag der går på at

igen fået at vide fra de borgerlige fra regeringen

hvis forudsætningen for

stillede det tre gange

lovgive særligt om afviste asylansøgere og hvad ved jeg altså det er jo ikke rigtigt

enhedslisten og konsorter vil utrolig gerne lovgive om positiv særbehandling det handler bare om alle mulige andre end for eksempel folk som umiddelbart ville være letintegrerbare i

jeg har bare min frie ret til at være

hvorfor skal de ikke bestå det skal de ikke fordi det her er det første signal om at vi på objektiv basis og på objektive kriterier og det kan

selvfølgelig det er skal gøre det nemmere for folk der vil og kan danmark og om hvem vi har den forventning

ministeren for det hedder at under særlige omstændigheder kan formanden i virkeligheden og så videre

integrationsministeren i dagspressen har givet udtryk for en

mistillid til justitsministeriets jurister i sidste uge

sagde ministeren til politiken de politiske betragtninger skal man overlade til politikere om embedsmænd har den ene eller den anden politiske holdning kommenterer

igennem ti år har haft et bestemt syn på udlændingepolitikken

enig med justitsministeren som i dag til politiken siger og jeg citerer

i justitsministeriet har ikke givet udtryk for nogen politisk opfattelse af denne sag det er et simpelt spørgsmål jeg tror det er nødvendigt at få renset luften for at embedsmændene på slotsholmen kan føle sig trygge ved den regering som vi har for tiden er integrationsministeren enig med justitsministeren i at embedsmændene i justitsministeriet ikke har givet udtryk for nogen politisk opfattelse

sagde er noget notorisk vrøvl men jeg er bare glad for at det så trods alt er lykkedes i den her debat at få integrationsministeren til at trække sine grove anklager mod embedsapparatet tilbage og erklære sig enig i at der ikke har været tale om at embedsmændene i denne sag

ikke været udtryk for at justitsministeriet har en bestemt holdning til udlændingepolitikken som integrationsministerens egne jurister er lykkedes at snige sig rundt om eller noget af det andet der har været antydet eller sagt direkte

jeg bare kvittere for at ministeren nu slår fast og jeg betragter det som en beklagelse over

har været rejst at der ikke har været tale om nogen særlig politisk opfattelse som er

til udtryk i de vurderinger embedsmænd har

en tilgang til udlændingepolitikken som man har haft i ti år og hvad så

det er politisk det

det jeg må konstatere er at vi i dag har en debat om at det skulle være den borgerlige regering som havde en eller anden særlig holdningsundertrykkelse

mens man i selv samme dagspresse i dag kan læse at en af de mest fremtrædende politikere fra det parti som herre morten østergaard ønsker i regering vil undertrykke det frie ord

til ordførerrækken hvor der er en kort bemærkning til herre henrik dam kristensens indlæg det er herre karsten lauritzen der har

dam kristensen har jo selv været minister for nogle år tilbage

mærkelige det underlige i at justitsministeriet

ændringsforslag som integrationsministeren ville fremsætte

som minister har været i den samme situation

der en dialog med de forskellige ministerier ofte med justitsministeriet og en gang imellem sker det ofte vil nogle sige at justitsministeriet har bemærkninger til et lovforslag de

dam kristensen om ikke været ude for den situation at justitsministeriet i en intern arbejdsproces

man får uddybet tingene og når frem til et resultat præcis som

ikke uden grund at man har den regel at al lovgivning skal forbi justitsministeriet vi anerkender at i justitsministeriet sidder

som jo lidt interessant i øvrigt så ikke er justitsministeriets svar men som er en telefonisk gengivelse af en samtale som embedsmænd har haft med hinanden synes jeg

er et svar som er meget meget tydeligt og som klart hejser en advarselslampe

her skal man virkelig passe på der er det så at ministeren jo farer ud og fejer alting til side og i øvrigt putter alle mulige andre debatter ind i det

pressefrihed og så videre

bopælspligt når man er kommunalpolitiker og

normal proces at der kommer bemærkninger fra justitsministeriet til

en en dialog hvor man får uddybet

den dialog der så har været

i tyskland og så når man frem til den konklusion på baggrund af integrationsministeriets oplysning om at lignende undtagelsesordninger findes i nederlandene og i tyskland ikke havde det fornødne grundlag til at

afvise denne antagelse det man så kunne udlede af det er altså

påstå at det her vil være i strid med den

herre karsten lauritzen så ville det svare til

så høfligt sagde nej tak men man insisterede

lige præcis det sprog som justitsministeriet bruger her og specielt den sidste sentens som herre karsten lauritzen

skarpt sprog når man sådan kigger på hvordan justitsministeriet i øvrigt agerer

i forholdet mellem to forskellige ministerier

justitsministeriet har hejst et advarselssignal af kæmpestor styrke

det andet som vi jo ikke kan få

hemmelighed at vi i dansk folkeparti igennem mange år faktisk så lang tid jeg kan huske har talt for at man blandt andet på familiesammenføringsområdet gav mulighed for positiv særbehandling

politik er på det her område såfremt det her bliver vedtaget det håber vi selvfølgelig

vil man så rulle det tilbage sådan at man genindfører indvandringsprøven for de pågældende udlændinge som her bliver fritaget

amerikaner der ønsker at blive familiesammenført til danmark

skal tage den her indvandringsprøve ønsker man at det skal være sådan

gælder lovgivningen om familiesammenføring synes det er dårlig lovgivning på den måde

præmierer jo bedre uddannet og jo mere velhavende du er og

at en dansker har besluttet sig for at gifte sig

i pointsystemet og i de nye regler der bliver vedtaget her vil man også sikre at indvandringsprøven skal gælde for udlændinge fra for

australien usa canada israel og japan

til hvordan de kan blive integreret i det danske samfund

må man jo forstå det det synes jeg bare er

en pudsig opfattelse medmindre man selvfølgelig

indvandringsprøven for alle herre henrik dam

måske også svare på om det så er løsningen at

med dansk folkepartis ihærdige hjælp er at lave en masse bureaukrati og en masse unødvendigheder og så har man lige præcis gjort det fra regeringen og dansk folkepartis side at

så besværligt som overhovedet muligt derfor vil jeg gerne sige til herre martin henriksen

en lang lang periode at det vi vil sikre

ikke det vi skal diskutere i dag det er ændringsforslaget det gør så forslaget lidt mindre slemt og derfor synes det er en god idé med det ændringsforslag så undrer det mig bare med herre

dam kristensens lidt voldsomme retorik i

noget af det her det handler om folk der forelsker sig i nogen

og til tilknytningskravet hvis forelskelse pludselig skal være et særligt kriterium og hvordan kan man oprulle en forargelse over at der skal diskrimineres mellem

en argentiner når man synes det er helt ok at diskriminere på

i forhold til de gode gamle traditioner vi har på

og så videre der hvor jeg synes det er lidt mærkeligt er at herre simon emil ammitzbøll åbenbart med den der liberale indgangsvinkel som jeg

man man siger her helt åbenlyst at

personer som kommer fra nogle bestemte lande dem vil vi give nogle bestemte privilegier

der kommer fra andre lande må så føle det er efter min mening en mærkelig indgangsvinkel

man hvis jeg har forstået ordet liberal rigtigt overhovedet kan hoppe med på den galej

gode gamle tradition i forhold til det nordiske

argumentet for at det er ok at diskriminere der det var svaret fra herre henrik dam kristensen det er en god gammel tradition

lidt bedre end de andre det er socialdemokratiets politik

tage som udgangspunkt men det vi siger er jo at

og hvis det er sproget

institut for menneskerettigheder der er så pokkers afgørende vil det så sige at folk fra norge og fra island

men hvis vi kan gøre det bedre hvis vi kan gøre det lidt nemmere for nogle mennesker

hvad det betyder at indgå internationale aftaler det det er et grundlæggende ukendskab som

fremstiller vi har for mange år siden med helsingforsaftalen lavet nogle klare aftaler

pligter når man gør det og deraf følger der nogle ting

beslutninger vi har taget her tager ministeren og åbenbart et flertal i folketinget nogle lande mere eller mindre tilfældigt ud og siger i skal have en

ikke andre argumenter i det vi

er behov for

i i dansk lovgivning i europæisk lovgivning

særlige regler der retter sig mod særlige lande i forhold til en udlændinge og integrationspolitik

med commonwealthlandene hvor man

holland for nogle af deres tidligere kolonimagter det samme gør sig gældende i

positiv særbehandling baseret på objektive kriterier

det er jo fuldstændig rigtigt at vi har særlige regler

simon emil ammitzbøll var inde på det her fra talerstolen i forhold til island

det gør så at der er nogle særlige regler

europa i forhold til eu landene der er man også enige om

lettere adgang til familiesammenføring end

i større grad end danske statsborgere

det ser oppositionen ingen problemer i nu er det lige pludselig et problem vi må jo sige at

det siger jo noget om at man ønsker en anden udlændinge og integrationspolitik end end den som regeringen lægger frem og

et en fast og fair udlændinge og integrationspolitik

være med at lovgive efter laveste fællesnævner men lave nogle regler hvor hvor man

er størst sandsynlighed for at folk hurtigt og effektivt kan blive integreret

sige demokratiske tradition som er helt afgørende i danmark nemlig med kønnenes ligestilling

det lettere at blive integreret i det danske samfund derfor vælger man så at sige

en mere lempelig adgang det er altså stadig væk en

lille del af udlændingelovgivningen der er tale om der er tale om en indvandringsprøve og et sprogkrav

er jo mærkeligt at man godt vil lave positiv særbehandling når det passer ind i venstrefløjens og oppositionens syn på tingene når det handler om palæstinenserloven i nitten tre og halvfems og når det handler om nogle asylansøgere som besætter

at de kollektivt skal have permanent opholdstilladelse

så er det lige pludselig i strid med internationale konventioner og menneskerettigheder

at dykke lidt ned i noget af det som oppositionen hænger deres modstand mod

på nemlig det brev som institut for menneskerettigheder har skrevet

deres konklusion

det kan ikke siges med sikkerhed hvordan

forholdsvis klare udgangspunkt må antages at være at lovligheden af forskelsbehandling inden for gruppen af tredjelandsstatsborgere må have formodningen imod sig det er godt nok mange forbehold at tage må jeg indrømme

til en krystalklar konklusion om at det her med stor sandsynlighed vil

sige at når man nu ved at der er to andre lande

på baggrund af nogle objektive kriterier danmark har faktisk valgt at lægge sig op ad nogle af de kriterier som holland har valgt at benytte sig af

at vi

forstå den modstand der er

mod det ændringsforslag som som ligger

for nordiske statsborgere man laver positiv særbehandling vi har særlige regler

men når man så laver positiv særbehandling

det lige pludselig i strid med med internationale konventioner det er udtryk for

aftale der er omkring de nordiske lande gælder

enige om at de aftaler og privilegier der er i forhold til eu landene gælder alle eu landene og derfor er mit simple spørgsmål til herre karsten lauritzen hvad har herre karsten lauritzen imod de andre

at man går ind i et internationalt samarbejde

godt diskutere kriterierne og hvilke lande der boner ud efter hvilke

er taget ud af den blå luft det er objektive saglige kriterier ligesom man bruger de selv samme objektive saglige kriterier i

den hollandske indvandringsprøve

man ikke er klar over det men

working holiday aftaler

under den tidligere socialdemokratiske regering det er

om at man har en særlig lempelig adgang til at komme til danmark for at være turist og arbejde lidt i op til et år har vi en lang række working holiday aftaler med en lang række lande så sent som i sidste måned tror blev indgået en aftale med argentina om at

i strid med internationale konventioner det er vel også positiv særbehandling

bruge sammenligningen med den nordiske aftale

forpligtende jeg må bare sige til

det der jo sker her er at herre karsten lauritzen regeringen og dansk folkeparti gør sig til overdommere

jeg ved ikke om herre karsten lauritzen lægger noget i sådan et vigtigt begreb som lighed for loven det tyder det

henrik dam kristensen og nogle af de øvrige partier på venstrefløjen

en palæstinenserlov hvor man havde en særlig gruppe som fordi de havde besat en en kirke

råbt op skulle have en særbehandling altså

dam kristensen at man godt kan tage den juridiske diskussion

et spørgsmål om juristeri men det er altså et faktum at der er særlige regler der er en særlig lempelig adgang til danmark for nordiske statsborgere

nu kommer der så en særlig lempelig adgang til danmark i forhold til en række lande på baggrund

igen over for ordføreren for venstre at min protest falder fordi vi netop

over for mig at de kriterier man har i holland for

at der kører en sag ved eu domstolen omkring de hollandske kriterier og for det

at de hollandske kriterier er flere og andre end dem man har lavet i det danske

hvortil kravet om bestået indvandringsprøve er knyttet om om landets borgere er visumfri i forhold til schengen om landet

omfattende økonomisk samhandel mellem nederlandene og det pågældende land og gensidige investeringer om landet er politisk og økonomisk stabilt bnp og velstand i landet samt om der er lille eller ingen risiko for ulovlig indvandring fra landet til nederlandene der siger jeg så som jeg sagde i min ordførertale at spørgsmålet

om der er visumfrihed i forhold til schengen er også et kriterium

model eller også har man ikke taget hele svaret på spørgsmål otte og halvtreds med i betænkningsbidraget for

socioøkonomiske forhold de skal ligne

i nederlandene og at borgerne

… indvandrere lande vurderes derfor generelt at være bedre velforberedte til integration sammenlignet med indvandrere

opmærksom på under den høring vi havde om det

jo fordi det er

jeg deler ikke den bekymring som fru astrid krag har og jeg synes fru astrid krag i stedet for at dække sig ind under juristerne i justitsministeriet skulle deltage i den politiske debat og

og som ændringsforslaget så er en videreførelse af

vi stiller nogle objektive krav til folk der ønsker at blive familiesammenført til danmark nogle faglige saglige krav

at lave en positiv særbehandling en privilegeret adgang til at komme til danmark hvor man slipper for indvandringsprøven fordi de pågældende personer der bor i de her lande vil have lettere ved at integrere sig i det danske samfund det siger sig selv

en person der kommer fra et demokrati

magthaver i ganske mange år og ikke har nogen demokratisk forståelse selvfølgelig er der

hvor hurtigt og effektivt man vil kunne blive integreret vi udelukker ikke nogen men vi giver nogle en særlig privilegeret

hører hele tiden om alle de lande som vi har aftaler med norden

med i eu med arbejdskraftens fri bevægelighed

schengenaftalen med videre hvad i alverden har det med

landene har som forpligter

landene til at behandle hinanden efter nogle bestemte regelsæt

sammen med

til at gøre noget bestemt i fællesskab

behandle hinandens statsborgere på en bestemt måde

landene sammen der er noget man kæmper for i fællesskab

lighed mellem de lande der er medlem

man kan godt tage den diskussion men først kommer fru marianne jelved og den samlede

må forskelsbehandle det kan vi ikke tillade os der skal gælde de samme regler for alle

forskelsbehandling baserer sig på juridiske gensidige aftaler mellem to lande

problemer med at give en privilegeret adgang til danmark hvis det

der forpligter på samme måde som eu traktaten gør

når man er for den særbehandling og diskrimination som ministeren

så kan vi høre at det handler om at der er nogle der har nemmere ved at lære dansk

herre karsten lauritzen sagde i sit indlæg så spørger jeg bare hvad er det

for eksempel mennesker fra filippinerne

sig selv at hvis man

af analfabetismen er

hvor der er mange der gennemfører en lang videregående uddannelse og

siger også sig selv at hvis at hvis man

det lettere at begå sig i danmark og blive integreret end hvis man taler kinesisk alene af den årsag at der er betydelig flere danskere der taler engelsk

har nogle sproglige kvalifikationer som kan bruges i danmark

integrere sig i det danske samfund men det er ikke et af de tre kriterier de tre kriterier

visumfriheden som jo allerede

hvis man skal følge betegnelsen i den europæiske menneskerettighedskonvention positiv særbehandling er i visse tilfælde lovlig så

ændringsforslag som ligger alene af den årsag at man gør det samme i tyskland og at man gør det samme i holland der har man lignende ordninger man har

saglige argument for at en kvinde fra argentina efter tre måneder skal bestå en svær danskprøve

diskuteret det her med ordføreren ved at ordføreren mener at forudsætningen for

hvad er det saglige argument for at kvinden fra argentina skal bestå prøven mens kvinden fra japan ikke skal et sagligt argument for hvis der ikke er noget sagligt argument

oppositionen nævner at det der binder det nordiske samarbejde sammen

samme spørgsmål i forhold til island hvor man må sige at

nordiske lande som der er mellem danmark og norge og danmark og sverige

en nordisk pasunion og et nordisk samarbejde

ligger ved siden af hinanden sådan geografisk en en lang række kriterier som har gjort at man har et særligt samarbejde vi vælger så nu at tage nogle objektive kriterier som ikke er baseret på sprog men er baseret på

hvordan landet står i forhold til demokrati respekt for grundlæggende menneskerettigheder det synes vi er nogle fornuftige saglige kriterier alene af den årsag at man har valgt nogle

vil bare høre om ordføreren kan bekræfte at det islandske sprog i høj grad bygger på det gamle danske sprog at man i island lærer dansk i skolen at man i finland lærer svensk i skolen

alle de nordiske lande er forpligtet til at lære om hinandens kultur

der derfor er et tæt samarbejde

de nordiske lande derfor er der altså nogle grunde

vi har indgået fælles aftaler at der gælder andre regler for nordboere

har man som italiensk statsborger privilegeret adgang

i dansk kultur i island man underviser i svensk

men jeg må nu også erkende at jeg kender rigtig rigtig mange

ret meget forståelse men de har dog et bedre udgangspunkt

end en person som kommer fra et udemokratisk land hvor analfabetisme

har været styret af en autoritær diktator i

om hvorvidt vi skal være med i eu eller ej og hvordan et europæisk samarbejde skulle se ud hvis det skulle være sådan som jeg godt kunne

at vi gør på et andet tidspunkt jeg tror ikke helt at taletiden her tillader at vi tager den lange diskussion nu det ordføreren sagde

der ikke var nogen forskel på om man kom fra island eller fra andre lande ude i verden fordi islændingene heller ikke kunne tale dansk derfor synes jeg det er væsentligt nu at få indrømmelsen fra ordføreren af

forskel at man i norden faktisk lærer om hinandens kulturer og at der er indgået nogle gensidige aftaler på samme måde som man i eu også har indgået nogle gensidige aftaler

også i eu så vidt jeg har forstået arbejder på en gensidig europæisk kultur som man mener at

europæiske kultur er og i hvilken retning man skal gå der

sammenhørighed de nordiske lande imellem og det har man så valgt som et kriterium for at lave et særligt samarbejde

altså også en sammenhørighed i hvert fald i venstres optik i

når noget af det vi lægger vægt på når noget af det vi kæmper med

da sig selv at en person der er født og opvokset i et demokratisk land

grundlæggende liberale frihedsrettigheder vil have lettere ved at integrere sig i danmark end en person der er

kriterium som er sagligt og hvis man må bruge det kulturelle og

må man vel også bruge andre kriterier

og det er herre martin henriksen som ordfører og det bliver det sidste før mødet udsættes

mærkværdig debat en virkelig

særbehandling altså palæstinenserloven fra

har været omtalt flere gange

for positiv særbehandling af en gruppe palæstinensere i

det havde man jo sine grunde til og sine argumenter for men

gik altså ind for positiv særbehandling

så forstå at det kan vi ikke længere

venstrefløjen socialdemokratiet sf og andre

positiv særbehandling af udlændinge med asylstatus så de får bedre adgang til folke og førtidspension end danskere der har været udrejst

ind for at udlændinge der har asylstatus skal stilles bedre end danske statsborgere i forhold til at få adgang til folkepension og førtidspension det har man sikkert sine grunde til og sine argumenter for

vi synes at der er noget principielt galt i at en udlænding er bedre stillet end en dansk statsborger i danmark

argumentere for efter bedste evne man går også

flere gange i salen

være positiv særbehandling i familiesammenføringsreglerne man går ind for positiv særbehandling af eu borgere

i forhold til andre landes statsborgere

argumentere for hvis man altså ser sig i stand til at argumentere for det

også ind for positiv særbehandling af visse tyrkiske statsborgere i kraft af en eu aftale det går man

de elementer går regeringen også ind for men man er lige præcis imod

folk der kommer fra usa canada australien new zealand israel og japan i forhold til familiesammenføringsreglerne

positiv særbehandling det synes jeg

mildt hvorfor er det vigtigt at man giver mulighed for positiv særbehandling på det her område det er det jo fordi

vel stille og roligt kan konkludere at der er mennesker

fra bestemte dele af verden som har lettere ved at tilpasse sig det danske samfund lettere ved at glide ind i

gifter sig ind i en dansk familie eksempelvis

børn og de børn bliver helt automatisk en del af det danske samfund der taler vi slet

der er ikke noget at integrere

vores grund til at sige at der kan være god grund til at få positiv særbehandling på det her område dansk

skærpede tilknytningskravet gjorde

været en indvandring til danmark blandt andet via asylsystemet men i det her tilfælde via familiesammenføringsreglerne

skabte mange af de problemer vi står med i dag parallelsamfund ghettoer og så videre fordi en del af den indvandring

vi dybest set ikke ønskede at ramme men vi gjorde det fordi det

bare fortsætte det var nødvendigt at gøre noget men vi har i lang tid sagt at hvis der var mulighed for at foretage positiv særbehandling for eksempel

vi åbne over for det vi har så hele tiden fået

må det nu viser det sig så at det godt

der vil være lidt færre krav men der vil stadig være krav jeg synes det er en meget fornuftig måde man har gjort det på

vi har vedtaget ad flere omgange

den ønskede effekt vi er ikke nået helt i mål endnu det har taget fyrre år at skabe mange af de problemer

i mange af de problemer men når vi har mulighed for at justere lovgivningen efter udviklingen og sige at nu kommer der nye muligheder hvor nogle som vi ved ikke udgør et problem

fritaget fra en indvandringsprøve men stadig skal leve op til de andre ting så skal vi selvfølgelig gøre

vi ved jo godt inderst inde hvor det er problemerne er

del af det danske samfund det er baggrunden for at vi i

folkeparti støtter dette lovforslag det kommer

der er nogen der har bedt om korte

schmidt nielsen jeg skal her udsætte mødet mødet genoptages i dag klokken tretten

den diskussion har vi jo haft en del gange allerede og

endog også haft detaljerede diskussioner om hvad man

i folkeskolen i de andre nordiske lande

vi indgår forpligtende aftaler og

vi har fået at vide om den hollandske ordning som jeg stadig ikke mener er lig den danske ordning

afsæt i ud over at de tager afsæt i de her kriterier som vi også gør med

og visumfri indrejse i schengenområdet

fortid landenes kulturelle normer og socioøkonomiske forhold

som alle andre ændringsforslag der kan blive behandlet i folketinget selv om de

vi ser at man uopfordret af egen drift fra institut for

kan danmark få meget store problemer med hvis sagen bliver bragt for de kompetente domstole og

det ville gøre betydelig større indtryk hvis det var første gang eller hvis der var en lang forhistorie for at når institut for menneskerettigheder skriver at man tror

den europæiske menneskerettighedskonvention eller fns

kan ikke udelukke eller det er sandsynligt og

ikke den endegyldige sandhed vi har justitsministeriets

ord for at det her lovforslag ikke er i strid med

ikke kunne stemme for det her ændringsforslag og for det samlede

det ligger og det har han tænkt sig at gøre ligesom

er reelt nok at lave positiv forskelsbehandling baseret på objektive kriterier det fru astrid krag er ude i er en juridisk diskussion

en juridisk diskussion men den

at indrette systemer hvor man siger at folk skal udvise vilje

folk er så godt forberedt som overhovedet muligt til deres liv i danmark og det

jeg her med justitsministeriets ord

én oplevelse af hvordan justitsministeriet

justitsministeriet og justitsministeren som svar på mine spørgsmål blandt andet sagde

altså

en telefonsamtale med justitsministeriet ikke fået belyst de forskellige landes forhold klart nok

lovforslaget forbi justitsministeriet til vurdering og kasseret de to

fremgik fru astrid krags holdninger jo allerede under ordførertalen til gengæld kom det ikke frem her hvad svaret er på spørgsmålet

altså hvad den saglige begrundelse

jeg ikke er jurist men jeg kan jo konstatere at der ikke er blevet ført masser af sager

snusfornuftige forklaring der har været fra andre heroppe

islandske jævnaldrende som har lært det i skolen så så man kan sige at rent juridisk

det samarbejde og de aftaler vi har er i orden

derfor der ikke har været nogen klager fru astrid krag så må man jo spørge sig selv om om der var særlige historiske relationer mellem danmark og finland inden finland blev medlem af eu eller hvordan ligger det med det altså hold nu op med al den snak

for det nordiske samarbejde melder sig på banen nu

man ikke anfægte lovmæssigheden i et ændringsforslag som justitsministeriet i hvert fald så vidt vi er orienteret

er rimeligt begrundet tjener et anerkendelsesværdigt formål gør vi ikke bare

institut for menneskerettigheder

en stor diskussion om alt danmarks internationale samarbejde

om island og finland det

meget principiel problemstilling hvor vi risikerer at vi

de sidste par timer vi har været langt omkring

for herre simon emil ammitzbøll og eventuelle andre der følger den her debat så har vi haft en nordisk aftale

over tres år hvor de nordiske lande har

åbne grænser i over tres år

fælles åbne grænser

historie omkring det nordiske end der er i forhold til andre lande hvis der skulle være nogen

liberal alliance eller sf’s ordfører eller andre der mente at vi skulle have et fælles arbejdsmarked med australien eller brasilien eller japan

jo fremsætte et forslag om det i folketinget og så kan vi diskutere det

samarbejde med de øvrige nordiske lande og har haft åbne grænser der i over tres år derfor er der nogle særlige saglige grunde til

ministerens ændringsforslag om at diskriminere

uden for disse kulturkredse

på en generalisering og det er det der er hovedproblemet det bygger på en generalisering

at der er mennesker fra bestemte kulturkredse som er på en bestemt måde mens der er mennesker fra andre kulturkredse der er på en anden måde det minder mig om det der stod i de gamle geografibøger fra

verdenskrig og jeg citerer finnerne har let til kniven citat slut

dog brugt en del kræfter på ikke bare i danmark men i mange andre lande at udrydde den type floskler eller generaliseringer om at nogle der kommer fra et bestemt land er på en helt speciel måde og ens

det er den generalisering der er hovedproblemet

og det er derfor der er så meget opstandelse omkring det ændringsforslag ministeren er kommet med

ministeren bruger i sin egen tale og i den måde ministeren argumenterer på følgende vendinger

fra disse kulturkredse at det er dem

har borgere og så citerer jeg ministeren der vil og kan danmark citat slut

at de mennesker der kommer fra andre kulturkredse

andre lande modsætningsvis ikke vil

det er igen en konsekvens af den generalisering der ligger i ministerens ændringsforslag

det radikale venstre må tage afstand fra det alle mennesker fra filippinerne er ikke ens alle mennesker fra usa er ikke ens der er mennesker i usa som vil have meget vanskeligt ved at skulle integrere sig i et land som danmark og der er mennesker

yderst velintegreret og taler

fuldstændig på linje med alle andre der arbejder

ministeren gør også gældende at

ligger bag ved ministerens ændringsforslag

som man er ved at indføre med l en hundrede og otte og tres i forbindelse med familiesammenføring er meget meget skrappe krav kravene er strammet

og nu ser ministeren allerede

alle de afslag ministeren nu skal sidde at se på fordi der bliver klaget og anket og appelleret og så videre

danske statsborgere hvis ægtefælle ikke kan blive familiesammenført i

vedkommende allerede er velintegreret og er dygtig til at kunne være i danmark men bare ikke

derfor vil ministeren prøve at indføre en ny politik

ændringsforslaget ministeren vil med lempelsen indlede en fornyelse af udlændingepolitikken fornyelse er blevet brugt af ministeren som begrundelse for det der sker det vil sige at

ved begyndelsen på en gruppe eller en række lange ændringsforslag må vi formode der forskelsbehandler

mennesker der bor bestemte steder på jorden i modsætning til mennesker der bor andre steder på jorden

det groteske i det her system er at det drejer sig om danske statsborgere

som staten ikke skal blande sig i i danmark har ægtefæller forsørgelsespligt

er noget med at man skal komme og få snabelen ned i kassen det var et citat fra retorikken i den

ægtefæller skal kunne forsørge hinanden

en passende bolig og så skal staten i øvrigt holde sig uden for men det er dybt beskæmmende at vi skal bruge mange timer her en formiddag i maj måned i folketinget på at diskutere

samarbejde eu samarbejdet schengensamarbejdet den type samarbejder som bygger på traktater

konventioner som går på tværs af de her

derfor er vi også med i det store internationale samarbejde der bygger på at man er fælles om at opbygge det internationale retssamfund

og dermed forhindrer at vi skal kunne diskriminere på den måde som der lægges op til her

så hørt som begrundelse at det er noget holland og tyskland også gør og hvad så om jeg må spørge det er da ikke sikkert at vi skal efterligne holland og tyskland

og imod internationale konventioner så skal danmark selvfølgelig ikke bruge dem

argumentation de er ikke sandhedsvidner

i stedet for at henvise til hvad danmark selvstændigt skal gøre for det troede

bestemme den her slags ting og ikke bare efterligne andre

afværge de stramninger der er og som generer ham fordi han kan se at de virker

ægtefæller rejser ud af danmark fordi de ikke kan blive sammenført her i landet

besynderligt at en venstreminister som kalder sig liberal kan være med til den type generaliserede diskriminationsbestræbelser som ændringsforslaget går ud på

der er jo ikke tale om at

side siger at vi skal gøre noget på en bestemt måde alene fordi der er nogle andre der gør det

igennem mange år så lang tid jeg kan huske har talt for i familiesammenføringspolitikken at det var ok at man

der er så fundet en måde hvorpå man her ud fra nogle kriterier kan gøre den forskel

set det der er tale om at man så har fundet en vej hvorpå man kan udmønte noget som vi i

jo forkert at sige at vi har indtaget et standpunkt fordi er nogle andre lande der har noget der minder om det samme standpunkt det er jo

ingen betænkeligheder har ved at diskriminere imellem borgere der kommer fra forskellige lande men når herre martin henriksen argumenterer med at henvise til at når holland og tyskland gør det

det er besynderligt fordi det strider imod

ellers har skældt ud over nemlig når vi andre argumenterer for fællesskaber der inkluderer andre lande

holdninger igennem længere tid fordi jeg synes at

fornuftige og hvis vi ser en måde hvorpå vi kan udmønte dem

det er ærgerligt at debatten i dag meget er gået på at venstrefløjen har klandret blandt andet dansk folkeparti og de borgerlige partier for ikke at forholde sig til ændringsforslaget jeg synes

ved at sige at der er nogle lande hvorfra vi mener det er nemmere at

blive integreret hvis man lever op til de her kriterier end så mange andre lande

det diskussionen handler om og så forstår jeg slet ikke at nogle partier som generelt synes at vi stiller for mange krav så er utilfredse med at

at de regler der er er alt for vanskelige og alt for svære og hvis det er rigtigt tolket

martin henriksen gerne ser at man lemper regelsættet over for visse grupper

da den erkendelse der ligger i ministerens ændringsforslag at ministeren

er for svært og det er for urimeligt

er for mange vi må afvise som vi ikke burde afvise så leder ministeren efter et eller andet figenblad der kan bruges og det kaster herre martin henriksen sig også over

det er jo lidt tankevækkende at høre fru marianne jelved her for

og til stadighed er en af de største kritikere af den faste og fair udlændinge og integrationspolitik som vk regeringen sammen med dansk folkeparti har ført siden to tusind og et gang på gang kritiserer fru marianne jelved lovgivningen for at

finder fru marianne jelved bare et andet problem

over det er så den her gang en juridisk diskussion

man i det radikale venstre ikke kan acceptere positiv særbehandling heller ikke selv om det baserer sig på saglige kriterier

diskussion om hvordan man indretter det juridisk men kan fru marianne jelved bekræfte eller afkræfte at det radikale venstre går ind

at man skelner mellem nogle nationaliteter og generaliserer ud fra

at integrere sig her end folk der kommer fra vietnam og fra kina og fra andre

ikkevestlige lande jeg minder om at der bor rigtig mange mennesker

derfor er det en urimelig forskelsbehandling en urimelig generalisering

ligegyldigt hvem der fremsætter forslagene

da fru marianne jelved var en del af regeringen

jeg hæfter mig lidt ved er fru marianne jelveds anklager om at de lande der så er kommet ud på listen er vestlige japan er ikke et vestligt land

i min optik det kan godt være fru marianne jelved har den opfattelse men den tror

spørge fru marianne jelved om er anerkender fru marianne jelved og det radikale venstre ikke at en person der kommer fra et demokratisk land hvor der er tradition for

er aktiv på arbejdsmarkedet og hvor man

bliver hurtigere og mere effektivt integreret i det danske samfund

kommer ud på arbejdsmarkedet og så videre og forstår vores demokrati

kommer fra et land der er udemokratisk hvor der ingen tradition er for ligestilling mellem mænd og kvinder og hvor

samfund anerkender fru marianne jelved ikke

jeg har faktisk gode bekendte fra brasilien som udmærket kan integreres her i landet fra chile fra argentina som udmærket kan integreres her lige så snildt

men der er også nogle mennesker fra de lande som har svært ved det

personlige grunde så det kan man ikke sige på den måde som

mit kritikpunkt herre karsten lauritzen og regeringen mener at de har fundet en snuptagsløsning der gør at man kan kalde noget for objektivt

med i en bestemt kulturkreds ja det er objektivt at de er det men det gør dem ikke bedre til at

der blev brugt som argument for at alt er godt

ikke er i orden hvis det de andre gør er diskrimination

er noget man går særlig højt op i med det her ændringsforslag går man endnu længere

på trods af at den ændring der ligger i

vil de borgerlige partier ikke være med til at sende forslaget i høring

det fik vi nej til og det betyder

er uheldigt at den nye minister viderefører den tidligere ministers magtarrogance og jeg mener der er tale om magtarrogance når man kommer med så grundlæggende og principielt et ændringsforslag som det her

relevante organisationer komme med deres vurdering det sker så oven i købet i en situation hvor justitsministeriets egne jurister

hvorvidt det er i overensstemmelse med menneskerettighederne og på trods af at institut for menneskerettigheder

har til opgave at holde øje med om landets love er i overensstemmelse

hvis det her forslag kommer for den europæiske

at lade de relevante organisationer komme med deres indvendinger eller for den sags skyld give det de tre fire måneder som man vurderer der vil gå før der falder dom ved eu domstolen men vi kan altså konstatere at den nye minister har præcis det samme forhold til

desværre på trods af at den nye minister

minister på grund af forgængerens fru birthe rønn hornbechs forhold til internationale konventioner

skal bestå en endda meget svær danskprøve for at få lov

ministeren har brugt betegnelsen positiv

forslaget ren og skær diskrimination saglige forudsætninger er

siger til en ung mand der skal til prøve i skriftligt dansk at han får en times ekstra forberedelse

fra argentina skal bestå en prøve efter tre måneder mens en kvinde fra japan ikke skal bestå en prøve efter tre måneder

hvis du gifter med en borger fra argentina end hvis du gifter dig med en borger fra usa

integrationsministeren der sidder og laver lister over hvilke lande det er ok at finde kærester i jeg synes det rimer ualmindelig dårligt

frihedsminister

i den her ligning jeg hørte ministeren sige at forslaget her ikke går ud over nogen

jo bare nogle ekstra gode rettigheder som

var rødhårede eller folk der gik i grønne trøjer

et af argumenterne fra integrationsministerens side er

for det andet

at man kommer med det her ændringsforslag og jeg synes det er uforståeligt at man

lade relevante organisationer komme med deres vurdering af

oppositionen

et twist i deres retning det kan man jo godt men

fru astrid krag sige at integrationsministeren har sagt at

vidt forskellige ting nu hører vi så

schmidt nielsen fremstille det som om det er fuldstændig normal praksis at man sender et ændringsforslag i høring

ændringsforslag i høring eller om det ikke tværtimod er normal praksis at man nogle gange hvis det er muligt sender et

respekt for demokratiet vi kan diskutere det her fra nu af og til i aften og

siger at når man kommer med et ændringsforslag som er af så principiel karakter som

og er sådan vores integrationsminister

noget nyt og helt afgørende i udlændingepolitikken og når man kommer med noget nyt og helt afgørende i udlændingepolitikken

ved fru johanne schmidt nielsen

ændringsforslag til høring hos

organisationer som så kan vælge at skrive ind

af at det her ikke er i strid med vores internationale

forpligtelser ellers ville justitsministeren ikke kunne sidde her og stemme

med al tydelighed også også vise sig

så står der om ændringsforslag at

fra institut for menneskerettigheder så af egen drift sendt noget ind og så har

fået hørt dem jeg må sige at jeg er fuldt ud tilfreds med den udvalgsbehandling der

der var mit ærinde mit ærinde er at sige til herre karsten lauritzen at det nogle gange er sådan at man bliver klogere af at lytte til andre mennesker

i høring og for at lytte til nogle af dem som ved noget om

fagkundskab

kommer de på listen over alle dem der er dumme

institut for menneskerettigheder det er fns flygtningehøjkommissariat integrationsministeren havde

den kommentar til den europæiske menneskerettighedskommissær

kommer de på listen over alle dem man ikke kan lide

at man lytter til andre mennesker at man lytter til nogen der ved noget om det vi her behandler

schmidt nielsen har også antydet at der var noget med at der var

var sorte så trak man godt nok lidt i land men det

hvilket menneskesyn hos enhedslisten

ligger bag at man synes det er ok at udlændinge med asylstatus får positiv særbehandling og er bedre stillet i forhold til danske statsborgere

hvilket menneskesyn ligger bag det og hvilket menneskesyn ligger så bag at man ikke synes det er ok at for eksempel en amerikaner eller en australier

men men jeg kan fortælle herre martin henriksen at vi i enhedslisten anerkender at flygtninge har en særstatus og at vi har en særlig forpligtelse til at beskytte

flygtninge har i modsætning til indvandrere

nu planlægger jeg at forlade mit

det er en grundlæggende forskel på flygtninge og indvandrere

altså flygtninge og indvandrere i dansk folkeparti det lyder næsten sådan på det

at beskytte mennesker der er tvunget på flugt

at det er det der gør sig gældende så til det her med hvid og sort jeg

ikke går ud over nogen fordi de jo hele tiden

betale for at køre med bussen men selvfølgelig har det konsekvenser og

absurd fra enhedslistens side når man bliver ved med at blande hvide og sorte ind i

var en klar fejl fejl fra enhedslistens side

for det må da have været en klar fejl det må det da have været

en fuldstændig absurd måde at diskutere på jeg synes det er bemærkelsesværdigt at man siger at flygtninge skal have en særlig beskyttelse jo jo men sagen er den at flygtninge jo får

og oven i det ud over den særlige beskyttelse synes enhedslisten og resten af venstrefløjen at de så

til at opnå nogle sociale ydelser i danmark i

jo tale om en ekstra beskyttelse plus noget mere til den gruppe som jo typisk er folk der kommer fra ikkevestlige lande der synes man at det er ok med positiv særbehandling og når

der kommer fra vestlige lande men også fra en række andre

at man har den skillelinje og det giver slet mening når man har det synspunkt i enhedslisten

diskrimination det er muligt

er absurd i den her debat

er absurd ved det her forslag er at

hvorfor

en kvinde fra argentina eller fra brasilien eller

efter tre måneder skal bestå en meget svær prøve i dansk

kunne få lov til at blive familiesammenført hvorimod en amerikaner eller en japaner ikke

at komme med et sagligt argument konsekvensen af det

er kommet til stede ønsker herre naser khader ordet som konservativ ordfører det gør

ikke så er det herre simon emil ammitzbøll som

folk skal kunne gifte sig med dem de har lyst til og at de som udgangspunkt jo også kan få deres ægtefælle til danmark forstået på den måde at vi er modstandere af regeringens forslag om pointsystem vi er modstandere af s og sfs forslag om pointsystem vi er imod fire og tyve års reglen og vi er imod tilknytningskravet vi mener at man skal kunne få sin ægtefælle til danmark men at man i

første fem år skal kunne forsørge denne ægtefælle eller at ægtefællen selv skal kunne betale skat og at ægtefællen i de første fem år ikke skal have ret til at benytte sig af det danske offentlige sundhedsvæsen

du kan gifte dig med den du vil

og du kan tage vedkommende til danmark men du kan ikke få lov til at få folk til danmark der belaster de offentlige kasser det er et meget fint princip

kan du klare dig selv så skal du være mere end velkommen her i landet men et lille land med fem en halv millioner indbyggere kan ikke og kommer ikke til at kunne forsørge seks milliarder mennesker

derfor stemmer liberal alliance også når vi kommer til tredjebehandlingen imod l en hundrede og otte og tres som vi andenbehandler her i dag

i dag behandler vi så også

som integrationsministeren er kommet med og vi har fulgt diskussionen og debatten om ændringsforslaget meget nøje ændringsforslaget går ud på at der skal være lidt lempeligere regler for folk der kommer fra en bestemt kreds af lande hvis de overholder tre kriterier således skal de være omfattet af et meget højt udviklingsniveau landene altså efter fns

når man så ser på

man jo faktisk se at langt de fleste af disse lande allerede er omfattet af mere lempelige vilkår

der enten er tale om eu lande eller der er tale om nordiske lande eller der er tale om et enkelt land der er omfattet af ankara

usa canada new zealand australien japan

ud over dem der er her nemlig sydkorea chile og mexico der er medlem af

man sådan set bare have haft et kriterium og ikke tre

de her lempeligere regler

det var medlemskab af en bestemt international organisation som var afgørende for om man kunne være

alliance så skulle det hele jo i virkeligheden være mere liberalt sjovt nok

den her liste men når nu forslaget kan blive mindre slemt fordi integrationsministeren

skulle vi da være nogle skarn hvis vi sagde nej vi vil beholde det mest voldsomme og udbyggede bureaukrati bureaukrati bare sådan for princippet skyld det har vi ikke tænkt os

vedtager i dag bliver det nemmere om ikke for alle mennesker så for nogle mennesker at få deres ægtefælle

man stadig have en fire og tyve års regel og et pointsystem og jeg vil love at hvis man ændrer fire og tyve års reglen til en to og tyve års regel

det ændrer politikken i en retning der er mere på linje med den som vi går ind for

hvordan sådan den særlige nordiske samhørighed virkelig er kommet op i argumentationen fra venstrefløjen her i

der kan man se at de historiske bånd ligefrem gør noget særligt danmarks

island og hvad ved jeg og derfor

de nordiske lande

forstå at socialdemokraterne pludselig er begyndt at gå meget op i

ægtefællefamiliesammenføring så var det fordi man var forelsket i

at socialdemokratiet ikke alene går ind for både fire og tyve års reglen

trods for

folkesocialisterne og sørget for

en fortsat bevarelse af såvel fire og tyve års reglen

men sådan er der så meget forelskelse er et argument når det er de regler man ikke kan lide men ikke et argument når det er de regler man selv

det afslører jo i virkeligheden lidt hulheden i en stor del af argumentationen

konklusionen er lovforslaget er ikke godt det handler om bureaukrati og pointsystemer den slags er vi imod både det blå og det røde pointsystem men det her ændringsforslag gør det lidt mindre slemt

er godt at de frie holdninger kan komme til udtryk selv i deres mest ekstreme former

dog sige at den her debat alligevel får mig til at spekulere

når man bliver beskyldt for at ville skille sorte og hvide mennesker ad

når man får besked på at

fordi man følger en fuldstændig normal praksis når man i øvrigt i en tv udsendelse i går aftes bliver beskyldt for at bedrive apartheid når man får mails om at man er nazist

at man har præcis det samme forhold til internationale konventioner som en minister der måtte gå af for at have en anden holdning til det

er at åbne landet for dem integrationsministeren godt kan lide ja så kender vulgariteterne ingen grænser

har det været mit grundlæggende synspunkt at ord betød noget ord medfører ting ord er ikke gratis

og derfor må jeg sige at

afstand fra den dæmonisering og den defamering de pågældende udtryk er udtryk for jeg finder det uhørt

og jeg må også sige at de ting sådanne ord medfører

især når man tyer til mærkværdige begreber

åbenlyst objektive kriterier når det bliver sagt helt åbenlyst at internationale konventioner skal overholdes

det her er det første spæde forsøg på at liberalisere dansk udlændingelovgivning og man i virkeligheden retter appel til oppositionen om at prøve at hjælpe med at udbrede disse kriterier således at nogle af de uhensigtsmæssigheder ved den udlændingelovgivning som oppositionen ved gud har kritiseret

prøver på at komme blot nogle af de uhensigtsmæssigheder til livs så bliver man overfaldet med en verbal skidtspand af en karakter jeg sjældent har oplevet her i folketinget

jo af gode grunde ikke gøre noget ved men jeg må bare tage det til efterretning og sige at det må skyldes at man står med en dårlig sag

sagen er jo den

i den her sammenhæng når man anfægter ministerens ret til at

er antidemokraten så er det jo dem der anfægter den ret der anfægter selve folketingets autonomi når jeg helt trygt

er det fordi jeg ved

at gennemgå udlændingelovgivningen fra a til z

vil resultere i i et samlet resultat der kan underkastes alle de høringer der overhovedet skal være og som forhåbentlig efter min opfattelse vil give anledning til en samlet modernisering af dansk udlændingepolitik

objektive de har ikke noget som helst at gøre med hvilke lande jeg kan lide det handler om lande som er medlem

handler om lande som står højt på human development index det handler om lande som danmark har gensidige aftaler med

objektive kriterier

det handler ikke om hvem jeg godt kan lide

det jeg gerne vil

hvor man fordi en fast udlændingepolitik er

ikke er til stede andre steder det synes jeg grundlæggende

der i den forstand bestemmer at det skal være nemmere for en pige fra amerika at komme til danmark

for en pige fra argentina det er det resultat kriterierne giver og indtil jeg kan finde på bedre og bredere

hvorfor ikke give den ret til en amerikansk pige der har jeg heller ikke fået noget svar på

der har ikke været en korrespondance imellem justitsministeriet

større omfang om tre forslag der har været tre forslag fra min hånd som er blevet vendt i samme omgang hvoraf de to blev afvist som værende i strid med internationale konventioner og derfor kan jeg også med sikkerhed sige

det forslag som i sagens natur er fremsat som jeg har sagt før hvordan kan det være at man tror at justitsministeriet ikke skulle have godkendt forslaget når justitsministeren selv

godkendt forslaget anderledes er det ikke jeg synes det er en skam at det der kunne have været starten på en interessant debat om de forandringer at dansk udlændingepolitik som jeg egentlig troede det meste af folketinget ville kunne om ikke andet så have en forståelse for er endt i vulgariteter om sorte og hvide mennesker

om apartheid om magtarrogance

respekt for internationale konventioner det synes jeg er ærgerligt det siger noget om den realitet der er i oppositionen bag alle de fagre ord

i øvrigt er om at man grundlæggende støtter en fast og fair

har været polemisk i dag jeg føler ikke

at brede diskussionen ud både i forhold til hvad det drejer sig om

at han med det her forsøger at prøve at rette en appel til oppositionen han siger selv at

er et principielt nybrud og alligevel har man fra ministerens side ikke været villig til at lytte

stadig fastholder er begrundede bekymringer for hvorvidt de kriterier man har opstillet er diskriminatoriske

at det var på baggrund af henvisning til den hollandske og tyske

at det her handler om at rette

diskussion om de konkrete

på bordet kan jeg kun undre mig over at et flertal i udvalget har afvist den simple appel om at vi kunne få det her ændringsforslag belyst grundigt og fyldestgørende der er jo ikke rigtigt det store spørgsmål i det her jeg tror ikke på at jeg får ministeren nogle

er to ting at sige til det den ene ting er at det her drejer sig om et lillebitte hjørne ægtefællesammenføring hvor vi positivt særbehandler visse lande

det andet er at den kolossalt principielle debat som fru astrid krag så gerne vil have og som er hendes egentlige bekymring skal vi nok få

den skal vi få når dygtige jurister i dette land har siddet og gennemarbejdet hvilke muligheder der er for at gå i den retning hvor man gør det så nemt som muligt for så mange som muligt som kan og vil danmark

derfor må jeg sige at resten jo bliver polemik

jeg stillede ikke dette forslag hvis ikke jeg var overbevist om at det var i overensstemmelse med internationale konventioner

en grundig og principiel debat med inddragelse

hvad vi hver især kan føle er objektive kriterier som

har forstået ud fra ministeriets egne svar ikke alene skal være objektive kriterier men altså også skal være

varetager anerkendelsesværdige formål det er alle de ting man skal bevise for at man kan sige at man ikke laver diskriminatorisk eller ulovlig forskelsbehandling ministeren kan

principiel problemstilling vedrørende ulovlig forskelsbehandling er et hjørne fordi ministeren

en grundig principiel debat hvor vi involverer fagkundskaben der skal sågar nedsættes en kommission

at vi kunne udskyde behandlingen af det ændringsforslaget gør

når vi har fået kigget ordentligt på hvad det egentlig er vi er i gang med at lave men det ønsker man ikke og

det er den indstilling man har når det kommer til lovkvalitet og når det kommer til den grundlæggende respekt for hvad vi skylder vores demokrati og det synes jeg

der er jo ikke meget mere at sige andet end at

hvorvidt der skal være en høring eller ej der er ikke noget krav

en demokratisk debat i folketingssalen hvor man oven i købet skal høre på uhyrligheder så altså

suk hjerte brist ej hvad vil du mere

ude ude i den virkelige verden er der et begreb der hedder tudefjæs

lige præcis hvad vi har oplevet også i folketingssalen magen til arrogance skal man lede længe efter som i den tale vi

en overgang kunne man jo nærmest få ondt af ministeren fordi alle var så slemme og onde ved ham

jo ministeren der i den grad udviser arrogance forsøger via medierne via talerstolen her i dag at sige jeg vil gerne en ny politik på det her område jeg vil

i dialog jeg vil gerne tale med befolkningen

den nyorientering som ministeren påstår han gerne vil have på det her område

forsøg på dialog med det politiske liv ud over den der omgærdes af dansk folkeparti

forsøg på når vi har

sætte spørgsmålstegn ved det her ændringsforslag at give en ærlig forklaring

lovforslag der blev vedtaget en gang i begyndelsen halvfemserne

men den jeg hørte her for et øjeblik siden

hver fugl pipper med sit næb og man omgås jo selv folketingets værdighed som man synes det skal jeg ikke blande mig i

om hvorvidt der har været henvendelser til oppositionen kan jeg

jo mange ting og jeg synes måske at ministeren skulle tage og læse sin tale igennem den kan man

jeg forstå det svar der blev givet nu her

der er et reelt ønske fra ministeren om

integrationsområdet det har jo ikke været tilfældet siden to tusind og et men har den nye minister et reelt ønske om at der skal kunne laves brede aftaler på det her område

jeg vil gerne en udlændingepolitik hvor udgangspunktet ikke er at man tager det sure med det søde

martin henriksen beskrev det har det været udgangspunktet for den politiske debat siden to tusind og et at sådan måtte det være hvis man sagde a måtte man også sige b det er det jeg ønsker mig et opgør med og det ønsker jeg gerne bredt forankret i det danske folketing

jeg rigtig godt for ministeren

hvad der blev sagt jeg har for eksempel ikke beskyldt ministeren for at bedrive apartheid jeg har konstateret at et opgør med princippet om lighed for loven i sin yderste konsekvens

når ministeren har modtaget ubehagelige mails kan ministeren vel næppe beskylde

folketingets medlemmer for det i stedet for at udråbe sig selv som verdens største offer synes jeg ministeren skulle svare på de spørgsmål

være og så oven i købet med den forhistorie integrationsministeriet har

jeg mindes ikke at have læst en henvendelse fra

at en lovgivning har problemer

problemet i at åbne op for en demokratisk proces en høring så vi kan få afklaret det spørgsmål

fru johanne schmidt nielsen må selv forklare sine udtalelser om apartheid den planke skal jeg ikke samle hende

i relation til spørgsmålet om institut for menneskerettigheder

sådan at man kun kan tage tage institut for menneskerettigheder alvorligt i fru johanne schmidt nielsens verden hvis man gør som institut for menneskerettigheder siger

jeg meget uenig i jeg forbeholder mig retten til at fremsætte det her forslag

i institut for menneskerettigheders kritik

med at jeg ikke respekterer deres arbejde jeg har ikke travlt med at gå og lukke aviser og alt mulig andet

når det institut der blandt andet er sat i verden for at holde øje med om den danske lovgivning er i overensstemmelse med menneskerettighederne

som den ministeren og udvalget har fået

indtryk på ministeren og

at der kommer så voldsom en kritik fra det institut

om den danske lovgivning er i overensstemmelse

jeg forstår at fru johanne schmidt nielsen er meget interesseret i mit følelsesliv det

for fru johanne schmidt nielsen men det bliver nok ikke fra folketingets talerstol hvilket indtryk jeg har af hvad er sådan set sagen uvedkommende

justitsministeren også meddelte det

jeg fremlægger det for folketinget der er en debat om det og på et tidspunkt tager man demokratisk stilling til hvor man står mere åbent kan det

kan ministeren bekræfte at

stillet fordi det piner ministeren at der er mange gode folk der må rejse ud af danmark for at kunne opretholde et familieliv

kan ministeren samtidig bekræfte at ændringsforslaget bygger på en generalisering af alle de mennesker der er inden for en bestemt kulturkreds og på en generalisering af alle de mennesker der er uden for denne kulturkreds

og at de generaliseringer har konsekvensen at nogle der er inden for skal have nemmere ved at få et ja og at de der er uden for skal have vanskeligere ved at få et ja til at bo i

nu spørger fru marianne jelved jo

set også til mit emotionelle indre al den stund hun spørger til mit pineri og selvpineri her vil jeg dog gerne gøre en undtagelse

jeg har da ikke noget ønske om at vi har en udlændingelovgivning i det her land hvor kræfter der kunne være et gode for danmark bliver udvist og når man sidder med de bunker af enkeltsager som man bliver overdænget med i integrationsministeriet oven i alle de andre sager der er og det her er ikke for at lyde som et offer som herre henrik dam kristensen siden om kort tid vil udlægge

så er der selvfølgelig nogle forfærdelige samvittighedskvaler ja

og derfor søger man efter udveje som er ansvarlige problemet i fru marianne jelveds formulering ligger jo

hvis synspunktet som fru marianne jelved fremfører skal stå til troende skal vi jo ikke have nogen udlændingepolitik som sådan for hvad er udlændingepolitikkens sigte det er at trække

må jeg så i øvrigt afvise

derfor er de tre kriterier som er lagt til grund forstandige og kan man udvide den kreds af kriterier

remse de tre lange

for ministerens umiddelbare reaktion med at sige ja selvfølgelig

skulle sidde og sige nej til nogle som man mener i

og være fuldt integreret

jeg kan også godt forstå ministeren når han siger og jeg er enig at vi skal have en udlændingepolitik

nogle grænser for hvem der skal ind i danmark det går det radikale venstre også ind for

hvis ministeren nu leder efter flere måder at ændre udlændingepolitikken på

godt give tilsagn om at det radikale venstre gerne bidrage med idéudvikling til hvordan man kunne gøre det her på en måde så ministeren også ville kunne svare på mit

det sidste spørgsmål hvori består retfærdigheden

oplevelse af retfærdighed i den forstand men den umiddelbare retfærdighed når mennesker i almindelighed ser på afgørelserne for det er det der kendetegner de sager vi alle sammen får forelagt af forskellige grunde når mennesker støder ind i muren og ikke kan få et ja

så jeg forstår godt ministeren synes det er svært men jeg vil gerne bidrage til at udvikle en anden slags politik på det

måske er det fordi jeg er illusionsløs

men hvis det er retfærdigheden fru marianne jelved

i forhold til udlændingepolitikken altså den totale retfærdighed så må jeg sige

aldrig vi når jeg tror aldrig det bliver sådan

ikke de næste rigtig rigtig mange år at vi i danmark kan sige at enhver der vil stræbe efter sin lykke

men det kan vi ikke

desværre relativt illusionsløst gøre sig sine overvejelser og så prøve at få løst de samvittighedsspørgsmål som så måtte opstå

set det arbejde jeg gerne vil gøre og hvis fru marianne jelved også gerne vil bidrage

det her lovforslag og derfor vil vi gerne vide hvorvidt socialdemokraterne har tænkt sig at rulle lovforslaget tilbage altså ændre loven hvis det unævnelige skulle ske at socialdemokraterne fik magten efter et folketingsvalg det synes jeg borgerne har krav på at vide i danmark hvorvidt socialdemokraterne har tænkt sig også på det her område at lade skatterne stige

tænkt sig at fjerne den her lov således at det vil stå kommunerne frit for at hæve parkeringsafgifterne rundtomkring i danmark lige så meget som de har lyst til

bare derfor jeg tog ordet jeg vil gerne høre hvad socialdemokraterne

interesseret i at høre om den socialdemokratiske politik og selv om ordføreren

en socialdemokratisk regering så fornemmer vi alligevel fra socialdemokratisk side at der er en vis interesse for det her man anser det altså for temmelig realistisk at der kommer

bruge tid på at spørge ind til hvad vi vil gøre efter et valg

meget relevant spørgsmål for her er der nemlig tale om et

klokkeklart eksempel på dobbeltlovgivning faktisk er det sådan

det allerede fremgår af vejloven at man ikke i en kommune må opkræve parkeringsafgifter af fiskale hensyn det står klokkeklart i vejloven

at man i regeringen jeg forstår

på foranledning af den konservative ordfører herre rasmus jarlov vil lave en ny sådan dobbeltlovgivning hvor man lige sikrer sig at folk godt er klar over at man ikke må opkræve parkeringsafgifter af fiskale hensyn det står allerede i loven

vi har gentagne gange fra

der bliver ryddet op i og derfor er det også helt naturligt for os at aflyse den her lov straks vi får mulighed for det fordi det er dobbeltlovgivning det

kommunerne de mange folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer som kæmper for at repræsentere deres borgere og tilrettelægge politikken på den måde de synes er rigtig

de gerne vil lave nogle parkeringsafgifter for at få en bestemt byplanlægning eller noget andet for at sikre mod uhensigtsmæssig trafik skal de have mulighed for det der skal vi ikke komme nidkært og blande

med et overgreb fra centralmagtens side så det er helt klart et eksempel på en af de love som vi vil sanere væk og som vi vil rydde

meget klart løfte fra socialdemokraterne om

den her lov igen det betyder at

med at hæve parkeringsafgifterne

også på det her område tænkt at lade skatterne stige det synes jeg

at især borgere der

næsten tredive kroner i timen i indre by

endnu mere jeg vil blot bemærke at

men at det betyder noget for hvor

der findes ikke i dag en lov som forhindrer kommunerne i

at sætte parkeringsafgifterne lige så højt som de vil og høste gevinsten på det derfor er der behov for den her lov vi synes

ikke det er rimeligt at bilister der færdes i københavn skal brandbeskattes på den måde som det

har en fiskal grund til

det jo vigtigt at slå fast at der ikke er tale om skatter her der er tale om en parkeringsafgift og det står faktisk i den eksisterende vejlov at en kommune ikke af fiskale hensyn må øge afgiften

så det som herre rasmus jarlov fra det konservative folkeparti sammen

nu vil forbyde er forbudt i

er altså at tage skatteborgernes penge og bruge dem på yderligere juristeri yderligere papirnusseri

vi har ikke kunnet finde nogen eksempler på det vi lovgiver

findes vi har været ude i kommunerne og lede med lys og

har kigget i alle kroge

ikke der er ikke nogen eksempler

eksempler på det og så vil man alligevel lovgive om noget

godt nok er forbudt i forvejen det er jo et rigtig godt eksempel på hvordan den nuværende regering er mere optaget af at plage livet af almindelige mennesker af kommunalbestyrelser og andre med paragrafrøveri det er jo en ren paragraffabrik man har sat i gang her hvor man bare

jeg undrer mig bare over hvordan man kan påstå at parkeringsafgifter

at betragte som en skat jeg tror borgerne er ret ligeglade med om det teknisk et eller andet sted i lovgivningen bliver kaldt en skat en afgift en bøde eller en betaling det der betyder noget for borgerne er hvor meget de kommer til at lægge i statskassen

kommer til at stige under en socialdemokratisk regering gud forbyde

kommunerne hæve den her skat

lugter af at være en skat når det ligner en skat når det er ligesom at betale skat for borgerne

det er bare for at slå det fuldstændig fast jeg kan godt forstå at

ordfører sammenligner det at der er en høj parkeringsafgift med en skat

man skal betale penge på den her måde

det da en træls oplevelse hvis der skal betales for meget

til det her forslag at vi ikke har som mål at der skal være højere parkeringsafgifter det synes vi

vejen frem det vi bare er optaget af er at man i en kommune fremover har mulighed for at sige at lige præcis i

helst have at der ikke er så meget parkering at der ikke er så meget trafik

det typisk er meget svært at få en parkeringsplads og derfor sætter man afgiften op så det er nemmere at komme til

vil vi have at der er frihed til

derfor det er en lidt unfair sammenligning med skatterne det er stadig væk træls at betale pengene det er

men det er altså ikke sådan

at kommunerne i dag må sætte parkeringsafgifterne op

for at tjene penge det er for at få en mere hensigtsmæssig trafikpolitik for at få en mere hensigtsmæssig byplanlægning den frihed synes vi

derfor vi synes det er unødvendigt at det er tidsspilde

det er simpelt hen unødigt bureaukrati

konklusion at enten har den socialdemokratiske ordfører ikke læst lovforslaget eller også har den socialdemokratiske ordfører ikke været en tur ude i vores dejlige hovedstad københavn det her lovforslag handler jo ikke om at begrænse kommunernes muligheder for at opkræve parkeringsafgifter af trafikale hensyn

hvorvidt man synes det er i orden at kommunerne har uanede mængder af frihedsgrader til bare at opkræve og opkræve

måske også skulle sørge for at forbedre forholdene

ordfører når nu man i dag har meddelt at man vil rulle det hele tilbage

man får magt som man har agt om friheden til en fornuftig parkeringspolitik som var det udtryk ordføreren brugte består i at man vil sikre at kommunerne heriblandt københavns kommune fremadrettet skal have fuld frihed til at kunne sætte afgifterne

uden at der stilles nogen som helst krav til hvad det er pengene bliver brugt til og hvor meget

svar på herre rasmus jarlovs spørgsmål om vi ville rulle det her lovforslag tilbage det er altså l en hundrede og otte og halvfems som er

vejlov nogle ekstra paragraffer og det er det vi vil rulle tilbage så venstre og fru sophie løhde kan rolig

den eksisterende vejlov der siger at kommuner ikke må opkræve parkeringsafgifter af fiskale hensyn altså for at tjene penge

man alene har det mål at sætte afgiften op for at tjene penge

der ingen grund til at lave dobbeltlovgivning så er der ingen grund til at finde på en ny lov

mere juristeri nej det ruller vi tilbage

er stadig væk forbudt så det danskerne kan regne med

sætte afgiften højt op alene for at tjene penge sådan er loven

ingen grund til at lave flere juridiske krumspring

har en forkærlighed for jo flere paragraffer jo bedre jeg tror ikke danskerne ser på

bekræftet at den socialdemokratiske ordfører ikke har ulejliget sig med at dykke ned i hvad det

bliver jo ved med at påstå her i folketingssalen at man vil tilføre den eksisterende vejlov noget som

og derfor må jeg opfordre til at man måske anstrenger sig

om at sætte nogle grænser i forhold til at man bare som kommune skal kunne opkræve uanede mængder parkeringsafgifter uden at det har nogen konsekvenser overhovedet skal ikke være en øvre grænse i forhold til hvor meget en kommune må kunne tjene på at sætte parkeringsafgifterne op

og licenser ud over hele området derfor vil jeg gerne bede den socialdemokratiske ordfører om at forklare mig når nu alting sådan er i den

skønneste orden i dag hvordan det så kan være

et faktum opkræver langt flere penge i afgifter end det som københavns kommune

jeg synes først og fremmest det er et lidt dårligt udgangspunkt for

en debat at starte med at beskylde hinanden for ikke at have læst lovforslaget det er jo en uværdig måde

jeg sagde faktisk her fra folketingets talerstol at man vil tilføre loven noget der allerede står

nogle yderligere bureaukratiske tiltag så det er altså rigtigt at man tilfører noget der allerede står

man fundet på nogle flere sådan bureaukratiske krumspring for at gøre det endnu mere besværligt for kommuner og for borgere

er kritiske over for

at venstre og fru sophie løhde har ret

københavns kommune bare sætter afgifterne op for at tjene penge

ulovligt ifølge den gældende vejlov

er blevet grebet ind over for københavns kommune

meget alvorlig anklage at komme med af venstre og

man sætter afgiften op nogle steder fordi der måske er meget efterspørgsel på en parkering og hvis det skal give en vis rotation

en høj afgift for at der bliver ved med at være pladser til folk

fordi man gerne vil have at folk kan parkere

områder hvor man siger vi vil gerne have at der er mindre trafik dér

man kan hurtigt få debat om noget som

ser småt ud første gang man kigger på det når fru sophie løhde siger

er rimeligt at man bare skal kunne sætte afgiften op

rammer ind i den problemstilling

gør jo ikke at man ikke kan sætte afgiften op det betyder bare at hvis man

vi har fået flere forskellige forklaringer på hvad konsekvensen er

det her lovforslag sikrer ikke at man ikke bare sætter afgiften op det sikrer bare at man skal aflevere en

det der er meningen så har det ramt forbi den anden del af det handler om om hvem det er man skal hjælpe med det her vi hørte også under førstebehandlingen at det

allerede det behøver vi ikke vedtage en gang til det der sker yderligere med det her er at man nu fra regeringens side

en bestemt måde at beregne et overskud på det er det der sker med det her

man sætter bare på formel hvornår noget er fiskale hensyn og det burde ikke være nødvendigt når det står i loven

gav her der bliver lagt et loft og alle parkeringsindtægter over det loft tilfalder statskassen så det vi gør er at vi fjerner kommunernes incitament til at hæve parkeringsafgifterne fordi der mangler penge i kommunekassen fordi man vil bygge et ungdomshus eller en lysende bænk eller

som man synes man mangler penge til i

incitamentsstruktur som det hedder på økonomisk og det gør vi jo hele tiden når vi beskæftiger os med kommunerne vil vi gerne anspore

en sund økonomisk adfærd og vi har jo et skatteloft i

vi synes ikke det er rimeligt at man kan bruge det som en skatteskrue

nu begynder det at blive sjovt for nu har vi faktisk en situation hvor den nuværende lov åbenbart ikke virker en form for ufuldstændig lov lex imperfecta hvor vi har en lov som regeringen åbenbart opgiver

gøre det her af fiskale hensyn det tror vi ikke på

af fiskale hensyn men vi tror det så nu laver

hvornår det er af fiskale hensyn så man laver unødigt bureaukrati laver nye regler for hvad kommunerne skal redegøre for i stedet for at sørge for at den lov man har bliver brugt på en måde så den faktisk kan anvendes hvis man tror der er fiskale hensyn må man gå ind i den diskussion med de kommuner der er under mistanke for det så man kan håndhæve den lov vi har i stedet for at lave en ny lov som er baseret på nogle forudsætninger som er usikre

det jo med den slags det er jo ikke

der foregår oppe i hovedet på mennesker når de træffer politiske beslutninger

det er særlig sandsynligt at man skulle kunne gå ind og bevise hvad der har ligget til grund i nogle forhandlinger hvor man ikke har været til stede ja jeg har godt nok selv været til stede under én budgetforhandling i

københavns kommune så jeg har dog en vis indsigt i det som medlem af borgerrepræsentationen

i øvrigt er er foregået kan man jo ikke ikke bevise

i parkeringsindtægter faktisk milliarder af kroner i årenes løb som man ikke har brugt på at forbedre parkeringsforholdene i to tusind og syv indkrævede man over fem hundrede million

byggede parkeringsanlæg for nitten million kroner så der er et gigantisk misforhold mellem hvad man kræver ind og hvad man bruger

socialistisk folkeparti for lige at være helt sikker på at borgerne ved hvad de får

sådan at socialistisk folkeparti vil rulle den her lov tilbage hvis der sker det unævnelige at regeringsmagten måtte skifte efter et folketingsvalg

at høre en bekræftelse eller gerne en afkræftelse

det vi er ude i nu er sådan en gang tankepoliti det handler om at man tror man kan læse

hvad det er for nogle hensyn der er helt almindelig lovgivning som kan håndhæves kræver at man

man egentlig har tænkt sig selv i strafferetten

den her lovgivning vi har en lov hvor det er forbudt at gøre det her af fiskale hensyn kan sige så meget som at vores mål i en ny regering er en regelforenkling en afbureaukratisering i kommunerne og det oplagt at sige at den her form for bureaukrati vil vi ikke være med til vi vil gerne kigge på om der er orden på reglerne i vejloven vil gerne se på om der skulle være nogen problemer med

i overensstemmelse med loven men vi vil ikke være med til at lave et unødigt bureaukrati baseret på mistillid baseret på nogle erfaringer fra nogle enkelte politikere som både sidder i en kommune og i folketinget og mener at de derfor har en særlig viden om der foregår inde i hovederne på dem der er kolleger andre steder

efterhånden det er lidt morsomt at hver gang

ved hvad man skal svare for at skyde et lovforslag ned så kalder man det for unødigt bureaukrati og så kan man sådan dække sig af med at det er derfor man er imod den her lov handler jo ikke om hvorvidt der overholder eller bryder en lov det handler om hvad en incitamentsstruktur der skal være bygget op om de muligheder som man har for at opkræve

parkering fra kommunernes side her synes vi det er et ganske sundt princip at

at kommunerne selvfølgelig skal kunne lave parkeringsafgifter ud fra trafikale hensyn men det er jo samtidig også godt at der ikke behøver at være blandet alle mulige andre økonomiske overvejelser ind i de

ting man skal tage stilling til man sikrer sig

ud fra trafikale hensyn hvorfor er det at man er imod det i socialistisk folkeparti

noget af det der gør den her debat rigtig svær er at man starter med svaret

med svaret københavns kommune gør sådan og sådan parkeringsafgifter ergo må vi have noget imod det

at det her handler om økonomi

bureaukrati det handler også om noget så enkelt som kommunalt selvstyre det handler om om man er indstillet på at kommunalt selvstyre er en realitet

rigtig mange gange når vi kritiserer regeringens lovgivning

som den regering vi har nu bygger deres lovgivning på hvis man ikke tror på tillid hvis man

er god nok så kan man lave et stykke bureaukrati som man bygger oven på

man dynger tilstrækkelig meget papir og beregninger oven på så kommer klaveret til at spille og så bliver himlen altid blå sådan virker det ikke

man kan håndhæve den lov man har lavet hvis man ikke kan det

man kan forbedre den så man kan opfylde formålet

ikke må opkræves af fiskale hensyn men bureaukrati oven i er ikke vores kop te

om der er et problem og der vil jeg da gerne melde helt klart ud for venstres vedkommende vi synes da at det er et problem at der er kommuner heriblandt københavns kommune hvor man opkræver flere hundrede millioner kroner årligt i parkeringsafgifter og parkeringslicenser alt imens man bruger et langt mindre beløb årligt på at forbedre parkeringsforholdene

at folk skal aflevere penge

nogle ordentlige forhold for borgerne der bor

erhvervslivet derfor handler det her lovforslag igen om

en god idé eller ej at man sikrer sig at der kun ligger trafikale hensyn til grund for beslutningen om at indføre parkeringsafgifter eller stigningstakten i dem og at det dermed ikke kan tænkes at der kan være nogen andre ting som skulle influere på en given beslutning og dermed at kommunerne

et fradrag i det årlige beløb som kommunerne har mulighed for eller man kunne jo i københavns kommune vælge den balancemodel

sikrer at man kan opkræve de afgifter man vil så længe man bare bruger samme beløb på så at forbedre parkeringsforholdene men det er man jo så

vi må konstatere at virkeligheden er mere kompliceret end det sophie løhde er

de her parkeringsafgifter det som er en del af trafikmønsteret er også

i kollektiv trafik det handler om at lave adfærdsregulering med de her parkeringsafgifter og det handler om

er et princip som jeg synes er vigtigt vi har en regering

ligesom alle andre partier gerne vil sige vi lovgiver ikke på enkeltsager så har man en mistanke om at

københavns kommune gør tingene forkert

inden for de rammer vi har indtil vi må opgive og sige

forestille mig at regeringen er parat til at stå heroppe og sige det er rigtigt vi har en lov som vi ikke kan håndhæve

jeg synes at beslutningsforslaget indeholder flere gode ideer til hvordan den nuværende indsats kan forbedres jeg er åben over for at arbejde videre med at styrke voldtægtscentrenes arbejde i den forbindelse

det er vigtigt at få belyst problemstillingerne på et solidt fagligt grundlag og jeg vil derfor foreslå at sundhedsstyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe der med afsæt i den gældende vejledning fra nitten ni og halvfems de foreslåede initiativer i beslutningsforslaget og oplysninger fra regionerne kan udarbejde anbefalinger for at styrke indsatsen på området det kan tænkes at munde ud i et forslag til en revideret vejledning på området

gruppeterapi eller en ændret tidsgrænse men vi må være klar over at det jo vil medføre øgede offentlige udgifter og derfor må også dette indgå i en prioritering og stilles over for andre formål i sundhedsvæsenet jeg tror derfor også at vi må være klar over at ikke alle forslagene i beslutningsforslaget kan gennemføres ud fra

gennemføres præcist som beskrevet det er derfor jeg foreslår at arbejdsgruppen som udgangspunkt fokuserer på behandling af ofrene og inddrager alle de elementer jeg har nævnt på den baggrund kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget men vil meget gerne arbejde videre med ideerne i beslutningsforslaget som jeg netop har beskrevet

at ministeren kommer mig lidt i møde og siger at han vil nedsætte et udvalg som skal kigge lidt på det her men jeg har brug for at vide specifikt hvad det er udvalget vil fokusere på

og i de initiativer som man kan finde i beslutningsforslagets forslag til initiativer og så skal arbejdsgruppen naturligvis indhente oplysninger fra regionerne

derudfra kan man så udarbejde anbefalinger for at styrke indsatsen

og jeg synes ikke

forholdsvis venlig jeg synes

blandt andet skal studere de initiativer der er nedfældet i det forslag vi behandler det synes jeg faktisk er så venligt som det næsten

det betyder jo også at jeg er åben over for at arbejde videre med

om hvad de enkelte regioner tilbyder og konstateret at

rigtig rigtig stor forskel det afhænger af hvilken bopæl man har i landet om man kan få en ordentlig hjælp og oprejsning som voldtægtsoffer efterfølgende

uenig i

at indføre for ofrene

vi ved at rigtig mange af de her sager aldrig når en domstol

til tyve procent af alle anmeldelser fører rent faktisk til en dom så der er rigtig mange ofre der står med håret

det mindste vi kan gøre som samfund er at anerkende dem som ofre og give dem den hjælp de har brug for for at komme over de

det gælder de forslag der er rejst jeg vil bede sundhedsstyrelsen nedsætte en arbejdsgruppe og den vil jeg ikke lægge i

og jeg er altså indenrigs og sundhedsminister på den måde at hvis der er noget der ikke er godt nok så vil jeg gerne bidrage til at det bliver bedre men hvordan man præcis skal lægge snittet vil jeg gerne indhente den højeste sagkundskab til at hjælpe os med så jeg vil ikke her stå og sætte plusser og minusser ved de forskellige forslag men jeg konstaterer at der

forskel på de tidsfrister man har sat i regionerne jeg har tilføjet at man jo altid straks kan gå til den praktiserende læge men det er ikke sikkert at vi skal stille os tilfredse med det og det er en af grundene til at

det ville jeg jo ikke gøre hvis jeg mente at der var en ensartet og fremragende praksis alle steder det er jo netop fordi man åbenbart nogle steder er mere omhyggelige med den vigtige opgave end andre steder

den betydelige forskel der er fra center til center der gør at jeg nedsætter et udvalg derfor er er mit svar at udvalget blandt andet skal finde frem til bedste praksis ud fra de oplysninger der hentes hjem fra regionerne og så skal vejledningen fra nitten ni og halvfems justeres sådan at den fremmer en bedre og dermed jo også mere ensartet

så klog er jeg altså ikke

der heller ikke nogen i ministeriet der er men vi har heldigvis nogle i sundhedsstyrelsen som blandt andet i kraft af den kontakt de har til eksperter rundt i landet vil være velegnede til at vurdere de succeser som her bliver nævnt med den hensigt at få dem skrevet ind i vejledningen hvis de vel at mærke

indledningsvis vil jeg gerne understrege at vi i venstre er helt enige med forslagsstillerne i at ofre for voldtægt eller for voldtægtsforsøg naturligvis skal sikres kompetent og hurtig behandling at have været udsat for en voldtægt eller forsøg på voldtægt må være noget af det mest modbydelige og menneskeligt hårde som man overhovedet kan blive udsat for derfor siger det naturligvis også sig selv at vi fra samfundets side skal slå hårdt ned på den slags forbrydelser og ikke mindst gøre hvad vi kan for at sikre hurtig hjælp omsorg rådgivning og behandling til de især kvinder

er ofre for seksualiseret vold på den baggrund er vi også enige

styrke indsatsen på området det synes vi der er behov for og det synes vi er en rigtig god idé

den baggrund anbefale at vi måske i den videre udvalgsbehandling i sundhedsudvalget arbejder sammen om udarbejdelse af på den

vi kan støtte det indirekte i den forstand at vi håber at de øvrige partier i folketinget vil være med til at tage imod ministerens forslag herunder arbejde sammen om udarbejdelse af en fælles beretning i folketingets sundhedsudvalg

over for forslaget men jeg synes jeg trænger til at få en

fem års straf for voldtægt hvordan hænger det sammen at

træde til og sige at selvfølgelig skal ofrene anerkendes som ofre selvfølgelig skal de have adgang til gratis psykologhjælp

når de har brug for det der er jo ret få af de her voldtægtssager som rent faktisk ender i retten som rent faktisk ender med en dom

at de i det mindste kunne blive anerkendt som ofre hvor er det der er sammenhæng i venstres retspolitik når man siger man vil hæve straffene men samtidig

slå hårdt ned på modbydelige forbrydelser

sørge for at gøre en stor indsats for at sikre den fornødne omsorg rådgivning og behandling til

en konflikt imellem om man vil det ene eller det andet et godt samfund skal vel kendetegnes ved at man på den ene side gerne vil gøre nogle ting bedre for dem der er ofre for en forbrydelse

slap retspolitik hvor der ikke bliver slået hårdt ned på dem der begår modbydelige forbrydelser

retspolitik på det her område strafferammen er helt op til tolv år problemet er ikke straffen problemet er at få fat på gerningsmændene det kan ikke løfte bevisbyrden mange af de her sager bliver aldrig

fire hundrede det er de resterende anmeldelser og op til to tusind seks hundrede

regeringen har jo siddet på sine hænder i årevis på det her område i årevis har der været forskel på den behandling man kan få og det afhænger af hvor man bor i landet hvorfor kan man ikke bare sige at

findes jeg vil gerne understrege at for venstre er der ikke noget modsætningsfyldt forhold mellem på den ene side

strengere straffe på et område og på den anden side

god ikke kun i den ene ende af danmark men også i den anden

alle steder leverer en god indsats

ministerens udstrakte hånd om at nedsætte en arbejdsgruppe hvor man netop kan tage udgangspunkt i nogle af de

og arbejde videre ud fra det i forhold til hvordan vi så kommer videre i landets regioner

det er jo derfor vi også i dag forsøger konstruktivt at bidrage positivt til

der ingenting er sket de sidste ti år jeg ved godt at oppositionen synes at det er den bedste måde at male et billede af at samfundet bare har stået stille eller også at det kun er rykket i den forkerte retning det er jo ikke rigtigt tilbuddene på også det her område er blevet forbedret der er mennesker der dagligt yder en enorm fantastisk indsats i blandt andet centrene for voldtægtsofre så er der så rum og plads til at tilbuddene på nogle områder

kunne blive bedre at nogle af de regioner som gør det bedst kunne sørge for at nogle af de regioner som gør det mindre godt

man gør brug af hinandens erfaringer og vi skal sikre at vi får nogle nationale standarder

der bliver et ordentligt tilbud på tværs af alle landets regioner det er det vi rækker en udstrakt hånd ud til i

og gerne vil arbejde konstruktivt

siger også i min tale at der er store forskelle nogle af regionerne imellem

set rækker en udstrakt hånd ud til

nu nedsættes den her arbejdsgruppe som netop med afsæt i den gældende vejledning og de input der er kommet med det her beslutningsforslag altså de foreslåede initiativer arbejder videre sammen med regionerne for

lave nogle anbefalinger som kan styrke indsatsen på området ikke kun i én region men i alle regioner

sørger for at lære af dem der gør det bedst

de regioner som måtte halte bagefter

at ordføreren faktisk er helt skuffet over ikke at være medforslagsstiller på forslaget som jeg også synes er et rigtig rigtig godt forslag nu er det jo sådan at jeg kan forstå at ordføreren nærmest synes

men jeg synes at jeg hørte ordføreren i sin tale sige

gøre de tiltag som står i det her forslag

stå og love guld og grønne skove

igen ser et ufinansieret løfte

de her punkter som socialistisk folkeparti har foreslået de har blandt andet foreslået at fristen for at kunne henvende sig skal være seks måneder

hvorfor er det lige at seks måneder er den rigtige skæringsdato kunne det ikke være ni måneder eller tolv måneder som i virkeligheden var det rigtige tilbud for det kan være rigtig rigtig svært

at de seks måneder præcist er den rigtige skæringsdato for jeg forstår at ordføreren er meget meget vidende på det her område

det skal der ikke herske nogen tvivl om så vil jeg sige at

synes jeg det er lidt ærgerligt at det overhovedet ikke er antydet

hvordan man forestiller sig pengene anvendt men det jeg egentlig tager ordet for

blive voldtaget er det værste der kan overgå

det vil jeg da bare gerne høre om

så må det jo indgå i diskussionerne om alle andre ting der kan ramme

så vi ved ikke hvordan man forestiller sig de

som jeg bare vil sige er skulle vi ikke prøve at sætte tingene lidt i perspektiv der er mange slemme ting der kan ramme mennesker

ikke det skal være en diskussion om hvem der rammes hårdest jeg synes bare vi skal være utrolig forsigtige

frygteligt at komme ud for en voldtægt jeg er ikke i tvivl om at det påvirker omgivelserne jeg er ikke i tvivl om at det kan være svært at komme videre med sit liv

i dansk folkeparti har det ligget os meget på sinde

ensartethed over hele landet

mennesker som bliver udsat for voldtægt

også stillet forslag til regeringen

barn eller voksen mand eller kvinde bliver udsat for et overgreb af den karakter er ikke noget man blot kan vifte af

og som vil påvirke en på mange måder det er det mest usle

på den måde at misbruge et andet menneske og udvise en ligegyldighed over for en anden

at voldtægtsforbrydere netop skulle straffes hårdere

synes er lige så vigtigt men jeg ved også hvad det gør

komme ud ret kort tid efter og møde den voldtægtsmand som har ødelagt hende for resten af livet

som skal være landsdækkende voldtægtsofre skal kunne henvende sig på et center og få behandling inden for seks måneder efter hændelsen de skal tilbydes en retsmedicinsk undersøgelse inden for en rimelig tid

i forhold til det konkrete behov samt tilbud om gruppeterapi de skal tilbydes hjælp fra socialrådgivere

parterne skal tilbydes mægling i egnede gråzonesager

skal oprettes tilbud til pårørende om hjælp til at håndtere egne reaktioner og til at støtte offeret det er seks punkter som vi i dansk folkeparti sagtens kan tilslutte os

har hørt tidligere have en finansiering på plads

forslaget og

også interesseret i at arbejde sammen om det her

en finansiering kunne vi tage stilling til det

af satspuljen vil vi støtte det og vil man lave en beretning er vi også med

hvis det her kommer til afstemning

på gaden igen jeg ved hvad det gør ved den kvinde som

en spand koldt vand i hovedet når hun opdager at sagen ikke kan føres for det største problem her

hundrede sager om året som ikke bliver anmeldt og det mindste vi kan gøre er at anerkende de her mennesker som ofre så hvorfor er det at dansk folkeparti ikke lige så hurtigt har pungen oppe af lommen når det handler om hjælp til de her ofre som når det gælder om en højere straf til de tolv overfaldsvoldtægter der foregår om året hvorfor er det at dansk

der er vi helt klart med og det stemmer vi ja til

er så gal over at man faktisk går ud og giver en

dom til voldtægtsmanden for det ene udelukker jo ikke det andet jeg mener det er to sider af samme sag jeg har stået og sagt at vil være med til det her men ordføreren må da forklare hvordan

er finansieret af en pulje som vi ikke engang ved hvordan er jeg kan ikke stå det må ordføreren da også vide og sige ja til et beløb grebet ud af luften taget et andet sted fra og fra hvem det kan man da ikke politisk

ja selvfølgelig stemmer vi for den her forbedrede hjælp man vil bruge syv hundrede og sytten million kroner på en tryghedspakke på flere fængselspladser

til hjælp til ofrene som udgør den største part af dem som

men som har brug for oprejsning og hjælp kan man ikke finde er det

være med til at finde ti million kroner til lige præcis de her ofre

finde den finansiering som ordføreren mener der er og jeg mener stadig væk at jeg bliver nødt til at vide hvor

dem fra skal man tage dem fra den pakke som

prøve at få fat i voldtægtsmændene

give folk en tryghed jeg mener at forebyggelse også har en berettigelse så vi sikrer at dem der begår de voldtægter kommer bag lås og slå så de ikke begår den næste voldtægt og den næste voldtægt

vi gerne vil gå ind i det her forslag

stiller de samme spørgsmål og jeg synes det er lidt søgt hvis man bruger det her som en valgkampstrategi

jeg har jo netop sagt vi vil gerne arbejde for det her kan vi gøre noget sammen men det lyder mere som om

er positivt jeg ser gerne et center

i region sjælland men jeg vil også finde ud af hvordan

hvor vi alle kan sidde og blive enige

jeg kan sidde og være med i en satspuljeaftale med til at finde penge og det tilkendegiver jeg også hvor meget mere vil man have

at tage det er kun et spørgsmål om diskussionen om satspuljen jeg

kan satspuljefinansieres bare for en ordens skyld

ligger inden for satspuljens rammer det

begrundes jo med at det er forskning ny formidling og den type ting ikke behandling

jeg bare spørge ordføreren om

være villig til at drøfte den her sag med sin finansordfører sådan at det kan indgå i nogle af de meget store pakker som df jo under alle omstændigheder får igennem vi kan diskutere om vi synes det er finansieret eller ej eller om vi synes det er rimelig finansiering det kan være ligegyldigt men det er temmelig mange millioner

ikke set det er noget

vi kunne finde nogle penge på området men som

fru lone dybkjær også var inde på tidligere

vi har med at gøre vi har kræftsyge patienter vi har børn med sjældne sygdomme vi har mange

brug for penge men jeg jeg mener også det her

vi kan blive ved med at belaste satspuljemidlerne med det her for det kan vi ikke det er sådan set formentlig regionernes opgave det kan vi diskutere men satspuljen har været med til at vise hvor det nytter at gøre noget og så er det jo om jeg så må sige finansloven som sådan der skal tage over

min opfordring til ordføreren om at tage kontakt til

derfor vil jeg hellere give

egentlig kan man blive helt bekymret ved at skulle starte den her debat

indtil nu kun har hørt positive

man bliver angrebet ret meget lad mig starte med at sige at seksuelle overgreb er stærkt krænkende og en voldtægt er en meget voldsom begivenhed at blive udsat for det er en meget krænkende begivenhed og det er ofte også en begivenhed som sætter sig spor resten af livet hos offeret og derfor er det naturligvis også noget

straffemæssigt og sundhedsmæssigt skal se ganske ganske alvorligt på derfor

om ofres muligheder efter en voldtægt

at vi skal se mere generelt på

vil derfor gerne kvittere for ministerens meget positive tilkendegivelse synes jeg her fra talerstolen om at ville nedsætte en arbejdsgruppe

på hele området på faglige input i forhold til den nuværende indsats

hvordan vi kan forbedre indsatsen og som tager udgangspunkt

her vil jeg også gerne sige at som politiker er jeg meget åben for om der

som vi ikke lige har evnet at se og som forslagsstillerne ikke har evnet at se

at vi får kigget på de store forskelle vi

se der eksisterer mellem de forskellige regioner

at vi får inddraget de erfaringer der er gjort siden man oprettede voldtægtscentrene tilbage

meget optaget af de store forskelle i tidsfrister det kan som offer være meget svært at henvende sig hurtigt og jeg ønsker især at tidsfristen gøres

henvender sig slet ikke til politiet som den første instans de henvender sig heller ikke til landets voldtægtscentre men landets offerrådgivninger

især fra pårørende

frivillige medarbejdere i alle landets offerrådgivninger henviser til de muligheder der er og til voldtægtscentrene og derfor er det rigtig vigtigt at der er en meget lang tidsfrist så offeret ikke føler sig i gåseøjne negligeret

selv om det så kan være svært at finde brugbare dna spor

må det ikke være det afgørende for at offeret ikke kan modtage en særlig omsorgsfuld behandling jeg synes derfor det er meget vigtigt at få en faglig vurdering

i det her beslutningsforslag og af den hidtidige indsats men så må jeg nødvendigvis sige at jeg altså også har brug for at få sat de faglige input i forhold til økonomien bag det her forslag

kan jo se at det kræver nogle flere tiltag og det ved vi koster penge

en arbejdsgruppe løbende orienterer os som politikere så vi kan følge med i hvad der sker

af de to grunde kan jeg så ikke stemme ja til forslaget men jeg vil sige at jeg synes det er et meget meget positivt forslag og jeg synes det er vigtigt at vi tager hul på debatten

sådan en debat om at være udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg

min slutbemærkning skal være denne opfordring

skal snakke med nogen og hvis man ikke selv

som findes i hele landet for vi må og kan aldrig

seksuelle overgreb men vi må og kan heller aldrig acceptere at ofre ikke får den hjælp de har behov for

ikke forstå at det konservative folkeparti ikke bare siger selvfølgelig går vi med på det her det er det der er brug for i forhold til ofrene hvordan har den konservative ordfører

lene espersen stod og lovede

det sagde hun i to tusind og syv siden er der ikke tilført en nickel til det her område intet man har intet gjort for at igangsætte noget man har

og det er stadig væk sådan at ofre i dag ikke får den hjælp de har brug for

tyve procent af henvendelserne

af ofrene som nu står uden nogen som helst hjælp

i så mange år og ladet stå til på det her område

det kunne være det var en fortalelse eller andet

og at de her seks punkter er de rigtige punkter og så virker alt godt

og ved at det her forslag koster ti million

anvist i forslaget

jeg må sige at

får magt som de har agt så bliver det rigtig rigtig skidt for det her land for man udsteder det ene ufinansierede løfte efter det andet jeg er så positivt indstillet som nogen kan være jeg har ikke sagt nej til at ville finde nogen som helst penge men jeg spørger bare lige så forsigtigt om vi kunne få en anvisning af økonomien og om det gjorde noget at vi fik et fagligt input i forhold til det skitserede forslag jeg beklager dybt

bliver angrebet så voldsomt og inderligt af

som jeg sagde i en tidligere bemærkning til en anden ordfører

godt forslag i den forstand at

er en god idé at vi i højere grad gør

her område jeg synes også overordnet set at vi skal fjerne så mange

som overhovedet muligt men vi skal selvfølgelig gøre os klart at hvis vi fjerner nogle af dem

en domfældelse i sagen

men det er så en anden snak jeg savner økonomien i det her jeg er udmærket godt klar over at

sammen med socialdemokraterne siger at de har fundet ti million kroner til det men men hvordan skal de her ti million

putter vi penge hen hvad er det for nogen områder der koster hvad

det er vigtigere at putte nogle penge i det her område end at udvide fængselskapaciteten så overordnet set er er der

for mit vedkommende ikke tvivl om at det er bedre at bruge nogle penge her

på fængselskapaciteten for slet ikke at snakke om grænsebomme og hvad der nu er fremme i

en stor research og det tager jeg hatten af for vi andre vil jo bare gerne vide en lille smule om

hvad de forskellige fagfolk har sagt jeg synes derfor det

noget om hvor hurtigt det her kan gå

ikke har et center men jeg synes godt

være rart hvis ministeren sagde

ordfører og jeg kan også forstå at fru lone dybkjær har haft lidt det samme problem som os andre nemlig at der var mange gode forslag og andet som man så gerne ville have nogle videre

at det var svært at gennemskue økonomien i det her

anvist hvor skal komme fra konkret

anvist i en konkret prioritering i forhold

finansieringerne generelt set

jeg synes det er en tåbelig diskussion man kan altså finde syv hundrede million kroner lige pludselig til et eller andet forslag som jeg er lodret imod fordi man laver en aftale med dansk folkeparti men det er én side

forholdt jeg mig til jeg siger så at jeg hørte

det gør at vi ikke kan diskutere det jeg vil også sige at hvis

skal gå ind i sådan et forslag skal vi selvfølgelig vide hvad det koster når vi lige pludselig udvider til seks måneder

ved man det eller siger man bare vi har en ramme på ti million

gøre det bedst tænkelige inden for den ramme det aner vi ikke noget om

og jeg er selvfølgelig også glad for at vi trods alt får et udvalg på det her område for det betyder jo at sf’s forslag i en eller anden udstrækning

det det synes jeg da er en god ting for ofrene jeg kan ikke forstå at det her

til et spørgsmål om økonomi

have hjælp vi har selvfølgelig undersøgt økonomien i

som vi nævner er jo projekter der har været i gang derfor ved vi hvad projekterne har kostet vi har set evalueringer af projekterne

så selvfølgelig kan man sjusse sig frem til det her

daværende konservative justitsminister fru lene espersen sagde at

de har brug for siden er der så bare ikke rigtig sket noget voldtægt er en utrolig krænkende oplevelse men jeg tror det er næsten endnu mere krænkende når man oplever at man ikke kan få den hjælp man har brug for at man ikke kan få den psykologhjælp der skal til at man ikke kan føre sin sag i retssystemet fordi beviserne simpelt hen ikke kan bære sagen det mindste vi som samfund kan gøre er at anerkende de her mennesker og jeg kan ikke forstå at man fra regeringens side ikke er sen til at hive pengepungen op af lommen når der skal skaffes syv hundrede og sytten million kroner til en tryghedspakke

et så lillebitte forslag og så lillebitte en gruppe her

kan stå og sige

selvfølgelig finder pengene til det ministeren konstaterede at der forskel på centrene ja det er der

end tre dage efter at overgrebet er sket baggrunden for at man i region syddanmark netop har udvidet grænsen til syv dage er

eventuel retssag og efterforskning efterfølgende

en masse ofre der faktisk mister muligheden for at kunne føre en sag efterfølgende fordi de ikke kan henvende sig

jeg synes det er utroligt at man synes at der skal mere straf til

vil koste tolv million kroner i kriminalforsorgen jeg anfægter ikke at straffen ikke kunne være højere

til at realisere det her forslag det handler om en lille restgruppe som skal garanteres psykologhjælp som skal garanteres at kunne henvende sig så så vi kan oprette pårørendetilbud til de traumatiserede familier

som en valgkampsstrategi

jeg vil tillade mig at gøre på ofrenes vegne det synes jeg simpelt hen er så arrogant sagt sf har villet i lang tid og da vi fik det sidste lovforslag som forbedrede retsstillingen for ofrene

var det ikke med dansk folkepartis mellemkomst det var s og sf som havde fremsat beslutningsforslag om at styrke ofrene og det førte rent faktisk til et lovforslag som vi behandlede her

bare sige at al den snak om ofre som dansk folkeparti ofte stiller

det viser sig at når det kommer til stykket så er man slet ikke klar

sige ja de har siddet på deres hænder

fire år uden at gøre noget ved det her område trods det at man har sagt at det ikke måtte være et spørgsmål om økonomi så er der ikke tilført noget yderligere der er ikke sat nogen undersøgelser i gang der er ingenting gjort for at sikre ofrene for voldtægt bedre men mine afsluttende ord vil være at jeg trods alt takker for at der kommer et udvalg

ville være at sikre ofrene og sige at det er det vi sætter i gang nu

jeg har siddet og lyttet med på samtlige ordføreres indlæg alle ordførere er kommet med deres opbakning og den eneste man kan takke

arrogance så det batter noget ordføreren siger

om økonomi og at det er pinligt at vi skal stå og snakke om ti

samtidig vil ordføreren gerne bruge rigtig meget

sin taletid på at fortælle om hvor mange penge der kan bruges på andre ting igen må jeg sige at socialistisk folkeparti fremsætter et

vidst at de konservative ville gøre det her til et spørgsmål om økonomi

lene espersen engang stod og sagde

være havde jeg selvfølgelig skrevet det ind der ligger evalueringsrapporter der har været projekter i gang og derfor ved vi meget godt hvad det her vil koste at udbrede

pulje som vi har skaffet

at det er korrekt når jeg siger

får ensartet hjælp på alle voldtægtscentre i danmark den konservative ordfører stod her og talte længe om at tidsgrænserne

hører det svar jeg lige har fået fra ordføreren økonomi skal ikke tælle noget der skal ikke stå

ynkelige jeg

jeg står med et forslag som

diskuteret i min gruppe og som jeg har stået og

jeg har bare spurgt hvad er økonomien og så står ordføreren og slynger om sig

det er guld og grønne skove her kommer vi og man at skrive penge i nogen forslag uha det lover

den holdning at det her udelukkende er et spørgsmål om økonomi man har simpelt hen ikke en holdning til at ofrene skal have bedre hjælp end

må jo tage til efterretning at det er

jeg mener ikke forslagsstillerne har redegjort for økonomien

måtte sige det og jeg går slet ikke ind i det her med om tingene er ufinansierede eller noget som helst det slagsmål regeringen kører frem hele tiden

gider jeg ikke deltage i det jeg bare siger er hvordan når man helt konkret frem til ti

og nu beklager jeg jeg har ikke haft tid til at læse alle evalueringsrapporter og

er jo også en af grundene til at det ikke er os

nu ved jeg godt at ordføreren faktisk sagde at man kan sjusse sig frem

har det skal de regioner der ikke har villet prioritere

at der typisk skal til af psykologsamtaler så er det jo bare at tage antallet af henvendelser sådan cirka og gange op med det og så har vi lagt lidt til for at være hundrede procent på den sikre side

kan man være fuldstændig tryg ved det der er to forskellige økonomiske planer sådan er virkeligheden s og sf har fremlagt

jeg gider slet ikke gå ind i den der overordnede diskussion med fair forandring kontra regeringens

man sig så forestiller man sig at der skal tilføres flere midler til center et eller andet som ikke har lavet noget eller hvad er det egentlig man tænker man kunne også bare sige jamen

må de finde og det må indgå i nogle andre overordnede betragtninger jeg beder bare om svar hvad koster punkt et hvad koster punkt to hvad koster punkt tre

har vi fundet ud af hvilke centre der tilbyder hvad og derefter har vi fundet ud af hvor mange ofre

koste hvad koster en psykolog i timen og hvad vil det koste hvis man skal have det her gennemsnitlige tal udvidet til den ramme som der er brug for og så har vi ganget op på den måde derudover

det ved vi også hvad koster hvis alle centre

så vil det koste så og så mange penge men tallene har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

ville føre til en sådan begrænsning af institut for menneskerettigheders virksomhed

i realiteten ville svare til en nedlæggelse af instituttet og det kan regeringen ikke støtte regeringen har ingen planer om at begrænse institut for menneskerettigheders virksomhed eller instituttets deltagelse i den offentlige debat jeg skal derfor anbefale folketinget at afvise forslaget institut for menneskerettigheder blev oprettet i to tusind og to

om etablering af dansk center for internationale studier og menneskerettigheder som det fremgår af loven er centeret og dermed instituttet en selvejende institution den daglige ledelse varetages af en direktør som er udpeget af og står til ansvar over for instituttets uafhængige bestyrelse instituttets opgaver er fastlagt i loven og omfatter blandt andet at rådgive folketinget og regeringen om danmarks forpligtelser på menneskerettighedsområdet at varetage en selvstændig og uafhængig forskningsindsats

at bidrage til gennemførelsen af menneskerettighederne i ind og udland det fremgår endvidere af loven at instituttet har status som national menneskerettighedsinstitution i overensstemmelse med fns såkaldte parisprincipper som blandt andet kræver at disse institutioner er og fremstår uafhængige parisprincipperne stiller endvidere krav til elementer som mandat ekspertise og uafhængighed som alle indgår på lige fod i grundlaget for de nationale menneskerettighedsinstitutioner institutionernes fundamentale rammer skal således bygge på egen identitet og et vist mål af økonomisk og strukturel sikkerhed

for regeringen at fastholde instituttet som danmarks nationale menneskerettighedsinstitution med den brede kompetence som fremgår af parisprincipperne som vi er forpligtet til at støtte og udbygge i henhold til osces københavnsdokument og en række fn resolutioner som vi selv

som i øvrigt ofte er oprettet med det danske institut som model uden en sådan menneskerettighedsinstitution ville vi sakke agterud i at fremme og beskytte menneskerettighederne og det er ikke regeringens målsætning det giver således rigtig god mening at fastholde instituttet som en national menneskerettighedsinstitution med bred kompetence i overensstemmelse med parisprincipperne i overensstemmelse hermed er instituttet oprettet som en selvstændig instans hvis virksomhed foregår uafhængigt af regeringen

vurderinger og udtalelser tværtimod

instituttets uafhængighed jo en forudsætning for dets troværdighed og det at vi har en uafhængig bredspektret og effektiv national menneskerettighedsinstitution er en forudsætning for troværdigheden af vores menneskerettighedspolitik da regeringen i sin tid oprettede instituttet indgik en uafhængig vurdering af regeringens initiativer i mandatet fordi det er en vigtig funktion i et demokratisk samfund det er min vurdering at instituttet lever op til de forudsætninger der er fastlagt i loven og til mine forventninger det er således mit indtryk at instituttet i almindelighed leverer et solidt arbejde på et forskningsbaseret grundlag

ikke altid er enig i alle konklusionerne instituttet er uafhængigt og det er en styrke

bekymret hvis instituttet hele tiden var enig med regeringen nogle vælger at kalde instituttet for en interesseorganisation og det kan man for så vidt godt sige de interesser som instituttet varetager er respekten for menneskerettighederne

baseret på det relevante lovgrundlag

de institutioner i både ind og udland der har til opgave at fungere som vagthunde og bidrage med høringssvar og debatindlæg på et sagligt grundlag skal naturligvis have mulighed for at løfte den opgave de er sat i verden for at udføre regeringen lægger vægt på en åben og fri debat

debat der adskiller demokratier fra andre systemer også selv om det kan føre til ytringer er ubekvemme og som også kan være ubekvemme for en regering det er jo netop hvad vi forventer eller rettere forlanger af andre lande instituttets brug af ytringsfriheden er et godt eksempel på denne rettigheds helt centrale betydning for at sikre og fremme

af menneskerettigheder generelt

internationale forpligtelser som vi er bundet af og det gælder ikke mindst på menneskerettighedsområdet

vi kritiserer andre lande for at forsøge at begrænse ytringsfriheden og den åbne og fri debat vores troværdighed ville lide et knæk hvis vi selv gik på kompromis med disse grundlæggende demokratiske principper gennemførelsen af danmarks forpligtelser på menneskerettighedsområdet er genstand for uafhængig international overvågning blandt andet ved eksaminationer i fn vi tager vores rapporteringsforpligtelse meget alvorligt og det gør vi

med de anbefalinger vi modtager selv om vi ikke altid er enige

som nævnt er det instituttets opgave at bidrage til gennemførelsen af menneskerettigheder i både ind og udland og en meget stor del måske størstedelen af instituttets arbejde er internationalt i danske medier og den danske offentlighed er der naturligt nok mere fokus på instituttets virksomhed

danske forhold end på dets meget omfattende internationale arbejde men som nævnt foregår måske det meste af instituttets virksomhed på den internationale bane instituttet har således en lang række projekter i udviklingslandene for eksempel i mali zimbabwe kina afghanistan og så videre

instituttet om at fremme menneskerettigheder demokrati og frihed både her i landet og i udlandet

internationale menneskerettighedsarbejde ligesom andre ministerier også er i løbende dialog med instituttet og det har vi ikke tænkt os at lave om på

et spørgsmål om måske at undgå de her

ministeren ganske vist siger at man kan være uenig

tage debatten altså vi går jo også fuldstændig ind for ytringsfrihed det

problemet er når det kommer fra et institut som ligesom skal holde øje med om menneskerettighederne bliver overholdt og der synes jeg måske

konstatering af om

million kroner om året og gør ganske givet et godt stykke arbejde det er i tvivl om men der er altså også eksempler på at man politiserer lidt vel rigeligt et af de seneste eksempler som jeg er

når institut for menneskerettigheder går ud

det her altså er en krænkelse af menneskerettighederne mener ministeren så

politisering instituttet kan have deres opfattelse af tingene og

en lang række eksempler fremme i pressen hvor instituttet har har kritiseret beslutninger der er blevet truffet også her i folketinget

jeg synes altså at netop det at der er en uafhængig

vurdering og en uafhængig

der berettiger dem til at have

med instituttet hvis de bare sagde at alt

var godt og aldrig var kritiske over for noget jeg synes det er vigtigt

af menneskerettighederne og det har jeg sådan set ikke nogen problemer med

at holde øje med om menneskerettighederne bliver overholdt jeg mener også det er det instituttet skal gøre men det som jeg synes man springer over

i mine øjne politisering

lov til at komme med deres politiske holdning men det kommer altså fra institut for

den offentlige debat både den nationale og den

internationale og når institut for menneskerettigheder måtte sige noget som som jeg eller andre måtte være uenige

efterlever de forpligtelser som vi

måtte forpligte danmark på det er domstolenes opgave men

jeg ser det altså ikke som nogen politisering jeg ser det som

så nogle gange har en anden opfattelse end den jeg måske har

noget problem med jeg synes det er vigtigt at der er en mulighed for at have den frie debat

af nævn eller andre ting ikke at folk kritiserer deres holdninger

finde sin afslutning

og redegør for regeringens holdning til et beslutningsforslag fra dansk folkeparti

været noget offentlig debat omkring

været fordi institut for menneskerettigheder

en række sager har valgt at gå lidt videre end det som nogle har tolket er

bemærkningerne til beslutningsforslaget

den her video som institut for menneskerettigheder har finansieret i anledning af tres års jubilæet for

det var et problem at der ikke var nok mørke dukker

et større og vigtigere område hvor institut for menneskerettigheder kunne tage fat det må jeg

jeg har noteret mig at institut for menneskerettigheder ikke blot kommer med

bestyrelsen i særlig grad den tidligere bestyrelsesformand som har skrevet

så ikke bestyrelsesformand længere og den nuværende

har lagt en politiserende linje og

forkert udgangspunkt at blande objektive juridiske vurderinger sammen med politiske udtalelser om at

ikke bliver lyttet så meget og man udsætter også sig selv og sin institution for kritik og det har der i høj grad været af institut

kritiseret institut for menneskerettigheder men det ændrer ikke ved det faktum at vi i venstre ikke ønsker

begrænse institut for menneskerettigheders muligheder for

ytre sig kritisk det er et selvstændigt

mener er bedst for at tjene den sag og det mandat de nu engang har hvis de vurderer at det er at være politiserende og blande nogle objektive juridiske vurderinger sammen med nogle politiske holdninger så har de lov til det og så skal de have lov til det

til at man måske

det er i hvert fald den konsekvens det har haft i forhold til den værdi jeg tillægger institut for menneskerettigheders høringssvar

jeg bare sige at i venstre har vi en noget anden holdning til tingene end

socialdemokratiet man kan se

information i dag at herre henrik sass larsen politisk ordfører for socialdemokratiet ønsker at

i portostøtten til de borgerlige medier fordi de åbenbart er kritiske over for hans parti og socialdemokratiets politik det er ikke den linje vi ønsker

lægge i venstre vi vi accepterer at der er nogle der kritiserer os og vi tager gerne debatten man skal finde sig i at hvis man kritiserer nogle

det er vel fair nok det er sagligt det er demokrati det er ytringsfrihed men vi ønsker ikke

mandat som der ligger lovgivningsmæssigt de må finde sig i at når de kommer med med kritik så vælger vi

politiske budskaber sammen med med objektive juridiske vurderinger

på den juridiske og det tjener måske ikke det overordnede formål som

sige at vi i venstre forstår

institut for menneskerettigheder glæder sig over

fra venstres ordfører vi har for ikke så længe siden her i folketingssalen vedrørende debatten om ægtefællesammenføringsregler

have jura som er meget firkantet om det ene

og her får jeg så at vide fra venstres ordfører

striks jura men

med politiske indlæg og indlæg som venstre ikke

bryder sig om eller som venstre ikke synes er den bedste måde at bruge deres ressourcer på eller lignende de to ting

at juraen er politisk eller at juraens vurderinger er politiske og så sige til

når de siger sådan og sådan politiserer de

et af de argumenter som som jeg fremførte

det var faktisk netop en anbefaling om at skille de to ting ad når jeg kritiserer institut for menneskerettigheder

laves høringssvar hvor man kigger på om

konkluderer at det er det ikke og man så efterfølgende institut for menneskerettigheder

en politisk vurdering

institut for menneskerettigheder godt komme

vi vælger så bare at tage diskussionen vi vil ikke true institut for menneskerettigheder med at at indskrænke deres mandat sådan som herre henrik sass larsen på oppositionens vegne ønsker at gøre

har gennemført en massakre på de såkaldte smagsdommere og andre

netop ændret i vedtægterne

den tidligere konstruktion som var en stærkere konstruktion og som var en konstruktion som

sådan set

den diskussion som integrationsministeren deltog i omkring

at ministeren sagde at jura

anbefalinger baseret på lovgivningsmæssige konventioner og andet

mellem en juridisk vurdering og en politisk

et lovforslag er i strid med danmarks internationale forpligtelser europæiske menneskerettighedskonvention

det er fint nok det er ganske udmærket men men

stærkeste kort er at de har en juridisk kapacitet og

i forhold til vores internationale forpligtelser

holde sig til den del og så neddrosle den politiske argumentation

jonas christoffersen instituttets direktør

det skader integrationen når guleroden at få permanent ophold

bliver illusorisk så vil færre udlændinge lægge sig i selen for at blive integreret

en politisk holdning

redegjorde for regeringens indstilling til det her beslutningsforslag

at en del af det er at rådgive folketinget og det

det synes jeg må hænge lidt i luften

institut for menneskerettigheders arbejdsopgaver

rådgive folketinget så de lever

jeg synes

få venstres ordfører til at sige

at når ministeren taler på regeringens vegne og siger

den tidligere socialdemokratiske regering eller en eventuel kommende socialdemokratisk regering vil

har en anden juridisk vurdering selvfølgelig bliver der lyttet til institut for menneskerettigheder men når

at man stille og roligt kommer til at være lidt tvivlende over for

det samme og det er jo sådan at

fra institut for menneskerettigheder fra en række af de andre høringsberettigede organisationer til det lovforslag kigger man jo på og jeg er sikker på at socialdemokratiet også har det sådan at nogle af de vurderinger

og anbefalinger der kommer tillægger man stor værdi og nogle mindre

hvordan hun kan stille sig op på den der høje piedestal når hendes politiske ordfører i dag i information er ude at sige at vi skal begrænse presse og ytringsfriheden fordi der er nogle aviser der ikke skriver noget pænt

positiv behandling af sagen det som jeg egentlig studsede lidt over

er der har jeg måske opfattet det en lille smule anderledes end fru karen hækkerup

hvis de for tit kommer med den der politiske slutkommentar altså der er en vurdering men så kommer de for tit med en politisk kommentar om at det bør man måske ikke gøre

man begynder at lægge mindre vægt på hvad der bliver sagt

og så i øvrigt glemmer det politiske for så vil man jo netop lægge vægt

er en selvstændig institution med en selvstændig bestyrelse

og de må lægge den linje hvordan de bedst muligt forvalter den opgave det er

sende høringssvar ind og lave menneskerettighedsarbejde der kan man jo vælge at

man mener at der er enormt store menneskerettighedsproblemer i danmark og bruge mange ressourcer på det man kan også vælge at

største menneskerettighedspolitiske udfordringer og det

for landets grænser i den i den store verden men det må i sidste

nærmest beklagede at han ikke kunne gå ind for

nødt til at spørge om venstres ordfører mener at

set at den debat vi har her i dag sætter fokus på hvordan institut for menneskerettigheder

et beslutningsforslag som vi i venstre ikke kan støtte men man må da sige at nogle af pointerne er

at man vælger at prioritere at bruge penge på en en dukkevideo med anbefalinger

man skal lave i danske børnehaver

har valgt at prioritere på i institut for menneskerettigheder fint nok men så må de også leve med at der er nogle politikere

rimer jo ikke helt på ordet frihed

spørge er det ikke sådan at menneskerettighedsinstituttet faktisk ville forsømme

kritik

meninger i de tilfælde hvor forslag som kommer op her salen ligger på kanten af menneskerettighederne

de kan vel ikke have pligt til at være uafhængige

må gerne kritisere undertegnede regeringen

folketingets arbejde institut for menneskerettigheder

trække støtten til særlige aviser

tage støtten fra borgerlige debattører

institut for menneskerettigheder prioriterer deres ressourcer men når de er

de prioriterer anderledes end vi individuelt eller som politisk partier eller som folketingsmedlemmer

måske indledningsvis starte med at sige at vi ikke ønsker at fratage nogen medier nogen støtte

arbejdskommissoriet for institut for menneskerettigheder således at de ikke skal koncentrere sig særlig meget om hvad der sker herhjemme

hvad der sker andre steder jeg synes at

at krænkelser af menneskerettigheder kan ske alle steder og vi har et institut for menneskerettigheder som har et kommissorium som er bredt og som handler om at rådgive folketinget

regeringen om hvad der sker i ind og udland og stå for

tale jeg synes at den var god jeg synes at den var klar og jeg synes at den meget klart og præcist redegjorde for hvorfor det er vigtigt at vi

og hvorfor vi også skal værne om at den uafhængighed

er en som selvfølgelig er en forudsætning for deres troværdighed og en som vi har respekt for i folketinget

de bliver altså småfornærmede vi ser ganske ofte at når der skal nedsættes nævn eller kommissioner

at enkeltindivider simpelt hen bliver pillet ud fordi de har ytret sig kritisk det synes jeg er meget betænkeligt

men jeg kan på vegne af socialdemokraterne klart afvise at vi på nogen måde kunne gå ind i overvejelser om at støtte et forslag der i den grad vil underminere institut for menneskerettigheders virke

hvis vi gik ind på det her

meget glad for ministerens tale jeg er dog ikke altid enig

det ikke altid er min opfattelse at det er sådan det virker men jeg var glad for ordene og den kraft de blev sagt med

jeg synes at det var bekymrende at skulle høre på at

enig i at institut for menneskerettigheder politiserer

at gå langt når man påtænker at institut for menneskerettigheders kommissorium lige præcis

den opgave at rådgive folketing og regering derfor har de selvfølgelig også ytringsfrihed til at sige præcis hvad det er der ligger dem på sinde når de gerne vil rådgive os i hvordan vi bedst muligt sikrer at menneskerettighederne overholdes

institut for menneskerettigheder siger de skal gøre

det fordi jeg tog et eksempel tidligere hvor institut for menneskerettigheder har sagt

bedragere det er en indskrænkning af privatlivets fred og jeg ved ikke hvad vil man så lade være med det

tilgang som dansk folkepartis ordfører har

af udtalelser fra institut for menneskerettigheder

altid vil lytte med respekt og jeg vil anerkende de argumenter der

det muligt at der er en politisk uenighed er så fint men det betyder ikke at jeg synes at institut for menneskerettigheder politiserer men kompetencen til at lave lovgivning ligger i det danske folketing og der ligger den når man har taget en debat på et veloplyst grundlag og der skal selvfølgelig indgå alle de overvejelser bekymringer og tanker der kan lade sig gøre men det er folketinget der vedtager lovgivningen

institut for menneskerettigheder

man har til at tage en samtale om nogle af de problemstillinger der bliver nævnt når man som

bare afviser at ville lytte alene alene fordi det er bestemte personer eller institut for menneskerettigheder der udtaler sig

er så ligegyldigt og så politiserende

helt andet end at tage en konstruktiv debat at gå ind i en dialog og forholde sig til de argumenter der kommer frem

det er rigtigt vigtigt at pointere at uanset hvilken regering der sidder i danmark skal man respektere

det er også derfor at vi når vi laver lovgivning i danmark altid skal sørge for at have den vinkel med inde over vi må ikke være en retsstat der går på kompromis med menneskerettighederne det bliver i

stemme at man begrænser pressefriheden i danmark

socialdemokraternes politik at trække nogle aviser i støtte men

der s profil blæser til

talsperson den politiske ordfører citeret for at sige

det der er socialdemokratiets politik er

har tænkt sig at gøre når det nu er

har været ude at sige at det her er sagt med et skævt smil og at det selvfølgelig ikke er partiets politik at man på nogen som helst måde vil gå ind og begrænse pressefriheden

synes at det siger meget at det er det eneste kort venstres ordfører har at trække i en debat hvor venstres ordfører har stået på folketingets talerstol

og talt så man overhovedet kan når man alligevel skal ende med

i virkeligheden fremstår det ganske tydeligt at stod det til

tage ordet om lidt og sige at beslutningsforslaget

vi i venstre er ikke enige med dansk folkeparti

at socialdemokratiets politiske ordfører godt tænke sig

man gennemarbejdet det inden man lægger det frem i folketinget

læser man ikke altid citater igennem og ting

venstres ordfører bagefter har måttet sige det var ikke den sammenhæng og det var ikke sådan det skulle forstås

forklaring på hvorfor et demokratisk samfund som det danske skal have et center som

afgørende at vi har uafhængige centre uafhængige institutioner

demokrati handler ikke bare om flertallets ret

også sikrer minoriteters rettigheder

de etniske sociale og seksuelle mindretal men også mindretal i forhold til tro eller politiske holdninger

direktør fyret

politiseret så det kommer ikke bag på mig og jeg tror heller ikke det kommer bag på mange af dem der kender dansk folkepartis

for ikke så længe siden var det jo lige præcis

og andre institutioner som var med til at påpege at den tidligere

ministeriets forvaltning af reglerne

førte til at ministeren måtte

set ligeglade med og de har også flere gange udtalt

ligeglade med internationale konventioner jeg jeg synes det

har gavn af det fordi de regler i allerhøjeste grad

men er med til at lave nogle fælles spilleregler som alle uanset størrelse skal rette sig efter og det er klart

det har lande som er små i størrelse

gavn af hvorimod lande som frankrig tyskland usa kina indien og brasilien kunne være ligeglade fordi de har så meget magt og styrke

var nogle internationale regelsæt som gør at de skal overholde det sæt spilleregler

man her til slut kunne stille et polemisk spørgsmål

andre lande for overtrædelse af menneskerettighederne

andre lignende institutioner i europa eller i eu sammenhænge eller

danske myndigheder hvis det er at dansk folkeparti ikke gider lytte når andre landes institutioner eller europæiske institutioner kritiserer danmark

ikke giver nogen mening så selvfølgelig er vi klart afvisende over for det her forslag vi mener det er afgørende at vi har et

støtter landene i nordafrika landene i mellemøsten

en lignende institution i danmark som også kan

for menneskerettigheder det er vi i det konservative folkeparti stærkt imod

det vil nemlig reelt føre til en nedlæggelse af instituttet og det vil være katastrofalt vi vil hverken begrænse instituttets virksomhed eller dets ytringsfrihed instituttet er uafhængigt

har ret til at sige hvad de vil engang imellem siger de nogle fjollede ting om dukker og sådan noget men det er

repræsenterer instituttets arbejde generelt vi mener det er vigtigt at institut for menneskerettigheder fastholdes som danmarks nationale menneskerettighedsinstitution med den brede kompetence som fremgår

osces københavnsdokument som vi selv

vi sammenligner os med har sådanne

i øvrigt oprettet med det danske institut som model vi mener generelt at instituttet laver et fremragende stykke arbejde

i udlandet i danmark rådgiver instituttet ikke bare regeringen folketinget ministerierne og embedsværket de hjælper også civilsamfundet og danske borgere med at få indflydelse

lige været til eksamen i menneskerettighederne i

institut for menneskerettigheder der hjalp udenrigsministeriet med at komme i dialog med danskerne det var institut for menneskerettigheder der sikrede en dialog med danske ngoer og offentligheden og det var institut for menneskerettigheder der havde rollen med at sikre at også danskernes og minoriteternes stemme blev hørt

for menneskerettigheder producerede viden og dokumentation der skabte grundlaget for at diskutere menneskerettighedssituationen

dette er et udtryk for en sund demokratisk konstruktion og det vil efterlade et hul i vores retsstat

muligheder for at ytre sig bliver til virkelighed det er vigtigt at vi i danmark har et uafhængigt institut der kan sikre at ny lovgivning kvalitetssikres og at konsekvenserne af eksisterende regler hele tiden bliver overvåget og vurderet begrænser man instituttets mandat er det et alvorligt slag mod

den danske tradition om at skabe forbindelse mellem de civile organisationer og landets politikere og magthavere hvad angår instituttets arbejde i udlandet er det vigtigt at huske på at instituttet ikke bare opererer i danmark men faktisk

en meget førende position i verden når det kommer til at fremme menneskerettigheder og demokrati internationalt instituttet har en lang og stor erfaring med at opbygge civilsamfund

sikre menneskerettigheder i lande der har været gennem store omvæltninger tidligere har det for eksempel været i serbien og rwanda men instituttet er jo også meget relevant nu hvor der er store forandringer i eksempelvis nordafrika og mellemøsten

instituttet har en ekspertise som udlandet efterspørger og denne ekspertise risikerer vi altså at underminere hvis vi begynder at sætte politiske bånd på

må sige eller gøre sidst men ikke mindst

at når autoritære regeringer i udviklingslande forsøger at begrænse mandatet for deres nationale

at der sker forandringer i retning af begrænsninger af demokratiet og frihedsrettighederne det medfører ofte kraftige reaktioner fra donorer og udenrigsministerier i form af sanktioner og trusler om at stoppe finansiering alt i alt mener vi i det konservative folkeparti at instituttet gør et fremragende stykke arbejde og derfor kan vi ikke støtte dansk folkepartis

er hensigten med det her forslag det her forslag har

lukke munden på institut for menneskerettigheder derfor var det også meget velgørende at ministeren her så klart satte foden ned og sagde

når man ser på den slags forslag

bliver man jo også nødt til at vurdere dem på

hvad de skal tjene til

og jeg tror faktisk ikke der findes et eneste menneske her i salen inklusive

som ser det her forslag som en styrkelse af menneskerettighederne som en styrkelse af respekten for menneskerettighederne det er jo helt lysende klart at det man vil her er at man vil undergrave selve fundamentet for menneskerettighederne man vil have lov til at kunne gå lidt længere et skridt længere på kanten af menneskerettighederne uden at nogen modsiger partiet dansk folkeparti henviser til en lang række eksempler hvor instituttet har været kritisk til netop forslag fra partiet det er alt sammen forslag som

af de forskellige menneskerettighedskonventioner og når instituttet så stiller

er rettet mod dansk folkeparti så politiserer man ellers hører man ikke om politisering og når man politiserer kommer med kritik af dansk folkeparti ja så er der kun ét svar så skal det forbydes i radikale venstre er vi af en helt anden opfattelse vi mener ikke bare at det er instituttets ret at pege på ting som kan være problematiske i forhold til den danske lovgivning og internationale aftaler vi anser det helt enkelt for instituttets pligt det er det vi har dem til det ville simpelt hen være pligtforsømmelse hvis instituttet ikke gjorde opmærksom på love og regler som befinder sig på kanten af de principper vi er forpligtet til at overholde så siger dansk folkeparti at instituttet jo ikke har pligt

politisere næh det er da så sandt som det er sagt men problemet er jo bare at alt det som dansk folkeparti ikke kan lide

stemplet som politisering dansk folkeparti forstår simpelt hen ikke at instituttet er vogtere af menneskerettighederne og derfor også har pligt til

ytre sig så folketinget ikke kommer galt af sted med lovgivning som kan være i strid med internationale konventioner

eller upartisk i sine meldinger nej selvfølgelig er instituttet ikke neutralt

altid på menneskerettighedernes side og derfor er de meget partiske når det gælder menneskerettighederne og angreb på menneskerettighederne jeg synes at dansk folkeparti med det her forslag fuldstændig har klædt sig selv af til skindet her har man foregøglet folk

slå andre i hovedet med det synes jeg er afslørende og jeg synes også det er uværdigt og radikale venstre kan på ingen måde

menneskerettigheder det tror at der er nogen af os i dansk folkeparti der har

en menneskeret at være en social bedrager som vi ikke må stoppe

der foregår i lufthavnen men jeg går ud fra at man følger landets love love og det er vel så noget som man vedtager på demokratisk vis her i folketinget ligesom man vedtager at institut for menneskerettigheder er et uafhængigt institut som skal vogte menneskerettighederne

af proportioner at forsøge at fange sociale bedragere

bedragere jeg bliver nødt til at sætte mig ind i hvad det egentlig er der foregår jeg kunne jeg kunne virkelig godt forestille mig at det var ude af proportion

var på kanten af hvad man kan gøre over for alle dem som passerer lufthavnen

kender ikke indholdet i det her

kunne sagtens forestille mig at det netop var ude af

nu sagde fru pia adelsteen at i dansk folkeparti var der ikke nogen der havde noget mod menneskerettigheder

citat op fra to tusind

vor tids fordærvsmagt

det kan vel ikke siges tydeligere at man betragter menneskerettigheder som noget fanden har skabt

flere af dansk folkepartis medlemmer

respekten for menneskerettighederne har været fuldstændig fraværende endda undermineret gennem at man for eksempel på indfødsretsområdet jo vil blæse på

vedtaget i internationale konventioner det så vi også partiet stemme imod

vil jeg bare henvise til udenrigsministerens ganske fremragende tale imod

og glæde mig over at samtlige partier i

tager afstand fra dansk folkepartis forsøg på at begrænse instituttets virkeområde

udtrykke ønsket om at der måske var lidt flere områder hvor dansk folkeparti blev isoleret med

der er lidt for mange steder hvor dansk folkeparti faktisk kommer igennem og får andre til at støtte sig men ikke på det her område

det er imponerende at man ikke kan tage at sige ja der kommer politiske ytringer fra institut for menneskerettigheder for det gør der og det er faktisk det jeg synes er bekymrende

der kommer så sikkert også en fra justitsministeriet

kommer fra institut for menneskerettigheder er

det er bekymrende at man ikke vil gå med til det her at man ikke siger jamen skal institut for menneskerettigheder være noget der har en værdi så er det jo netop bare menneskerettigheder

folk fra usa og så videre debatten har kørt i fire timer i dag så jeg tror alle kender den

som privatperson man skal komme med den som direktør for institut for menneskerettigheder

hvert fald respekten for de ytringer der kommer derfra det må jeg sige

synes måske nok det er lidt hårdt af ministeren og konservatives ordfører at sige

svarer til at man nedlægger institut for menneskerettigheder

men det begrænser i hvert fald deres kommissorium en del og så kan man måske slippe for de der politiske

udtalelser som de er velkomne til at komme med som privatpersoner men ikke som institut alt andet lige

fået området med ligestilling som de også skal tage sig af men det er den saglige vurdering man gerne vil have derfra det er den saglige vurdering overholder vi de konventioner som vi har sagt ja til så længe vi er med i nogle konventioner

skal vi selvfølgelig overholde dem det er det de skal tjekke af men det er

de siger jamen det gør i sådan men i er nok lidt på kanten og så synes vi i øvrigt ikke i skal lave det her alligevel hvis den sidste del ikke er en politisk bemærkning ved jeg simpelt hen ikke hvad det er og at man bruger skatteborgernes penge

så kan man være nok så uafhængig en institution

hvis nu dansk folkeparti siger at instituttet kun må komme med kritiske bemærkninger til

så må instituttet godt udtale

høre hvis nu de danske skattekroner skal gå

at finansiere et institut som må kritisere andre lande for overtrædelse af menneskerettigheder samtidig med at dansk folkeparti jo har den holdning at udenlandske institutioner europæiske institutioner eus institutioner ikke må kritisere danmark når vi overtræder

at andre lande må kritisere danmark virker det ikke helt barokt at vi har en institution herhjemme der sidder og gør det

kun skal kritisere andre lande de skal da selvfølgelig også tage højde for det der sker i danmark

tjekke lovgivning og hvad der ellers foregår bistå ofre og så videre det står altså også i forslaget

de har en pointe i at sige nogle ting om andre lande

det mig bekendt sidder der en hel del i fn som

ikke ved en tøddel om hvad menneskerettigheder er men som i hvert fald også

også er imod at danmark blandt andet

i nordafrika og andre lande giver penge til at oprette institutioner sikrer støtte til en række af lignende institutioner som det

netop har til opgave at kritisere myndighederne og også

ikke overholder de spilleregler

lang række af de ting som de myndigheder som danske skattekroner går til at støtte i en lang række lande som er vurderinger som netop er indstillinger som

for netop at påpege at er nogle ting de gør forkert skal vi så holde op med at støtte de institutioner i andre lande der kritiserer interne myndigheder når vi ikke

synes jeg egentlig ikke at vi i danmark bare skal sætte os ned og

synes jeg faktisk libaneserne selv skal bestemme

at sikre at der ikke bare foregår et folkedrab så jeg synes ikke at det bare er sådan sort

til det fordi der kan være god mening i at gøre det

det og det det skal være noget andet

rundt om i alle verdens lande og give støtte til det

om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at

til folketingsbeslutning henvises til udenrigsudvalget

at afstemning

ordfører for forespørgerne herre martin henriksen

at vi har en række bekymringer i forhold til den indflydelse som eu har på blandt andet dansk

derfor synes vi at det er rimeligt at vi her i folketingssalen får en diskussion af de konsekvenser

afgivne eu domme har og kan få for

man kan se dansk udlændingepolitik i forhold til stockholmprogrammet

ministrene har aftalt en rækkefølge så

er integrationsministeren først det går jeg ud fra siden udenrigsministeren sidder stille og roligt

derfor kan hver fugl godt pippe med sit næb jeg skal spare befolkningen for at synge med det lige nu

det såkaldte stockholmprogram folketingets europaudvalg og folketingets udvalg for udlændige og integrationspolitik er løbende blevet orienteret om stockholmprogrammet som led i den nationale eu procedure både i forbindelse med vedtagelsen af selve programmet i efteråret to tusind og ni og igen i juni to tusind og ti i forbindelse

kommissionens handlingsplan til udmøntning af programmet lad mig så lige slå to ting fast for at undgå nogen som helst tvivl stockholmprogrammet blev vedtaget af stats og regeringscheferne på det europæiske råds møde den tiende elleve december to tusind og ni

men derimod et allerede foreliggende arbejdsprogram der fastlægger de politiske prioriteter på området for retlige og indre anliggender i perioden to tusind og ti

er en overordnet politikplan og ikke en lovgivningsmæssig foranstaltning indholdet i programmet lægger ikke op til vidtgående nye ting der ikke tidligere er opnået politisk enighed om men indeholder snarere primært ideer som allerede var på tegnebrættet hvilket er i overensstemmelse med de danske ønsker såfremt der i forbindelse med udmøntningen af stockholmprogrammet fremsættes forslag til retsakter på asyl og migrationsområdet vil de stort set alle være omfattet af det danske forbehold for retlige

af forslagene og at de retsakter der bliver vedtaget ikke er bindende for danmark hvis der er tale om schengenretsakter har danmark mulighed for efterfølgende at tilslutte sig retsaktet på mellemstatsligt grundlag jeg kan så berolige dansk folkeparti med at når kommissionen fremsætter et konkret initiativ indeholdt i stockholmprogrammet vil der på helt sædvanlig vis ske en behandling af forslaget både i eu og i de nationale parlamenter folketingets europaudvalg vil derfor løbende blive orienteret om enkelte forslag i takt med at de bliver fremsat som led i den nationale eu procedure regeringen vil også i den forbindelse forholde sig til de enkelte elementer i

vi finder dem hensigtsmæssige eller ej

også gerne gøre klart at regeringen støtter stockholmprogrammet da det er fornuftigt at rådet giver nogle retningslinjer til kommissionen om hvor man politisk set ønsker at bevæge sig hen det gælder alle emner på mit område på asyl og indvandringspolitikken til integration eller udsendelse blot for at nævne nogle eksempler

sige at stockholmprogrammet fokuserer blandt andet på at fremskynde samarbejdet med oprindelseslande og transitlande som led i en effektiv og bæredygtig tilbagesendelsespolitik der lægges også stor vægt på en effektiv koordinering af det praktiske og operationelle samarbejde på migrationsområdet herunder med en styrket rolle til det europæiske grænseagentur frontex om etablering af det europæiske asylstøttekontor

der i dag er kommet fokus på som følge af ulovlig indvandring grundet situationen i nordafrika var således allerede i en eller anden form en del af de ideer der lå i stochholmprogrammet i forhold til terrorbekæmpelse understreger programmet vigtigheden af at bekæmpe radikalisering og i den sammenhæng fremhæves også sammenhængen med integrationsindsatsen det danske forbehold på området for retlige og indre anliggender fremgår af en selvstændig protokol der er knyttet som bilag til traktaten om den europæiske union og traktaten om

den europæiske unions funktionsmåde forbeholdet betyder grundlæggende at danmark som udgangspunkt ikke er med i den lovgivningsmæssige side i eu samarbejdet om at skabe et område med frihed sikkerhed og retfærdighed på integrationsområdet betyder det at danmark ikke har stemmeret i rådet vedrørende retsakter der er fremsat med hjemmel i de dele af traktaten der vedrører

politikkerne for grænsekontrollen samt asyl og indvandring med undtagelse af visse visumforanstaltninger sådanne retsakter finder ikke anvendelse i danmark

bundet af dem danmark er

schengensamarbejdet og derfor sikrer vores protokol som nævnt at vi har mulighed for efterfølgende at tilslutte os retsakter på schegenområdet selv om vi altså fortsat ikke kan stemme i rådet som følge af forbeholdet når danmark efterfølgende tilslutter sig en retsakt der videreudvikler schengensamarbejdet sker det som nævnt

overladt beføjelser til eu domstolen med henblik på at foretage den endelige fortolkning af vedtagne eu retsakter herunder asyl og indvandringsreglerne og reglerne om fri bevægelighed eu domstolens kompetence skal sikre at der sker en ensartet fortolkning af eu retsakter i alle medlemsstater det danske forbehold på asyl og indvandringsområdet har den virkning at eu domstolens afgørelser på dette område ikke er bindende for eller finder anvendelse i forhold til danmark derimod har eu domstolen på integrationsministeriets område blandt andet kompetence til at fortolke reglerne om fri bevægelighed for personer de regler der udgør en af hjørnestenene i den europæiske unions indre marked er danmark selvsagt bundet af og danmark er derfor også retligt bundet af eu domstolens afgørelser på de centrale

at fremhæve de indlysende fordele ved eus indre marked ikke mindst i forhold til vækstperspektivet det er min klare opfattelse at reglerne om personers fri bevægelighed kommer mange danske til gavn

som klart fastslår at grænser for anvendelsen af eu retten i mccarthy sagen havde eu borgeren ikke udøvet retten til fri bevægelighed og domstolen fastslog at eu borgeren på trods af det forhold at hun var statsborger i to eu lande ikke havde krav på familiesammenføring efter eu retten dommen illustrerer at de juridiske synspunkter som vi på regeringens vegne gør gældende vinder genklang ved eu domstolen i takt med at eu arbejdet intensiveres må det forventes at der vil komme flere domme der kan få betydning i relation til fri bevægelighed domme der som i mccarthy dommens tilfælde går i den retning som i vores optik er rigtig men også domme der vil blive betragtet som mere kontroversielle eu domstolen har i en række sager betonet den effektive virkning af eu rettighederne og zambrano dommen

seneste skud på stammen disse domme understreger at den effektive virkning af kernerettighederne i reglerne om den fri bevægelighed og unionsborgerskabet er et centralt aspekt i fortolkningen af opholdsrettighederne når vi taler om kerneindholdet af eu rettighederne er det vigtigt at understrege at eu borgeres familiemedlemmers ret til ophold uanset nationalitet alene er

affødt af eu borgerens

ret til fri bevægelighed eu regler har til formål at sikre den grundlæggende ret og har sin berettigelse idet den fri bevægelighed inden for unionen ikke må hæmmes ved at medlemsstaterne ensidigt fastlægger urimelig hindring for unionsborgere på den anden side skal reglerne anvendes inden for det angivne formål og det er mccarthy dommen jo så et nyttigt

at opnå opholdsrettigheder i unionen

er en nødvendighed i et demokratisk regionalt samarbejde og at danmark til stadighed vil sikre at eu reglerne anvendes i overensstemmelse med de tilsigtede formål herunder særlig at bekæmpe misbrug og svig

på områder hvor danmark deltager fuldt ud i såvel det lovgivningsmæssige som det praktiske i eu samarbejdet vil retsudviklingen i danmark selvfølgelig følge retsudviklingen i eu som det sker i forhold til den fri bevægelighed heroverfor står det danske forbehold for retlige og indre anliggender der som sagt betyder at danmark på en række områder står uden for det lovgivningsmæssige arbejde i eu når danmark ikke deltager i vedtagelsen af nye retsakter bliver vi heller ikke bundet af dem medmindre der er tale om schengenretsakter

når danmark vælger at tilslutte sig schengenretsakter har vi på grund af forbeholdet ikke haft samme mulighed som de andre lande for at påvirke lovgivningsprocessen hvis danmark valgte at erstatte forbeholdet med en tilvalgsordning som lissabontraktaten har muliggjort

parlamentariske proces i eu som danmark vælger at deltage i selvsagt også få indflydelse på forholdene i danmark men danmark vil også få indflydelse på forhandlingerne og vores bestræbelser på at skabe en effektiv udlændingepolitik også i eu vil ikke længere være begrænset som det er i dag jeg synes man på det politikområde må gøre sig klart at der er tale om grænseoverskridende problemstillinger og udfordringer som danmark ikke kan løse alene det forudsætter et tæt internationalt samarbejde

her tænker jeg for eksempel på visumsamarbejdet samarbejdet om kontrollen ved de ydre grænser udsendelsesområder der i vidt omfang er en del af schengensamarbejdet men jeg tænker også på det praktiske samarbejde på asylområdet og ikke mindst hele den eksterne dimension af migrationsområdet hvor vi står stærkere som en del af eu samarbejdet end vi ville gøre alene det er regeringens holdning med eller uden et dansk forbehold og er også baggrunden for at regeringen bakker op om

som vedrører på hvilke områder eu på trods af det danske retsforbehold vil presse det danske

og sætte folketingets beslutningskompetence under yderligere pres som alle ved

når det kommer til danmarks medlemskab af eu jeg er tilhænger af eu og det er mit grundlæggende udgangspunkt at eus medlemslande medlemslande står stærkere når vi i fællesskab udøver vores suverænitet på de områder hvor vi har truffet beslutning om det eu er forpligtende politisk og økonomisk samarbejde blandt syv og tyve selvstændige lande det er naturligt at vi som en del af det samarbejde

det er nu engang et grundlæggende vilkår i et forpligtende samarbejde jeg mener på den baggrund ikke det er korrekt at sige at eu og eu domstolen

og sætter folketingets beslutningskompetence under pres eu samarbejdet giver jo netop folketinget indflydelse på områder som danmark ikke kan tackle alene det sker først og fremmest gennem den danske eu beslutningsprocedure hvor folketingets europaudvalg spiller en central rolle med lissabontraktaten er den grundlæggende tildeling af kompetencer fra medlemslandene til eu præciseret lissabontraktaten

for danmarks vedkommende er der ikke tale om tildeling af yderligere kompetencer i grundlovens forstand derimod medfører lissabontraktaten en styrket rolle for de nationale parlamenter og dermed også for folketinget en konsekvens af lissabontraktaten er for eksempel de nationale parlamenters styrkede indflydelse på regelvedtagelsen i eu de nationale parlamenter kan nu give kommissionen gule og

hvis de mener at et eu forslag strider mod nærhedsprincippet så ikke nok med at nærhedsprincippet betones med lissabontraktaten de nationale parlamenter har oven i købet fået en vigtig rolle i forhold til at sikre at princippet så også

tilgodeser de nationale parlamenter er hurtigere information lissabontraktaten medfører nemlig bla at at de nationale parlamenter modtager udkast til eu lovgivning samtidig med at rådet og europa parlamentet får dem dermed har de nationale parlamenter fået bedre tid og lige så lang tid som eu institutionerne til at overveje kommende eu lovgivning den ændrede rolle for de nationale parlamenter er udtryk for et ønske om i højere grad at inddrage dem direkte

og udøve indflydelse på omverdenen i samspil med eu som det ser ud efter lissabontraktaten sættes det danske demokrati og folketingets beslutningskompetence altså ikke under pres af eu tværtimod

bemærkninger om dommene fra eu domstolen

drøftet ved tidligere lejligheder træffer eu domstolen undertiden afgørelser som vi i danmark betragter som kontroversielle men det er vigtigt at være opmærksom på at disse afgørelser ikke nødvendigvis er kontroversielle i andre medlemslande

sådan må det nødvendigvis være i et samarbejde mellem syv og tyve forskellige medlemslande

meget få domme som er kontroversielle for danmark

er eu domstolens domme som hovedregel enten uproblematiske for danmark eller direkte positive for danske mærkesager og interesser i eu det gælder for eksempel inden for områder som miljø dyrevelfærd ligestilling det indre marked den fri konkurrence kontrollen med eus institutioner god forvaltningsskik

alle sammen områder hvor vi normalt ser domstolen som en god ven af danske mærkesager

man har måske mere en tendens til at fokusere på de svære sager og de afgørelser der udfordrer os men ikke desto mindre er

domstolen lige præcis trækker i den retning som vi gerne vil

minde om at domstolen er en helt nødvendig bestanddel i et retsbaseret samarbejde som eu

at eu har en selvstændig og uafhængig institution der kan træffe afgørelse i konkrete retstvister mellem eus institutioner medlemslande og borgere vi skal så at sige påvirke afgørelserne i de konkrete sager der behandles ved domstolen

derfor også i de retssager ved domstolen som vi har en interesse i

været inde på og det sker i stadig flere sager danmark ligger faktisk nu konsekvent over gennemsnittet i forhold til antallet af skriftlige indlæg

at regeringen i dag løbende informerer om alle sager ved eu domstolen hvor danmark deltager siden aftalens regeringen også mundtligt orienteret folketinget om de væsentlige sager som vi deltager i folketinget modtager også både de åbningsskrivelser og de begrundede udtalelser som regeringen modtager fra kommissionen og også de svar

kan ende ved domstolen og der er derfor rig lejlighed til at debattere hvordan vi inden for rammen af et demokratisk og forpligtende samarbejde kan gøre vores danske synspunkter gældende i de principielle og vigtige domstolssager derudover er der en tæt inddragelse af folketinget igennem europaudvalget og fagudvalgene i forbindelse med de løbende eu sager folketinget er således klædt godt på til at deltage i eu debatten og også til at kontrollere regeringen i eu sager

om at eu skulle presse demokratiet for god ordens skyld vil jeg i lyset af den stillede forespørgselsdebat runde mine bemærkninger om eu domstolen af med at understrege at domstolen som integrationsministeren også har nævnt ikke har nogen kompetence over for danmark i de sager som er omfattet af retsforbeholdet det fremgår direkte af traktaten det betyder også at en afgørelse fra eu domstolen der vedrører en retsakt som danmark

i på grund af retsforbeholdet ikke er bindende for danmark som det antydes i forespørgslen er retsforbeholdet i det hele taget centralt når det kommer til danmarks deltagelse i eu samarbejdet efter lissabontraktaten deltager danmark ikke længere i vedtagelsen af retsakter inden for det politimæssige samarbejde det civilretlige samarbejde og det strafferetlige samarbejde samt samarbejdet om asyl og indvandring altså traktaten om den europæiske unions funktionsmåde tredje del afsnit fem det betyder samtidig at danmark ikke er bundet af retsakter der vedtages på det retslige område og at de ikke finder anvendelse i danmark

nok ikke som nogen overraskelse når jeg siger at retsforbeholdet i lighed med vores øvrige forbehold efter min opfattelse i høj grad skader danmarks interesser det gælder især nu hvor samarbejdet om politi og strafferet er under hastig udvikling i eu initiativer inden for bekæmpelse af menneskehandel børnepornografi

vi er blevet afskåret fra at deltage i derfor ønsker regeringen at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsmodel tilvalgsmodellen betyder grundlæggende at det vil stå

og fravælge de andre

områder som ikke er eller aldrig har været omfattet af retsforbeholdet

af hjørnestenene i det indre marked og som jeg må forstå at dansk folkeparti normalt også er tilhænger af reglerne om den fri bevægelighed giver eus borgere ret til frit at bevæge og opholde sig i alle medlemslande det betyder naturligvis at statsborgere fra andre medlemslande kan komme til danmark hvis de ønsker det som integrationsministeren allerede nævnt har regeringen gentagne gange gjort det klart at vi arbejder for at hindre misbrug

skal der heller ikke herske tvivl om at et velfungerende indre marked er en afgørende forudsætning for at vi får skabt vækst og beskæftigelse i danmark reglerne om den fri bevægelighed er til fordel for danske borgere og danske virksomheder

udøver suverænitet i fællesskab og det er der ikke noget nyt i lad mig afslutte med at gentage hvad jeg indledte med at sige jeg finder ikke grundlag for at konkludere at eu presser det danske demokrati og sætter folketingets beslutningskompetence under pres eu domstolen spiller en helt central rolle i eu samarbejdet som vogter af at de fælles spilleregler overholdes af alle medlemslande disse regler skal naturligvis være ens for alle

fra tid til anden vil der i eu være beslutninger for eksempel fra eu domstolen som vi er uenige

det er i danmarks interesse at deltage i et tæt og stærkt europæisk samarbejde

og besvarelsen det er jo

jeg vil her komme ind på de forskellige elementer som vi synes er problematiske i forhold

udlændingepolitikken men også i forhold til de rettigheder som eu borgere i nogle tilfælde efter vores opfattelse for hurtigt opnår i danmark på grund af den fri

ef domstolen den femogtyvende juli afsagde dom i i modsætning til tidligere domme

medfører metockdommen at medlemsstaterne ikke længere kan stille krav om at en tredjelandsstatsborger skal have

eu borger som har udnyttet retten til fri bevægelighed

også har den opfattelse at man skal efterleve de domme der kommer i det her tilfælde metockdommen i dansk

har vi den opfattelse at udlændingepolitikken er dansk suverænitet og at man som en konsekvens

skal følge blandt andet metockdommen for at imødegå de uheldige konsekvenser af metockdommen og den øgede risiko for ulovlig indvandring der kunne ligge

i to tusind og otte enige om at indføre nye kontrolkrav

af familiesammenføringer i relation til eu borgere det var blandt andet et krav om reel og faktisk etablering krav om afgivelse af tro og love erklæring under strafansvar og dokumentationskravene blev også skærpet ligesom der kom en forbedret indsats mod misbrug og svig der kom også en kontrolenhed i integrationsministeriet der skulle udtage nogle ekstra sager til stikprøvekontrol sådan at man var sikker på at alt foregik som det skulle det fulgte vi op på i den udlændingeaftale nye tider nye krav

i november to tusind og ti hvori vi konstaterede at nogle af de initiativer som vi har taget har den effekt at antallet der kom ind via eu reglerne var

niveau end hvad man kunne have frygtet det er jo glædeligt at nogle af de initiativer vi tager har den effekt som vi ønsker de skal have men vi synes

er noget principielt forkert i at selv om vi har

danmark imod eu reglerne som skulle sige

løbende bagefter som parlament og forsøger at lave lappeløsninger

den rigtige retning men jeg synes det er demokratisk uholdbart at vi ikke

eu borgere fordi nogle af dem har den afledte effekt via eu retten

en række rettigheder i danmark og dermed kan de jo

jo også derfor man har en diskussion om optjeningsprincipper i forhold til

stockholmprogrammet vil jeg henvise til et notat fra dansk institut for internationale studier fra to tusind og ni hvor man jo taler om de

under overskriften udlændingepolitik kommer man ind på at kommissionen peger på behovet for at udvikle en mere fleksibel indvandringspolitik som tilpasser sig behovene på arbejdsmarkedet og et indvandringskodeks der skal give alle lovlige indvandrere samme rettigheder på tværs af medlemslandene

mest på indvandringsområdet er asylpolitikken og her er eu jo i gang med at diskutere reglerne for et egentligt fælles asylsystem blandt andet kontrol med hvordan landene anvender reglerne en evaluering af landene

været på tale hvordan man gensidigt anerkender andre landes tildeling af asyl hvilket jo i princippet betyder fri bevægelighed for anerkendte flygtninge inden for

man kommer også ind på at det er problematisk og at det også kan få betydning selv om vi har et retsforbehold i hvert fald indirekte det fremgår jo også af et svar til integrationsudvalget fra den tidligere integrationsminister den fireogtyvende juni to tusind og ti at det af stockholmprogrammet fremgår at den europæiske union skal sikre en retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere som opholder sig lovligt på medlemsstaternes område en mere effektiv integrationspolitik bør sigte mod at indrømme dem rettigheder og kan sidestilles med dem der gælder for unionsborgere så skal jeg retfærdigvis også sige at det så står i svaret at

vi som følge af retsforbeholdet ikke er bundet af mange af de initiativer men de partier som bruger retsforbeholdet som argument for at

berolige folk går jo selv ind for at afskaffe retsforbeholdet det gør sig gældende for venstre konservative socialdemokratiet og socialistisk

eu aftale også mulighed for at visse tyrkiske statsborgere på nogle områder får nogle særrettigheder det synes vi også er problematisk i dansk folkeparti vi synes at alt det her danner baggrund for

at man får kigget meget nøje på de konsekvenser som blandt andet stockholmprogrammet men også domme nye og gamle domme i de eu direktiver

har for den danske udlændingepolitik og også for det danske velfærdssamfund

jeg læse et forslag til vedtagelse op

folketinget konstaterer at eu på flere områder griber ind i danmarks muligheder for at føre en selvstændig udlændingepolitik folketinget ønsker at værne om danmarks suverænitet på udlændingeområdet i den forbindelse pålægger folketinget regeringen at nedsætte en arbejdsgruppe der blandt andet med baggrund i stockholmprogrammet samt nuværende og kommende eu domme med mere skal udarbejde fremgangsmåde og forslag til et udvidet retsforbehold eller et nyt udvidet udlændingeforbehold der skal sikre at et flertal i folketinget på egen hånd kan vurdere hvilke nationale regler der skal vedtages og gennemføres for at beskytte velfærdssamfundet samt sikre at folketinget frit kan vedtage egne udlændingeregler over for eu borgere og ikke

videre behandling af forespørgslen

martin henriksen om det ikke er helt naturligt når man nu er tilhænger af det indre marked at man

altså er en direkte konsekvens af det indre marked man er så glad for

jeg måske synes der kan være lidt modsætninger i dansk

alle de domme man klager over

grænserne hvis man ellers har nogle regler der sikrer nogenlunde ordnede forhold

kan man godt indtage et nuanceret synspunkt i sagen og man kan jo godt i modsætning til andre partier i folketinget have det udgangspunkt at selv om

det for eksempel er sådan at eu borgere

at arbejde i danmark i en meget kort periode får adgang til danske velfærdsydelser jamen

at være sådan til evig tid

folketing som parlament have mulighed for at sige at ja der skal være fri bevægelighed men det skal også være sådan at vi som selvstændig nation har mulighed for at sige det

arbejde i danmark i en kortere eller længere periode men det er ikke ensbetydende med at du får adgang til det danske velfærdssamfund

det lyder vældig spændende men er herre martin henriksen ikke enig med mig i det

at der må være en domstol der tager stilling til hvordan det skal fortolkes det bliver man vel nødt til at anerkende derfor bliver man vel også nødt til at følge de domme

så har man ligesom accepteret at det er betingelsen

alle mulige spændende love i danmark

han bliver nødt til at bøje sig for de domstolsafgørelser kommer fra eu domstolen

problemet opstår jo når for eksempel eu domstolen træffer afgørelser på baggrund af det indre marked men som i realiteten går ind og rører ved for eksempel familiesammenføringsreglerne som er vedtaget af et flertal i folketinget

der egentlig er domstolens kompetence

ikke gjorde opmærksom på det i den politiske debat i europaudvalget og

sagtens at man kan have det nuancerede synspunkt det fornemmer jeg så at herre per clausen ikke synes

der grundlæggende er noget fornuftigt i at en række lande

bør et land have mulighed for at opstille nogle kriterier der gør at man først efter for eksempel en årrække får adgang til det danske velfærdssamfund eller at man ikke får adgang til det danske velfærdssamfund medmindre man opfylder nogle bestemte kriterier

støder man tit ind i at der er nogle ting som vi ikke må gennemføre i danmark fordi det er i strid med eu retten det synes vi er problematisk

fra noget der handler om handelspolitik til noget der

set også om velfærdspolitik der synes vi at eu skal holde sig for god til at blande sig

i ordførerrækken og den næste

i eu tilhængere og vi er positive over for det europæiske projekt og for det europæiske

men når man indgår i et fællesskab

et demokratisk fællesskab må man tage det sure med det søde

ulemperne der er rigtig rigtig mange fordele ved at være en del af det europæiske fællesskab der er også en gang imellem nogle ulemper der kan godt være ting

hvor venstre og venstres folketingsgruppe ikke er enig i de beslutninger

bliver truffet i kommissionen eller i europa parlamentet eller

eu domstolen for den sags skyld men så må man jo arbejde for

indflydelse på dansk udlændinge og integrationspolitik fordi vi som sagt har

resultatet af en folkeafstemning og det resultat

kun blive ændret ved en anden folkeafstemning og hvornår der kommer

vi så på retsområdet få en såkaldt

ministeren har redegjort for

en fortolkning af den lovgivning der er og

skubbe lidt til dansk udlændinge og integrationspolitik det er sket på

også godt ved så vedrører den meget meget få sager og det er jo lykkedes at stille et ganske udmærket værn op

metockdommen og et par af de andre domme

heldigvis ikke særlig ofte at danske domstole

fortolker dansk lovgivning på andre måder end der politisk er intention om og så

arbejde for at lave lovgivningen om eller acceptere den dom

arbejdskraftens fri bevægelighed til at påvirke dansk udlændinge og integrationspolitik vi er som sagt beskyttet af retsforbeholdet sådan som de to ministre har

de elementer i stockholmprogrammet som vedrører udlændinge og

i i danmark det der er problemet og måske også er anledningen til dansk folkepartis

her i salen i dag ud over at de

mindre positivt syn på eu samarbejdet end flertallet af

vil godt benytte lejligheden til

såkaldte eu eksperter som stiller sig op i nationalt tv når der er faldet en dom

fuldstændig må ændre dansk udlændinge og integrationspolitik efterfølgende viser det sig så i hvert fald i de tilfælde der har været indtil videre at at

må ændre i nogle centrale dele af dansk udlændinge og integrationspolitik

de eksperter som jeg godt vil hive frem her i dag

domstolens indflydelse på dansk udlændinge og integrationspolitik er peter starup fra syddansk universitet

umiddelbart tyder på når man har fået tolket nærmere

givet ni hundrede opholdstilladelser på udlændinge

en procent af de opholdstilladelser som vi

eu har påvirket dansk udlændinge og integrationspolitik derfor er det en begrænset påvirkning heldigvis og

socialdemokratiet sf

de konservative og det radikale venstre

til vedtagelse folketinget noterer sig at stockholmprogrammet er et arbejdsprogram og ikke i sig selv en lovgivende foranstaltning

forelægges folketingets europaudvalg efter den sædvanlige nationale eu procedure folketinget noterer sig stockholmprogrammets hovedmålsætninger om tættere samarbejde omkring rets og migrationspolitik folketinget støtter målsætningerne om forstærket politisamarbejde bekæmpelse af pengehvidvaskning narko og våbensmugling terrorvirksomhed og finansiering af terror menneskehandel og pædofili folketinget noterer sig at det danske eu forbehold på området for retlige og indre anliggender betyder at de retlige instrumenter der vedtages i eu på dette område og som er omfattet af protokollen om danmarks stilling ikke er gældende for og ikke finder anvendelse i danmark folketinget noterer sig at regeringen holder folketingets europaudvalg orienteret om alle sager ved eu domstolen hvor danmark deltager folketinget opfordrer regeringen til at lave en redegørelse om domme fra eu domstolen de sidste fem år

for at videregive den til de venner han i den her sag har i det radikale venstre og andre steder

det er vel

det indre marked sætter sig igennem

set en del af eu traktaten at det skal domstolen sørge for

det er dens pligt så vil de også

som gør at den danske selvbestemmelse sættes ud af kraft

den udøvende og den dømmende magt i danmark det samme gør sig gældende

i eu det man kan påpege og hvor

dansk folkeparti jo har en pointe

større rettigheder i forhold til familiesammenføring end en dansk statsborger

ønskværdigt og derfor ønsker vi at ændre opholdsdirektivet

og den må vi så følge vi kan så i mellemtiden glæde os over at det berører meget meget få sager ud af den samlede mængde af udlændingesager

er

eu domstolen har en særlig forpligtelse til at sikre at grundprincipperne i eu det med det indre marked

sat igennem også når de politiske systemer handler for langsomt det

en del af grundprincippet i eu og det har herre karsten lauritzen accepteret anerkendt og anbefalet danskerne at støtte

der nogle venstrefolk der taler om at nu vil de ikke finde sig i det

at eu domstolen handler offensivt

når frem til nogle konklusioner og det sker en gang imellem

lovgivere der har lavet loven ikke mener at det

arbejde for at lave opholdsdirektivet om og det er jo så vores politik at man skal ændre opholdsdirektivet men det kræver selvfølgelig et flertal

med i et fællesskab som det europæiske

bruger retsforbeholdet som argument for at den indflydelse som eu har nu

man bruger til at berolige andre bekymrede sjæle i

retspolitikken og udlændinge og integrationspolitikken og på

er sund fornuft i at lave et samarbejde på tværs af grænserne

til vedtagelse som jeg læste op fra bekæmpelse af menneskesmugling

så det vi ønsker er jo at man erstatter det danske retsforbehold med en såkaldt opt out model som jeg ikke tror

en såkaldt tilvalgsmodel hvor danmark så fortsat kan fastholde

faste og fair udlændinge og integrationspolitik og have den for

de områder af retspolitikken hvor det giver sund fornuft

samarbejde det håber vi på på et tidspunkt skulle komme en ny folkeafstemning

med det nuværende retsforbehold er områder af udlændingepolitikken som bliver berørt

så skal vi svække det nuværende retsforbehold

hænger sammen hvad er egentlig argumentet for

udvide de muligheder som danmark har for at værne sig imod domme og andre ting der kommer fra eu

synes at udlændingepolitikken suverænt skal bestemmes af

hvordan vi så rent faktisk kan sikre det som

umiddelbart vil ramme vi vil godt have beskyttet den danske udlændinge og integrationspolitik

hvis vi ikke får ændret det danske retsforbehold

man sige taget de dele ud som vi gerne vil være med i og så får bibeholdt det

nogle af tingene fluesmækkeren er for stor

man godt overveje men umiddelbart er vi tilfredse med den praksis

jeg også på hendes vegne hun har meget præcist udtrykt at det kun er i den her sag og her i dag at det sker

polemikken om at eu er efter danmark på integrationsområdet

årlige redegørelse om danmark og eu domstolen at ingen af de sytten åbningsskrivelser der er blevet indgivet af kommissionen mod danmark i to tusind og ti omhandler udlændingepolitikken eller stockholmprogrammet

grund til at være opmærksom på domme som

tredstusind opholdstilladelser

det var spændende at følge herre martin henriksens indledende bemærkninger og måske ikke mindst den debat

men det er åbenbart kun lige præcis når det er sådan at det handler om sager der passer dansk folkeparti når det ikke passer dansk folkeparti

et lov og orden parti så ønsker man ikke

det var en fin afsløring herre per clausen fik ud af

spørger også til stockholmprogrammet og jeg har den opfattelse at stockholmprogrammet

om undergravning af dansk udlændingepolitik

det er rigtigt at programmet blandt andet handler om fri bevægelighed men det handler i lige så høj grad om at vi i eu får

og det er jo netop områder som jeg ellers oplever at dansk folkeparti er meget optaget af meget alvorlig kriminalitet i danmark har i dag

grænseoverskridende element

i eu europol og så videre

eu politik på området vil være med til at

at

til at skaffe kompetent arbejdskraft som vi jo mangler på visse områder gøre det lettere for danskere at bevæge sig rundt i unionen

hjælpe med mere effektivt at forhindre snyd og illegal indvandring

der fremmer den legale indvandring og som med lidt lettere kontrol kan være med til at sikre at den illegale indvandring bliver bekæmpet her er stærkere fælles koordinering på europæisk plan efter min mening en klar fordel vi skal med andre ord passe på at danmark ikke isolerer sig og sætter sig uden for indflydelse lad mig slutte med at sige at vi selvfølgelig støtter det forslag

det er for os helt afgørende at folketinget støtter målsætningerne om et forstærket politisamarbejde bekæmpelse

domme fra eu som vi i dansk folkeparti ikke synes at man skal følge

demokratiet og dermed også retssamfundet skal tage udgangspunkt i nationalstaten det er så vores udgangspunkt men det udelukker ikke at man kan have et internationalt samarbejde mellem forskellige nationer og organisationer på ingen måde

at eu havde sikret arbejdskraft

blandt andet fagbevægelsen synes det har været bekymrende at der blandt andet er kommet en del østeuropæisk arbejdskraft

ganske udmærket i forbindelse med højkonjunkturen men

er nogle der presser danske håndværkere ud fra arbejdspladser

østeuropæiske lande når vi kan se der for

mister deres arbejdspladser fordi de bliver presset af

en ordning så der er mulighed for

kan der opstå uenighed om de beslutninger

vedtaget og hvis uenigheden

i realiteten kun en instans som kan afklare

det og det er en domstol sådan en instans er nødvendig i ethvert samarbejde også det europæiske samarbejde når det gælder

jeg som udgangspunkt ikke et øjeblik i tvivl om at fri bevægelighed hvad enten det gælder mennesker eller varer i det europæiske samarbejde har været med til

gøre alle lande rigere herunder også danmark

kolossal stor betydning for danmark

er det meget ofte med udgangspunkt martin henriksen i danske virksomheder som benytter sig af nogle muligheder

forskellige muligheder og foranstaltninger

at fri bevægelighed både for varer og mennesker er et gode for danmark og

eller udnytter og misbruger er jo muligheder der er skabt i kraft af at man har et medlemskab af eu

de muligheder som det giver så kan man diskutere om

at man begynder at tage hul på en debat om hvorvidt

skal det selvfølgelig være fordi det gavner danmark

samme spørgsmål som jeg stillede til herre karsten lauritzen hvordan kan det være at

vores egen udlændingepolitik men samtidig siger at det retsforbehold

udlændingepolitikken hvor eu eu domstolen og direktiver kan komme ind

kan gøre det via eu lovgivning når det gælder retspolitikken og så bliver

altså ikke på det radikale venstres vegne

rent faktisk været sådan at sådan at

i to tusind og tre så vidt jeg husker

med til at forhandle en aftale med den daværende statsminister om at danmark skulle afskaffe vores retsforbehold og erstatte det med

det synes jeg er en god og fair måde

sikre at vi kan få ændret forbeholdet

sin ordførertale til et andet parti så ved man aldrig hvad man skal stå inde for bagefter

så går vi videre i ordførerrækken og det er

fuglsang gøre opmærksom på følgende spørgsmålet om forholdet mellem eu og dansk ret er til stadighed interessant og udviklende og det gælder da bestemt også på området for ret og integration folketinget har jo gennem en længere periode arbejdet med stockholmprogrammet som det arbejdsprogram der lægger rammen i øjeblikket og som udmøntes på forskellig vis arbejdet følges nøjes i europaudvalget og fagudvalg og det er et arbejde som sf finder utrolig vigtigt vi synes det er vigtigt at vi kan samarbejde på en lang række punkter hvor vi ikke kan løse opgaven lige så godt alene og her tænker vi på politisamarbejdet terrorvirksomhed menneskehandel og en række andre områder så vi gør det

at få mest muligt ud af det

jo ikke i tvivl om at den her forespørgsel er rejst på baggrund af en lang række enkeltsager og det er rigtigt at enkeltsager er gode til at vise hvordan et regelsæt i praksis udmøntes men vi bør også være opmærksom på at på den anden side kan det altså være risikabelt at basere store politiske beslutninger på et politikområde bare på enkeltsager sf synes det er en rigtig god idé

overblik over hvordan praksis på området udlændingepolitik udvikler sig ikke mindst set i lyset af at der er behov for

sikre at vi altid er inden for rammerne af internationale regler og konventioner det er magtpåliggende for os men også på

andre områder end retsområdet påvirker eu dansk lovgivning og praksis selvfølgelig fristes vi næsten til at sige sådan er det at være en del af et fællesskab vi har stor glæde af at være med i fællesskabet med andre lande og vi støtter altså en fortsat udvikling af samarbejdet i eu

jeg skal afslutningsvis gøre opmærksom på at vi støtter forslaget

indlæg og som udenrigsministeren var inde på

er vi i det konservative folkeparti tilhængere af eu vi er tilhængere af et forpligtende samarbejde for danmark er en del af det europæiske samfund og fordi et tæt samarbejde i europa hvor målet er fred frihed og økonomisk velstand for alle europæere

som en del af dette samarbejde kan vi både påvirke samarbejdet men også blive påvirket af samarbejdet

meget uenige med dansk folkeparti i at eu samarbejdet og eu domstolen presser det danske demokrati og sætter folketingets beslutningskompetence under pres tværtimod som begge ministre fremhævede for i henhold til lissabontraktaten bliver de nationale parlamenter og dermed folketinget styrket de nationale parlamenter kan i henhold til lissabontraktaten give kommissionen gule og orange kort hvis de mener at

forslag strider mod nærhedsprincippet lissabontraktaten sikrer endvidere at de nationale parlamenter nu får bedre tid og lang tid til at overveje kommende lovgivning i den sammenhæng er det også vigtigt at fremhæve den aftale som regeringen indgik med folketinget i to tusind og ni som medfører at regeringen i dag løbende informerer om alle sager vedrørende eu domstolen hvor danmark

til det forpligtende samarbejde hører naturligvis en domstol og eu landene har overladt beføjelser til eu domstolen med henblik på at foretage den endelige fortolkning af vedtagne eu retsakter herunder asyl og indvandringsreglerne og reglerne om fri bevægelighed eu domstolens kompetence skal sikre at der sker en ensartet fortolkning af eus retsakter i alle medlemsstater

i den sammenhæng er det vigtigt at understrege at retsforbeholdet begrænser danmarks indflydelse på samarbejdet og vi ønsker at ændre forbeholdet til en tilvalgsmodel tilvalgsmodellen betyder grundlæggende at det vil stå os frit for at vælge de sager

vil være med i og de sager som vi vælger fra hvad angår stockholmprogrammet som fastlægger de politiske prioriteter ikke de lovgivningsmæssige

og som blev vedtaget af eus regeringschefer i december to tusind og ni så er det altså ikke første gang folketinget bliver orienteret om programmet europaudvalget og integrationsudvalget er løbende blevet orienteret om programmet og vi i det konservative folkeparti støtter programmet da vi mener det er fornuftigt at rådet giver retningslinjer til kommissionen om hvor man politisk set ønsker at bevæge sig hen det gælder alle emner på flygtninge og indvandringspolitikken til integration eller udsendelse mange af de samarbejdsområder der i dag er kommet

var således allerede i en eller anden form en del af de ideer der lå i stockholmprogrammet

understreger programmet vigtigheden af at bekæmpe radikalisering og i den sammenhæng fremhæves også sammenhængen med integrationsindsatsen

såfremt der i forbindelse med udmøntningen af stockholmprogrammet fremsættes forslag til retsakter på asyl og migrationsområdet vil de stort set alle være omfattet af de danske forbehold for retlige og indre anliggender det betyder at danmark ikke vil kunne deltage i vedtagelsen af forslagene og at de retsakter der bliver vedtaget ikke er bindende for danmark er der tale om schengenretsakter har danmark mulighed for efterfølgende at tilslutte sig retsakten på mellemstatsligt grundlag med andre ord når kommissionen fremsætter et konkret initiativ indeholdt i stockholmprogrammet vil der på helt sædvanlig vis ske en behandling af forslaget både i eu og i de nationale parlamenter så alt i alt er vi ikke enige med dansk folkeparti i at eu samarbejdet presser det danske demokrati og derfor støtter vi

meget tydeligt af de her to forslag til vedtagelse at ingen af dem forholder sig til det indre marked og det indre markeds betydning for det politikområde vi snakker om her i dag det kan man godt undre sig over

som har afstedkommet stor debat og voldsom tumult i danmark

på baggrund af at eu domstolen har levet op til sin traktatmæssige forpligtelse

andre politikområder så derfor synes jeg det er en lille smule underligt at ingen af

forholder sig til det til gengæld forholder man sig i

beskytte os selv mod de negative ting der

selvfølgelig ærgerligt at man har vedtaget det på eu plan

rigtigt at retsforbeholdet giver en mulighed for at holde sig ude af langt det meste

så det synes jeg er en mindre sag og mindre problematisk og

med jævne mellemrum orienterer os om hvor katastrofale de mener at forbeholdene er får sig taget sammen til

at få lavet en folkeafstemning om retsforbeholdet

god og rig anledning til at diskutere det

er kernen i den her diskussion er at vi jo har set at et flertal i det danske folketing og det består i

er enige i at det er rigtig godt at man har det indre marked

det er rigtig godt at det indre marked og hensynet til det indre marked sættes over alle andre politiske hensyn det findes der masser af domstolseksempler på

hvad arbejdskraften skal have i løn og hvilke arbejdsvilkår arbejdskraften skal have

tredje eksempel på det som har fyldt uendelig meget i

at der kommer en enkelt ind af dem som dansk folkeparti ikke synes skulle komme ind i danmark i hvert fald sådan i teorien

dem som i dag har sagt at så store og gennemgribende konsekvenser har de domme ikke

jo fordi det er en af de udbredte myter blandt nogle såkaldt venstreintellektuelle jeg ved ikke om de er

dansk folkepartis nedrige udlændingepolitik sådan forholder det sig ikke

altså enhedslisten mener grundlæggende at det er forkert at det indre marked er det der altid sætter dagsordenen for hvilke beslutninger der skal træffes i

det andet er jo eu domstolens helt særlige rolle som en domstol der

nogle domme som gør at man kan nærme sig det der er forudsætningen for målet med traktaten

set aldrig været skjult for nogen man har ved enhver debat om nye traktater i eu

det er sådan det er men pointen er pointen er bare

så er blevet på den måde det så enhedslisten også gerne ændret

måske godt indimellem foretrække en lidt mere aktivistisk linje fra domstolen i danmark når det handler om at forsvare borgerne over for staten men virkeligheden er jo at de

eu fører og de føres ved eu domstolen handler om

forsvare det indre marked imod eventuelle nationale beslutninger og imod at man for alvor kan forsvare sig mod de negative konsekvenser

dansk folkeparti og som handler om at man vil have et udvidet retsforbehold eller et nyt udvidet udlændingeforbehold er udtryk for at dansk folkeparti nu er indstillet på

og ligesom pakke det ind område for område så kunne vi begynde at diskutere det jeg synes bare det er underligt at vi skal tage et område hvor den konkrete betydning af de

tage det område hvor det virkelig betyder noget der hvor det rammer rigtig mange danskere nemlig spørgsmålet om social dumping men hvis det her er udtryk for at dansk folkeparti er på vej væk fra sin

været dejligt men sådan kan det ikke altid gå jeg vil bare sige at jeg synes det er forunderligt at man bliver ved med at diskutere

en argumentation der ikke hænger helt sammen og i forhold til

man vel dybest set sige at i den her sag er folketinget

delt op i tre grupper der er den del af folketinget som udgøres af de traditionelt eu positive partier så er der dansk

standpunkt og så er der enhedslisten som jeg forstår er imod det meste hvis ikke det hele men til herre per clausen vil

vi meget gerne vil kigge på hvordan man

men nogle lovgivningsmæssige grænser

den diskussion tager vi meget gerne igen og helt fordomsfrit også selv om det er en del af det indre marked det manglede da også bare men jeg takker for debatten og er selvfølgelig ærgerlig over at der ikke kunne blive flertal for dansk folkepartis politik det

om ordet er forhandlingen sluttet afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted i

det her område og også være enig i at det er

jeg oplever ministeren i det arbejde ministeren

vi alligevel kommer med det her forslag

undersøgelsen der hedder svære ord to tusind og ti kan konstatere at det er under halvdelen af danskerne der forstår de offentlige

henvendelser borgerne får fra det offentlige det er ikke sjældent at man støder på ord som kondemnable forhold apostille solidarisk hæftelse eller

slå efter og finde ud af hvad betyder men som for mange kommer til at virke fremmedgørende og afmagtsskabende

det er jo sådan med sprogpolitik at det er noget der kommer på banen så gør man en hel masse ved det og så går der nogle år og så falder man lidt tilbage

jeg gerne spørge ministeren er tiden ikke inde til igen at give det gode klare offentlige sprog et løft

over til ordførerrækken og den første ordfører er herre troels christensen

hen fjernstyre hvordan offentligt ansatte skal undervises i sprogbrug

og der ser det ud som om vi skriver

venstre har imod at man prioriterer uddannelse i sprogbrug så folk kan blive lige så dygtige som

fordi vi synes det er bekymrende når der er så mange der har svært ved at forstå

ikke være et sted hvor man netop

de hængt nogle eksempler op på breve der er lidt kryptisk formuleret og når man går ned ad den gang bliver man inspireret til

er tanken med den her hjemmeside er det så dårlig en idé at sætte fokus på det altså venstre er jo enig i

selvfølgelig interesseret i at vi til stadighed har nogle kommuner og andre institutioner i offentligt regi som selvfølgelig har det som en kerneopgave at sørge for at den information som er vigtig at få ud

forståelig som overhovedet muligt det man så samtidig skal holde

juridisk lovgivning og andre steder

nogle udfordringer med at sørge for at

tekst er så forståelig som overhovedet muligt selve forslaget som

socialdemokraterne og enhedslisten så er blevet enige om at fremsætte sammen er ikke et

folkeparti kan støtte i den form som det

vi synes sådan set langt hen ad vejen

set et ganske godt og fornuftigt mål men

for at reparere på vand der fosser ud af en termostat

simpelt hen vil give kommunerne mange mange nye udfordringer

omformulere deres hjemmesidetekster man vil tvinge kommunerne til at lave standardbreve

øget vejledning i hvordan formularerne skal være og så vil man

der skal oprettes en hjemmeside hvor borgerne kan gå ind og give tips til det offentlige om hvor svært sproget er i offentlige tekster

og kigger på et brev de har fået eller kigger på en hjemmeside

vil at gå derhen hvor budbringeren har siddet og skrevet den

at der skal udarbejdes en ny vejledning til alle offentligt ansatte i et mere klart og forståeligt sprog det vil så også betyde at folk skal have en form for vejledning i hvordan de skal håndtere det her det betyder kursustid og så videre og så skal staten og kommunerne forpligtes til at prioritere uddannelse af deres ansatte i

skrive et klart og forståeligt sprog

ved er noget som alle kommuner

en rigtig god og sund socialdemokratisk

siden herre nicolai wammen tiltrådte som borgmester har ansat dobbelt så mange kommunikationsmedarbejdere i kommunen

aarhus kommune fire og fyrre informationsmedarbejdere ansat til at give informationsservice det er således dobbelt så mange end de havde under den tidligere venstreborgmester i kommunen det har så medført at

skal finde tre og tyve million kroner ekstra årligt på kommunens budget til at give løn

de kunne have haft ansat fem og tyve hjemmehjælpere i stedet for

øgede antal informationsmedarbejdere

en god service man vælger så at sende informationsfolk og folk i borgerservice på kursus

polsk således at når en polak kommer og henvender sig på kommunekontoret

selvfølgelig få sin service fra den danske stat på polsk

at jeg dér kan blive betjent på dansk

ønske om at man gerne ville sikre en god og effektiv information

med dobbelt så mange ansatte siden sidste kommunalvalg det synes vi ikke er

skal gå vi synes hellere at man i kommunerne skal have fokus på at informationerne

muligt men de skal også være i en passende mængde

er blevet lidt for flittige med de ord kan vi ikke

mig over at ordføreren erklærer sig enig i at

der hvor ordføreren så ikke er enig er

skal bruges der bruger ordføreren så det her billede med et vandrør eller en termostat hvor der løber vand

er sådan at at under halvdelen

bare sidde derhjemme og sige vi har nok ikke

der viser det sig jo at tre og firs procent af brugerne mener at teksterne på hjemmesider

og halvfems personer som har svaret på den her brugerundersøgelse

male fanden på væggen i stedet for jeg synes det er

mener faktisk at man overøser borgerne med

kampagner og jeg ved ikke hvad derfor er der nogle steder hvor man er nødt til at

overøste folk med unødige informationer

til at vi har valgt at lave regelforenkling og tvinger kommunerne til at offentligegøre færre ting

og det er rigtigt som ministeren var inde på at

det er et flot arbejde og godt gået

at under halvdelen af danskerne forstår en række af de ord som det offentlige bruger

så ikke enig i at det er et problem hvis man får et brev fra det offentlige og

at give dem endnu flere informationer og svaret er heller ikke at tvinge kommunerne til at sende folk på endnu flere kurser at overbebyrde kommunerne med endnu flere vejledninger at overbebyrde kommunerne med endnu flere lovkrav om at de skal være tilsluttet en bestemt hjemmeside og at de skal omformulere alle deres hjemmesidetekster standardbreve vejledninger formularer og lignende

i sf er vi ikke i tvivl om at den problemstilling der er baggrunden for forslaget her er reel ganske reel officielle sider og dokumenter kan være svært tilgængelige men det kan skyldes både et unødig kompliceret sprog

så sandelig også et regelsæt der enten er uklart eller

derfor vil vi også gøre opmærksom på at lige præcis på det sidste område er der et stort potentiale for forbedring og hvis der er nogen der tror at vi igennem de sidste ti år er blevet afbureaukratiseret

fået lettere tilgængelige tekster fra regeringen

tror jeg altså at de tager fejl der er et betragteligt forbedringspotentiale den løsning der peges på i forslaget her

på nogle områder er der altså faktisk gjort en stor indsats for at forbedre sproget så det bliver mere enkelt og dermed mere tilgængeligt for borgerne men det er vigtigt at slå fast

gøres bedre men det er der også en del mennesker der arbejder med sf synes nu at der må være andre og mere smidige måder at arbejde med det her emne på

sætte regeringen i gang med handlingsplaner på området vi mener faktisk godt at det kan lade sig gøre på anden måde

er uden tvivl brug for at vi arbejder med sprogkulturen

fremover vi vil meget gerne være med til at

kigge på hvordan det kan gøres vi finder altså faktisk at det er vigtigt at det sker inden for rammerne af de enkelte områder i den offentlige sektor og med basis der og så finder vi jo som sagt at det er vigtigt at det også sker så ubureaukratisk

kommunalpolitiske anliggende her i folketingssalen

herre hans kristian skibby har en ny historie fra en socialdemokratisk ledet kommune hvor de har begået en række fejl

for at sende det videre til de lokalafdelinger vi har i områderne

har overset som de må gribe ind over for og klage over i det her tilfælde vil jeg gerne sige

voksende anvendelse af kommunikationsmedarbejdere at

vidende om at vores byrådsmedlem i aarhus allerede har givet udtryk for at hun synes

sikker på at de alle sammen er ansat for at sikre at de

bliver sendt ud til borgerne borgerne er letforståelige jeg har et indtryk af at så vel den socialdemokratiske borgmester som også nogle borgerlige rådmænd

de nedskæringer de gennemfører slet ikke er nedskæringer men i

skibby har været med til at skabe for aarhus kommune at

slags bortforklaringer men lad det bare være en bemærkning

følger de indlæg han kommer med med

trænge til lidt kritik af en eller anden grund

bare sige om de synspunkter

er jo bestemt til at diskutere

som ofte har svært ved at forstå de ord og begreber der indgår i skrivelser fra det offentlige når det kun er

halvdelen af befolkningen ingen problemer har det er jo rigtig godt for dem

det tror jeg sådan set på

det er rigtig vigtigt at alle mennesker faktisk forstår de henvendelser der kommer fra

har med at gøre jeg synes også det er bemærkelsesværdigt at de i skat

haft skiftende venstremænd som som minister alligevel har gennemført nogle af de initiativer som vi foreslår her der har faktisk haft rigtig stort held med at få bedre resultater med

folks forståelse af hvad der står i de henvendelser

burde andre myndigheder også kunne det

jeg indrømmer at vi efterhånden har fået en arbejdsmarkedslovgivning som er endnu mere indviklet end skattelovgivningen

at det må være muligt det er lidt svært

på venstres ordfører at det ville have den særlige charme at det ville give kommunerne flere penge tak for tippet jeg havde sådan set helt overset at dette var endnu et snedigt forsøg på at flytte penge fra staten til kommunerne men hvis det er sådan det er tænkt

kun vores støtte til forslaget vil jeg sige

alvorligt når det både er enormt ressourcekrævende og vil kræve rigtig mange ekstra ressourcer

må man ligesom vælge om det er det ene eller det andet man synes

at sandheden nok er den at det i en vis udstrækning

godt ord igen ovre fra københavn men det har vi taget fat på det har vi styr på og det arbejder vi med alle de forslag i

to gange i hvert kontor hvis man i forvejen

er mange steder hvor man godt kunne trænge til inspiration

her forslag er jo et forsøg på at beskrive hvordan

arbejdet kan blive inspireret fremadrettet

med det her beslutningsforslag omkring den her udfordring som

i kommunerne til gengæld må vi så arbejde på at der faktisk følges op på

en problemstilling overalt hvor vi har mulighed for at øve indflydelse

være en enkel ledig informationsmedarbejder i aarhus som ikke skal fortælle nye anekdoter for at forsvare håbløse rådmænds og borgmestres handlinger

forbedre kommunikationen til borgerne

tjekke den sidste nye opdatering på berlingske tidendes hjemmeside hvor de har lagt vores forslag op

til min store fornøjelse kan jeg se at der nu er en klar føring til folk der jubler over det her forslag der er faktisk syv og fyrre procent af dem der har læst artiklen der jubler

er jo et meget godt eksempel på god kommunikation og på at være i direkte dialog med

det er også det vi fra socialdemokratisk side sammen med enhedslisten forsøger at være med det her forslag

alvorligt når der er borgere der henvender sig til os og siger vi har mange gange svært ved at forstå de breve de tekster der kommer fra det offentlige når vi tilmed kan se

så tager vi det alvorligt og vil gerne gøre noget

holder en meget klar tydelig og letforståelig tale også en minister som på de områder ministeren arbejder med virkelig gør en indsats for at sikre bedre sprog så stor tak for det

at tale om alt det der rent faktisk fungerer alle de gode initiativer som blandt andet ministeren

også steder hvor der er plads til forbedringer der synes jeg at det er det er

er plads til forbedringer og gøre de ting vi kan for at lave nogle forbedringer der synes jeg vi har nogle helt konkrete forslag

som ikke er særlig bureaukratiske som ikke er særlig tvangsbetonede

men som er stille og rolige konkrete hjælpsomme krav der kan flytte tingene i den rigtige retning vi foreslår at igangsætte en plan

man bare helt stille og roligt opfordrer de forskellige offentlige myndigheder til at gennemgå de hjemmesider de har

vi foreslår en hjemmeside hvor man kan skabe noget debat om det offentlige sprog hvor man kan lægge eksempler ind på

det kan være med til at skabe den fokus som også venstres ordfører efterlyser jo mere fokus på det her område jo bedre bliver vi det er derfor vi

kan skabe den fokus for vi tror at det kan være med til at vi alle sammen bliver bedre det samme gør sig også gældende med vejledningen

plage livet af de offentligt ansatte med endnu flere vejledninger med endnu flere løftede pegefingre

ordfører herre hans kristian skibby nærmest fik det til at lyde som om nej det er bare et spørgsmål om at vi gerne vil opdatere den viden der er på det område vi vil gerne have nogle af de gode fif og tricks som der blandt andet er fra det gode arbejde ministeren

skrevet ind i en vejledning så vi er mest muligt opdateret hvis man allerede er godt i gang med det

skal laves før vi kommer helt derhen hvor det er

så vil vi ikke tvinge nogen til uddannelse og vi vil ikke sidde herinde på slotsholmen og

vi skriver bare stille og roligt i vores forslag lad os nu sikre at det bliver prioriteret er der offentligt ansatte

så er det en god idé at få god uddannelse på det her område så der skal være plads til at

jeg fornemmer jo at der her i folketingssalen er meget stor interesse for området

muligt på området er der svære ord skal vi prøve at

sige ja til det her beslutningsforslag hvorfor så ikke tage imod den her idé men nej man vil hellere skyde det

det handler om tvang og bureaukrati ok

haft muligheden for at vende og dreje argumenterne her i folketingssalen

det er et demokratisk mål i sig selv at skrive så flest mulige forstår det det med at man får fremmedgørende tekster fra det offentlige hvor der er fremmedord man ikke forstår osv skal vi holde os væk fra vi må altid sørge for at skrive

på forbilledlig vis skal vi alle sammen lade os inspirere til at kommunikere klart og tydeligt så hvis ikke vi har fået andet ud af det her forslag

i hvert fald fået sat den dagsorden og det er vi rigtig glade

han skal men jeg synes

en historie på berlingskes hjemmeside

endnu flere der jublede efterfølgende har jeg haft nogle rigtig dårlige venner på facebook der har

men udtryk for at der ude i den danske befolkning er en sund jubel over det her forslag syv og fyrre procent er alligevel noget

lige

fantastiske meningsmåling som jeg synes er

bruge tre og tyve million kroner på at have kommunikationsmedarbejdere ansat

fem og tyve hjemmehjælpere hvis man bare valgte at

vi fra socialdemokratisk side meget skeptiske over for

selv om det er en højreorienteret avis måske en af de allermest

aviser som vi jo kritiserer den for at være så er der faktisk et klart flertal af folk der udtrykker jubel over

vores forslag det glæder os og det gør også

med hensyn til aarhus og borgmester herre nicolai wammen og de initiativer han har taget

informationsstrategi og ansættelse af medarbejdere

vil jeg sige det på den måde at jeg tror at man altid skal være meget påpasselig med at tro at man får mere kommunikation ud af

ansætte nogle flere men jeg vil ikke stå og gøre mig til dommer her på folketingets

hvad man gør i den ene eller den anden kommune som i en række andre

skal man have mulighed for det der tror vi på det kommunale selvstyre der ville

at man ikke skal have centralisme og at man ikke skal pålægge kommunerne

tillid til at det finder kommunerne selv ud af at prioritere

jævnfør den kritik enhedslisten har rejst af den pågældende beslutning

kommunaludvalget hvis ingen gør indsigelse betragter